udsættes til torsdag den tolvte maj to tusind og seksten

spørgerne skal huske på at der også skal være noget plads til ministeren til sidst så

vi tjener os alle sammen bedst værsgo til

schweiz fra luxembourg og senest panama papers har vist hvordan virksomheder og enkeltpersoner ved hjælp af kringlede selskabskonstruktioner aggressivt spekulerer i ikke at betale skat i de lande hvor de har tjent deres penge fællesskabet bliver snydt og det er undergravende for almindelige borgeres tillid til vores skattesystem og særlig følsomt er det selvfølgelig for et skattefinansieret velfærdssamfund som det danske for alt imens milliarderne yngler skattefrit i palmernes skygge på cayman

eller i panama eller hvor det er ja så mangler

jo i den fælles kasse til at investere i hjemmehjælpere og jernbaner pædagoger og sygehuse det undergraver vores fællesskab og det er et redskab for kriminalitet og hvidvaskning og et skjul for penge der er fremkommet ved hjælp af organiseret kriminalitet så det er

økonomisk men også i en mere principiel forstand er det

i sin essens udemokratisk hvis vores fælles beslutninger i et demokrati kan ignoreres og undergraves af en lille gruppe af superrige så grænseoverskridende skattespekulation og brug af skattely er en kæmpe udfordring for både det danske og det internationale samfund og har været det længe lækagen af panamapapirerne har også vist at danske banker medvirker til at oprette selskaber og konti i notoriske skattely uden at sikre at skatten bliver betalt det er en køn tak for at vi som samfund har hjulpet de samme banker igennem finanskrisen derfor har det undret os og også andre kan

syvtommersøm at

altså skatteunddragelse og også international skatteunddragelse via skattely er et højt prioriteret emne for mig og for regeringen forespørgslen

udspringer jo af de rystende afsløringer vi så tilbage i to tusind og fjorten om multinationale selskabers hemmelige skatteaftaler med luxembourg

den massive brug af hemmelige skatteaftaler og skuffeselskaber afsløret

i de to læk finder

amoralsk og urimeligt over for alle dem der betaler den skat de skal

mod alle lovlydige borgere det skal stoppes og minimeres i det omfang det overhovedet er muligt da det er skadeligt

der heldigvis vil jeg så sige bred enighed om både i danmark og i udlandet og derfor ikke enig med herre jesper petersen

er ret enige om vigtigheden af dagsordenen

netop det forhold at der internationalt er enighed om at vi skal bekæmpe brugen af skattely og ikke mindst skatteunddragelse er efter min

opfattelse helt afgørende og det er regeringens klare opfattelse

gøres noget men at enegang fra dansk side ikke er vejen frem det i virkeligheden batter er samarbejde hvor det internationale samfund står sammen og sender ikke blot et klart signal men også

der ikke har forstået budskabet om at vi ikke vil acceptere skattely og ulovlig skatteunddragelse regeringen ser det som en international opgave der skal løses internationalt og det arbejder vi

jo også glædeligt at der er fremdrift både i eu og i

er dér resultaterne skal skabes

var det læk der førte til at eu i to tusind og femten vedtog regler der indebærer at aftaler mellem skatteydere og skattemyndigheder om deres skatteforhold skal udveksles automatisk mellem eu landene samarbejde mellem skattemyndighederne baseret på internationale standarder er

i takt med at resultaterne skabes er det yderst vigtigt at skat udøver en selvstændig og aktiv myndighedsrolle og følger op på at anvende de forskellige muligheder

forbindelse med lækkede oplysninger om den såkaldte hsbc sag blev skat i foråret

kritiseret for først sent i forløbet at have gjort noget aktivt for at få oplysningerne det har både den tidligere skatteminister og skat skat beklaget skat sikrede samtidig internt fokus på hvordan sådanne sager fremover skulle håndteres jeg har noteret mig at socialdemokraternes formand blandt andet benyttede sin første maj tale til at fremsætte sytten forslag fordelt på fem indsatsområder med det formål at imødegå brugen af skattely

overordnet set tager jeg konstruktivt imod gode ideer til hvordan vi i fællesskab kan begrænse og forhåbentlig eliminere skattely og skatteunddragelse det er en fælles dagsorden som jeg altså tror næsten alle partier i folketinget har et ønske om at gøre noget ved udfordringen ligger altså ikke i at skaffe halvfems mandater som det gør på en række andre områder men derimod at sikre at det vi gør rent faktisk også har en reel effekt regeringen er naturligvis åben over for at se nærmere på forslagene fra socialdemokratiet

den mest fornuftige vej til at bekæmpe skattely og skatteunddragelse er altså ved at styrke det internationale samarbejde og den del af den plan som socialdemokraterne har frem kan vi fuldt ud tilslutte os

fra flere sider været rejst spørgsmål om bankernes rolle i forbindelse med lækket fra advokatfirmaet i panama regeringen tager naturligvis bankernes rådgivning alvorligt

skridt til politiske drøftelser når finanstilsynets redegørelse om bankernes rolle

to tusind og seksten har finansministre i eus fem største lande i et åbent brev foreslået at der indføres global udveksling af registeroplysninger om reelle ejere ifølge forslaget skal oplysningerne fra ejerregistrene udveksles automatisk mellem landene for

skattemyndighederne kan identificere enheder og arrangementer der involverer skatteunddragelse det foreslås endvidere at

skal stå for udvikling af fælles internationale standarder for registrene og for udveksling af oplysninger mellem landene det er et forslag den her regering hilser

træde i kraft fra første halvår to tusind og sytten man skal heller ikke glemme det allervigtigste redskab nemlig den automatiske udveksling af bankoplysninger efter

common reporting standard det system indebærer at hvis en dansker åbner en konto i udlandet

får myndighederne automatisk oplysningerne på samme måde som hvis

til dato er der en hundrede og en jurisdiktioner der har underskrevet aftalen

min opfattelse at hvis man har oplysninger der kan hjælpe skat med at afsløre skatteunddragelse

midten af to tusind og sytten kommer til at give skattevæsnet

nogle stærke redskaber til netop at komme ulovlig skatteunddragelse og skattely

den støtter den danske regering og vi bakker

må bare minde om

blive enige om definitionen på skattely

folketinget men men det spørgsmål udestår

danmark også støtter langt hen ad vejen det handler om at

sine aktiviteter inden for eu

overskud og betalt skat og forslaget omfatter koncerner med en omsætning på over fem

række punkter hvor regeringen overordnet set er på linje med de udmeldinger som andre partier er kommet med herunder socialdemokratiet med deres plan for at imødegå brugen af skattely det er imidlertid afgørende for regeringen at tiltagene har effekt og er balancerede og lad mig tage eksemplet med forslaget om hårdere straf det tenderer efter min opfattelse mere symbolpolitik

tenderer symbolpolitik en øget straf for skatteunddragelse rejser et principielt spørgsmål om strafniveauet for tilsvarende grove økonomiske forbrydelser

skal fastholdes desuden

jo ganske tvivlsomt om det vil have en reel effekt problemet

det er om det kan bevises hvad den strafbare handling er og den væsentligste metode til at bekæmpe skattely er at arbejde for at sikre

effektiv udveksling af oplysninger mellem landene informationsudveksling er afgørende element for effektivt

skattesnyd og eventuelt gøre et rådgiveransvar gældende og det er det jeg og regeringen ønsker at arbejde for

skal det som nævnt ske internationalt med afsløringerne fra panama er debatten om brug af skattely

højaktuel det skal udnyttes

om tiltag der presser skattelylandene maksimalt

det er danmark der er problemet i den debat men nok nogle andre lande

at panama nu har tilsluttet sig den globale aftale om automatisk udveksling af oplysninger det må siges at være et skridt i den rigtige retning og det viser at internationalt pres og fokus på et skattelyland har en

som verdens skattely holder hånden over og under det antages af europa kommissionen at alene medlemslandene i eu årligt går glip af samlet tusind milliard euro i skatteindtægter på grund af skatteunddragelse og skattespekulation det er lige så mange penge som der er afsat til hele eus næste syv årige budget ser man på hvilke konsekvenser den manglende skattebetaling har for verdens fattigste lande

er det jo til at blive helt rødglødende over

hvad man kunne skabe i fællesskab og for fællesskabet med de mange penge det kalder helt kalder helt enkelt på politisk handling mens socialdemokratiet havde regeringsansvaret var vi over området som en høg vi skærpede lovgivningen vi øgede mandskabet i skat til at forfølge skatteunddragelse og vi gennemførte en ambitiøs skattelypakke der omfattede en offensiv international indsats åbenhed om virksomheders ejerskab og anbefalinger for god skatterådgivning en pakke hvori venstre i øvrigt

elementer men vi er langtfra i mål virkeligheden og avisforsiderne bevidner det og for nylig fremlagde vi derfor en plan for de næste skridt vi mener kan tages for at intensivere kampen mod den skattesnyd der undergraver

som samfund må slå igen når velhavere undergraver det fælles for egen vindings skyld overordnet mener vi at hvis man snyder og flytter penge i skattely skal man straffes hårdere og hvis man som rådgiver hjælper med at snyde i skat skal man gøres ansvarlig for det og skal kunne miste retten til at rådgive vi vil gerne bruge flere penge på skat og på medarbejderne

og får jo på det her område nye informationer og nye opgaver

så mener vi at danmark skal gå foran og sikre både fælleseuropæiske og globale regler så vi sammen kan slå hårdt ned på skattelylande der er mange der har

lidt opgivende holdning til hele det her spørgsmål og

er enormt vigtigt at vi fra politisk side får slået fast at den accept må man ikke have

ii forhandlinger om et mandat til regeringens internationale indsats på danmarks vegne kunne man også forestille sig regeringen siger at den gerne vil gøre mere internationalt men vi savner jo at den siger hvad den faktisk hvad vil den egentlig gøre for at modarbejde de fodslæbende og modvillige lande der jo altid vil findes regeringen tager tilsyneladende imod gode ideer men har ikke rigtig selv nogen regeringen vil ikke afsætte flere ressourcer til skat selv om man modtager et stigende antal nye oplysninger om potentiel skattesvindel regeringen vil ikke aktivt indhente oplysninger fra informanter der kan afsløre svindel men vil vente og se om andre lande vil dele oplysninger med os og regeringen siger at skattely skal bekæmpes via eu men har ikke hentet mandat i europaudvalget til for alvor at tage kampen op selv om de tekniske forhandlinger

det er jo altså tankevækkende at hvis der er en arbejdsløs i danmark der kan anses for at have det lidt for godt så er regeringens idérigdom grænseløs hvad angår snedige måder at forringe kontanthjælpen og arbejdsmarkedsvilkårene

slår regeringen lidt overbærende ud med armene

det er simpelt hen ikke godt nok de velhavere der har gemt deres formuer i panama og andre steder har ikke opfyldt deres del af kontrakten med fællesskabet et fællesskab der har betalt for deres uddannelse

er en stærk økonomi der gør at de tjener penge på at operere her derfor skal man naturligvis også betale

vi også gjorde så sent som december to tusind og fjorten hvor vi fra dansk

rigtig fint hvis man kan fortsætte

man kan bekæmpe det så det er ganske godt at vi har den her debat i dag

gerne bare starte med at slå fast at vi i

brugen af skattely og aggressiv

sidder og rådgiver omkring brugen af det bekæmpelsen af skattely er jo et kompliceret område hvor man ikke ligefrem kan sige at løsningen ligger lige til højrebenet hvilket man også klart kan se fordi det er en international problemstilling som rammer stort set alle lande men det viser jo også

at udfordringen og problemet skal løses på internationalt plan og derfor bakker vi jo fuldt op om at vi fra dansk side går aktivt ind igennem de kanaler som vi aktive i blandt

om initiativer som for eksempel kan være en sortlistning af

for at man får de rigtige missionsudvekslinger og

for at der bliver beskattet rigtigt i de forskellige lande

er afgørende for dansk folkeparti når man kigger på skattely og

internationale perspektiv i det er jo at man får udvekslet oplysninger at man kort sagt får skabt en gennemsigtighed så man kan se hvem der er de reelle ejere bag et selskab men også hvor pengene er tjent så vi derved sikrer

skal være

i forhold til det danske hvor jeg tror at hovedudfordringen ligger på internationalt plan men vi skal jo selvfølgelig i danmark også sørge for at feje for egen dør og derved sikre at vi har de mest robuste regler så vi sikrer at det ikke er danmark der bliver brugt som skattelyland

opdagelsesrisikoen hvor straffen jo er de sanktioner vi kan give til dem der snyder og dem som eventuelt rådgiver i at snyde de skal selvfølgelig være markante men jeg tror faktisk at det er den anden del som er den mest væsentlige og hvor det halter mest og det er opdagelsesrisikoen

vi skulle helst hen til en situation hvor man faktisk via myndighederne selv kan opspore de ting og ikke vente på at

lækker forskellige oplysninger noget af det vi skal have kigget på som jeg også

er jo om vi har de rigtige indberetningspligter til banker og rådgivere her tænker

både på selve pengeoverførslen men

forskellige stråmænd eller andre ind som mellemled

også lige fremhæve her i min tale at jeg synes det er positivt at vi bredt blandt partierne bag det

deres første opgave bliver at kigge på om vi nu har de mest robuste regler

skal købe oplysninger af folk som har tilvejebragt dem

ret bredt i folketinget har sat det initiativ i gang i forlængelse i forlængelse af den debat vi har her i dag men som sagt

på den internationale del af det for

for eksempel er nordea luxembourg eller jyske bank gibraltar altså

så det er også oplagt at det gør at vi skal kigge på den internationale løsning

her til sidst bruge lidt tid på at sige hvad jeg så tror der ikke er en løsning og det er jo den som der har været foreslået blandt andet af nogle skatteadvokater om at man skal lave sådan en amnestimodel altså hvor man sætter en strafnedsættelse for dem som melder sig frivilligt det synes vi

at de skulle kunne se at det vi egentlig måske potentielt laver som et

være at vi satte straffen ned for dem som har rigtig mange penge

kan flytte rundt mellem landene med dem det synes vi ikke

i forhold til skattemoral som man godt kan sige er

være gavnligt hvis man så som initiativ mod skattely vælger at sige at man skal have

til vedtagelse op på vegne af socialdemokraterne dansk folkeparti venstre alternativet radikale venstre sf og konservative folkeparti og det lyder

sikrer at det nye skattelovråd hurtigt afdækker omfanget af skattely og hvordan det kan begrænses aktivt støtter bestræbelserne i eu og

mod skattely og indleder politiske drøftelser med henblik på forhandlinger når finanstilsynets redegørelse om bankernes rolle

er helt oplagt at vi får kigget på om man nu også har de rigtige redskaber og ressourcer til det

sige at det er nødt til at komme fra skatteministeriet

ressourcer jeg vil bare sige at kommer man med den vurdering at man har brug for ekstra bemanding for at kunne

følge op på dem så er vi også villige til at være med til at finde de

må vi jo kigge aktivt på det i folketinget for finde en finansiering til det for det er vi inde over men jeg har ikke overblik som skatteordfører

stilfærdigt siger at kommer der et ønske om eller en vurdering

visse banker advokatvirksomheder og revisorer har optrådt som villige guider desværre lad mig klart tage afstand fra de tilfælde

skjult kan myndighederne ikke finde pengene og opkræve den retmæssige skat eller kontrollere om skattelyet er lige så meget skjul som det er hvidvask af midler skaffet gennem alvorlig kriminalitet desværre

skattesnyd er beklageligt og også mere end det

til skade for samfundet og det på langt

end blot den manglende skattebetaling når nogle personer sætter deres penge væk fra myndighedernes søgelys

rammer det tilliden hos andre skatteydere hvorfor skal en tømrermester eller en lærer eller en mellemleder betale sin skat når andre tilsyneladende kan gå fri at sende penge i skattely indebærer at gemme dem for myndighederne

og det kan man kun beklage fælles for de seneste års store læk og skandaler er at de ud over at pådrage sig bogstavsrimende navne og stor opmærksomhed i offentligheden går på tværs af landegrænser skattely er et internationalt problem som skal bekæmpes internationalt danmark gør sig gældende i regi af eu og

problemerne med skattely

panama papers lux leaks og så videre forarger og det er med god grund med det udgangspunkt at det er nemt at drage den hastige konklusion at så må straffen sættes op og lovgivningen om bankerne strammes endnu mere

udover eventuel fængselsstraf skal man også betale en bøde svarende til den skat man har undladt at betale og hvad bankerne angår ser vi desværre at nogle banker agerer velvillige rådgivere når det kommer til at undgå at betale skat

ikke i orden og den aktuelle sag om panama papers er en anledning til at minde om bankernes ansvar derudover skal vi sige at bankernes indberetninger til statsadvokaten for særlig økonomisk

ifølge finansrådet er steget markant over de seneste år blandt andet som følge af eus hvidvaskningsdirektiv bankerne leverer værdifuld adgang og materiale til brug for skat der er brodne kar og dem skal vi slå ned på det er også kun i branchens egen interesse interesse men jeg mener ikke at det er en grund til at

i denne sag vi har bedt finanstilsynet om at kulegrave det her og komme med en redegørelse og på den baggrund vil vi se hvad der er behov for jeg glæder mig over at der på de store linjer er bred politisk enighed herhjemme om at skattely og skatteunddragelse skal bekæmpes

det er et vigtigt skridt på vejen mod en stærk dansk stemme i international sammenhæng hvor skattely rettelig bør bekæmpes venstres holdning er at

indsats mod skattely på vegne af venstre skal jeg meddele at vi støtter dansk folkepartis

vedtagelse og lad mig lige tilføje at vi jo også er rigtig glade for at vi netop for nylig har fået vedtaget land

land rapporter i i folketinget på baggrund af

bringe os tættere på en lovgivning hvor vi kan

sfs ønske at vi skal have flere midler

kser kommanditselskaber

kapital i danmark på det er

tidspunkt mener vi ikke at der er behov for yderligere her men vi følger det nøje for hele

emnet her men men det kan man godt tale om alligevel

der er historier om at de bliver brugt som skattely i danmark men der

som ikke bliver brugt som skattely og det skal man huske på

det er ikke alle der gør det så man skal i hvert fald hvis man skal gøre noget

være opmærksom på at man ikke ødelægger alle dem der holder sig

kommissionen men vi ved jo også at der er lande der er meget modvillige og modstræbende og prøver på at udvande den form for tiltag jeg synes jo

den grænse der er for hvornår man er omfattet af de her regler om at skulle aflægge land for land regnskab så man kan sørge for at skatten bliver

bliver tjent der skal man jo altså have

million euro før man er omfattet af de regler

beløb på helt ned til fyrre million euro som jo er en beløbsgrænse der på andre måder bruges i eu systemet er det noget regeringen og venstre støtter altså

flere selskaber omfattes af land

så derfor kan jeg ikke fortælle dig hvad der præcis sker til forhandlingerne men det er

at det er den dagsorden der er uanset hvem der har magten i danmark

de lande der presser på for at vi skal komme længst muligt i

tilstrækkeligt når det fremgår at

virksomheder med en indtjening på over

det en særlig aktiv måde at forholde sig til kommissionens forslag på min holdning er at hvis man forholdt sig utrolig aktivt til det her

vi skal have sat beløbet ned for hvilke virksomheder der er omfattet så vi får flere virksomheder med og vi skal selvfølgelig sikre at det ikke kun er en land til land rapportering inden for eus grænser

set amerikanerne gøre i forhold til en schweizisk bank hvor man har sagt vi skal have oplysninger

de og de personer som har benyttet skattely og som er i jeres bank

en straf på tredive procent på alle overførsler som i laver til vores land usa

jo eu modstandere vi har nogle holdninger til hvordan eu grundlæggende set skal indrettes på en anden måde

da ikke dummere end at vi i et eu der eksisterer gerne vil benytte de muligheder der er og her er

indlysende mulighed for rent faktisk at benytte et værktøj der eksisterer så hvorfor kan vi ikke få en tilkendegivelse fra venstres ordfører

at det bliver en lidt mere vidtgående model i stedet for den

jeg tror da godt vi kan pres gennem eu og det forsøger vi også på at gøre men man skal heller ikke tro

de borgerlige herunder dansk folkeparti

for eksempel koster milliarder af kroner hvert år og også koster milliarder af kroner i to tusind og seksten og så er der jo

flere ansatte i hjemmeplejen flere sygeplejersker på hospitalerne i det hele taget

penge nok i det her samfund hvis bare vi tager dem de rigtige steder derfor er det jo også utrolig vigtigt at vi ikke har et samfund hvor velhavere kan benytte sig af skattesnyd og gemme deres formuer i skattely mens alle vi andre

skal gøre noget internationalt og der sker heldigvis en masse ting internationalt og skattely er i høj grad kommet på dagsordenen de sidste ti år

i verden ikke vil finde sig i at der der bliver snydt med skatten i skattely på den måde som det stadig sker så der sker meget og der skal ske meget

man sige den primære indsats skal ske men vi skal jo også se på hvad det er vi kan gøre nationalt det er her

også i de samråd vi har haft med skatteministeren har det

der skal ske en masse internationalt men ellers skal vi have ro på og

ikke nødvendigt at gøre så mange ting nationalt fordi det hele handler om ting man kan gøre internationalt

nogle af de ting som enhedslisten har været fremme

at vi skal kigge noget mere på de rådgivere som rådgiver om

sådan at der ikke er en eneste rådgiver der er blevet straffet for eller sat i fængsel for at have hjulpet til med med rådgivning om hvordan man ulovligt kan gemme sine penge i skattely selv ikke i forbindelse med de store selskabstømmersager fra nitten

eneste rådgiver

lovens lange arm komme efter en men vi har desværre på rådgiverområdet en lovgivning

risikofrit for rådgivere at rådgive om hvordan velhavende mennesker kan gemme deres penge ulovligt i skattely det skal vi simpelt hen have ændret vi skal kigge på straffeloven

at vi i højere grad kan se på hvordan rådgivning i sig selv kan gøres strafbar uafhængigt af hvilken konkret

tvinges til hvis ikke de vil indgå frivillige aftaler at offentliggøre hvilke selskaber de samarbejder med i skattelylande det ville være utrolig rart at vide for bankernes kunder for os som politikere for

de banker som ikke benytter sig af den slags skumle samarbejdspartnere at få at vide hvilke samarbejdsrelationer banker har med den her slags selskaber som for eksempel mossack fonseca i panama sidst men ikke mindst

skal vi altså se på hvordan vi kan tilføre skat mange flere ressourcer jeg har sagt det mange gange fra den her talerstol og jeg bliver nødt til at sige det igen for der er endnu ikke kommet en tilkendegivelse fra regeringen eller fra et flertal i folketinget om at man ønsker at tilføre skat flere ressourcer skat skal over de næste år frem mod to tusind og nitten spare over en milliard kroner i to tusind og nitten vil skats budget være over fem hundrede million kroner mindre

det er selvfølgelig også noget som vil gå ud over kampen mod skattely så flere ressourcer til skat skal vi også have

sige at enhedslisten kan støtte det forslag til vedtagelse der er fremsat det går langtfra langt nok det er vattet og jeg tror vi havde fået et mere præcist og godt forslag hvis oppositionen var gået sammen i dag men der står ting som vi er enige i så enhedslisten vil

har vi at gøre med et område hvor højere straffe rent faktisk virker det ved vi og det er derfor at vi i enhedslisten siger at på det her område giver det rent faktisk mening

høje straffe så

det er faktisk ikke så meget selve strafferammen som som enhedslisten fokuserer på at hæve

den er otte år man kunne hæve den til ti år det vil ikke gøre den store forskel det som er vigtigt i forhold til det

er at kigge på rådgivernes ansvar og at kigge på hvordan man særskilt kan

kriminaliseret se på hvordan rådgivningen i sig selv kan være kriminel ligesom

anerkender at straffen også har en betydning

man ikke er enig i at den store

lille både internationalt

får informationer fra et skattely om at det er foregået uden at den

dømt i forbindelse med en konkret sag omkring skattebedrageri

at en sag skal skæres til af en anklager ved en domstol og der ser vi jo at rådgiveren bliver skåret fra derfor er det vigtigt at vi får fokus på hvordan rådgivernes ulovlige skatterådgivning kan blive dømt hvordan vi kan sikre at folk der snyder og bedrager

milliard kroner at drifte og vedligeholde når man vælger at sige at

skal sænkes hvilket alene koster to milliard kroner i to tusind og seksten i i forlængelse af skattereformen og tolv når man vælger at sige at selskabsskatten skal sænkes hvilket man også gjorde i to tusind og tolv og det alene koster tre milliard

indlysende at der er penge nok i det her samfund hvis bare man vælger at bruge dem de rigtige steder

hvad man mon kunne købe for alle disse fantastiske penge flere sygeplejersker flere skolelærere mere af det hele

det friholder en fra at se lige derhen hvor man selv står

tilbage lå krukken med guld i nordsøen

i danmark behøver vi ikke tage hænderne op af lommerne og ændre på de grundlæggende strukturer der sætter væksten og velstandsskabelsen i stå vi skal ikke forholde os til at

er alt for få om at forsørge alt for mange vi skal ikke tænke på at vores skattetryk sætter virksomhederne og iværksætterne i stå og skræmmer investeringer ud af danmark

sammen at danmark bliver mindre og mindre økonomisk bæredygtigt

der venter en krukke med guld for enden af regnbuen liberal alliance bliver

diskussioner om skat og skattesnyd

vi godt bære vi har gjort det helt klart at vi ønsker at bekæmpe økonomisk kriminalitet benhårdt og det er vi heldigvis ret gode til

rodfæste sig i danmark heldigvis viser undersøgelser fortsat

af de mindst korrupte lande i verden den verdensomspændende skandale om panama papirerne ser ud til primært at handle om

to ting økonomisk kriminalitet og korruption det er en adfærd vi ikke vil tolerere og vi ønsker at dygtige embedsmænd skal samarbejde internationalt for at bekæmpe sådanne former for kriminalitet vi føler med de befolkninger der må trækkes med korrupte statsledere og oligarker der stjæler deres penge og gemmer dem i andre lande vi vil gerne hjælpe dem der hvor vi kan

venstrefløjen har en forhåbning om at der

men alt dette ved vi endnu ikke ret meget om og derfor er det også ganske svært at diskutere

at vi diskuterer løsning af problemer når vi kender problemernes omfang men vi møder naturligvis op her i dag når et flertal af partier har ønsket at diskutere problemerne selv om man fortsat ved meget lidt

en liste med fem og tres personer angiveligt er impliceret i skandalen om panama

vi ved heller ikke hvor mange penge der er tale om og hvorvidt der er tale om kriminalitet skattesnyd eller lovlige transaktioner jeg ved godt at venstrefløjen om lidt vil gå agurk i farver og striber fordi

ikke vil tilsidesætte retssikkerhedsprincipper og hensynet til lovlige aktiviteter nu og her

karakteren af problemerne det får være

analyserer før man handler og at vi slår hårdt ned på kriminalitet og tager en sober debat om økonomiske transaktioner over landegrænser

folketinget tager skatteministerens redegørelse til efterretning folketinget noterer sig herudover at regeringen sikrer at skattelovrådet som etableres ser på reglerne og omfanget af brugen af skattely

guldkrukke for enden af regnbuen eller måske gør der

eller ej det er dog lidt tankevækkende synes jeg at på den høring

før to tusind og ni hvor man var med til at lave de konstruktioner

selv taget afstand fra så helt sådan ondsindet venstrefløjens retorik er det vel ikke nu snakker liberal

hele konceptet med skattely er jo at det er hemmeligt hvad der foregår at man bevidst vil skjule sine midler for at undgå beskatning eller undgå at politiet skal få fat i noget der er fremkommet ved økonomisk

men man kan jo spørge nationalbanken

der prøver på at kortlægge de pengestrømme der er så får man rigtignok forskellige beløb men der er ingen som helst tvivl om at der foregår massiv kriminalitet massiv skatteunddragelse

samfund og lande over hele verden

liberal alliance har udstillet sig selv totalt

tale der er blevet holdt og hvis det er liberalisme at undergrave presset mod

af en krukke med guld som man ikke ved om findes eller ej det kan man godt gøre jeg foretrækker at vi får indsigt og den indsigt skal vi selvfølgelig nok få når når vi forfølger de her sager og ser hvad de fører til det synes jeg er ganske udmærket og det gøre vi skal bekæmpe kriminalitet og vi skal bekæmpe skattesnyd så jeg ved ikke hvad

vi løser problemer på beskæftigelsesområdet sætter vi os ind i hvad problemet er før vi foreslår en løsning det er fuldstændig almindelig logik og det kan herre jesper petersen godt tale op til igen en eller anden dæmonisering

fuldstændig logisk fremadskridende rationale at man skal analysere tingene

hvor mange penge vi går glip af med hensyn til danmark

og tyve milliarder årligt

som et liberalistisk parti synes at

er revisorer eller andre til at hjælpe sig med at slippe for at betale skat

har

ikke tale så meget mere om det eller forsøge at overgå nogen i hvor meget vi skal gøre

til vedtagelse forhåbentlig presset lidt på med

i dag var det liberal alliance der stod uden for fællesskabet vi

prøver også tit i alternativet sammen med andre

fru merete riisager siger

dele af det men jeg synes det er vigtigt at vi når liberal alliance går ud og forklarer hvorfor de er imod skattely men ikke ønsker at handle før de oplever at der er en ordentlig analyse prøver at lytte

godt være de faktisk har rent mel i posen altså at

faktisk ønsker at bekæmpe det samme som os

anden årsag ikke synes at alting er belyst og

der faktisk bliver kompromitteret ved det her det kunne være nogle erhvervsvirksomheder som bliver pålagt et eller andet

som faktisk ikke er i orden fordi alting foregår som

jeg har sagt at jeg i bund og grund er

det er liberal alliance jo også så hvis vi skal videre med det her på en måde hvor vi kan samle noget og ikke mindst samle noget uden for danmark skal vi simpelt hen kunne rumme at vi har en taler der

vi ude over det røde og det blå og lige nu synes jeg

at debatten herinde selv om jeg

at vi vi nægter at forstå hvad det egentlig er for nogen argumenter der kommer fra liberal alliance vi bliver nødt til at varetage de interesser som vores virksomheder her i danmark rent faktisk har om bankerne som vi havde i høring for nylig vil

få et kvæk ud af dem jeg var rystet over

ærgerlig over at vi ikke presser mere på at vi ikke forlanger mere af vores rådgivere og af vores finansielle sektor i danmark burde vi netop være nogle af

vi kan ændre os selv og der må vi bare sige

dygtig til at overvåge hvad det er der sker

rigtig rigtig langt fremme det kan godt være vi er på linje med de andre og det

vi da behov for at gøre det bedre og vi har behov for at investere massivt i vores skattesystem og tilføre mange ressourcer som vi

der mangler ejerskab i forhold til at løse de opgaver

ressourcer jeg synes det er vigtigt for at vi kan komme videre i de her forhandlinger at vi kigger på at danmark faktisk gør det rigtig rigtig godt vi kan gøre det bedre

vi nødt til at kunne imødekomme at de har nogle udfordringer som vi ikke har dem gav liberal alliance et bud på

er meget uenig i mange af tingene men vi bliver nødt til at kunne rumme liberal alliances holdninger på området også

som vi bliver nødt til at stå sammen om at bekæmpe derfor er det i sig selv glædeligt at der tegner sig så bred en vedtagelse og det er også glædeligt at den indsats vi oplever på internationalt niveau bliver bedre det ligger i den vedtagelse som vi bakker op

her i danmark og det er jo både når finansrådet barsler med deres redegørelse men jo

også når det nye skattelovråd får lov til at komme med deres bedste bud på hvordan det kan imødegås

sætter vi os sammen her i danmark

ingen tvivl om at der kan gøres mere

fra ministeren på to spørgsmål det ene handler om herhjemme jeg tror

fornemmelse af at

anden måde har haft mere travlt med

at gå efter de små fisk men måske lidt mindre nidkært efter

enkelthed om ministeren til stadighed arbejder på det det har ministeren

er ministeren men også finansministeren og regeringen som sådan der

at folk tror på skat og på den retssikkerhed vi skal kunne forvente fra skats side både for at undgå nidkærhed over for de små fisk men også for rent faktisk at gå efter de store fisk der ikke vil bidrage

er så i forlængelse af det som også

som skatteministeren udstyrer vores embedsmænd i bruxelles med for lige nu pågår der jo en meget intens stor diskussion i eu om hvor effektiv eu skal være

hemmelighed at der desværre er nogle lande i eu der ikke ønsker den stramning

ønsker det handler konkret

hvorvidt man skal have en offentliggørelse af regnskaber for alle lande som de pågældende koncerner har aktiviteter i altså ikke bare på eu grund men også uden for og det handler om hvilke virksomheder det her skal omfatte

og endelig er der en diskussion om hvilken information der skal være dækket af den her rapportering

har i forvejen så der er ikke store administrative omkostninger forbundet med at offentliggøre

fra bankerne og derfor kan jeg ikke forestille mig andet end at vores ihærdige skatteminister står helt op på stolen og bordet nede i bruxelles

diskuteret i ministerrådet og siger selvfølgelig er danmark blandt de

mest aktivt støtter en så effektiv landrapportering som muligt og hjælper de progressive kommissærer der kæmper den samme kamp i eu

en nølende dansk frikadelle dukken sig her det her er en sag som danmark kæmper og vi kæmper den hårdt og inderligt fordi det

rige danskere rigmænd fra hele verden der gerne vil sende deres penge i skattely det skal standses og derfor præsenterede sf helt tilbage i to tusind og fjorten efter de såkaldte lux leaks et

gøre det sværere at snyde i skat gennem komplicerede skattelykonstruktioner det gentog vi igen i år med et opfølgende udspil efter afsløringen

de såkaldte panama papers

vi bør præcisere i lovgivningen at man selvfølgelig ikke kan bruge et tredjeland som mellemstation for lyssky skattekonstruktioner som vi for eksempel har set med blandt andet luxembourg og panama vi kan ikke vente på at vi får ændret eu reglerne det skal vi også men danmark kan gøre langt mere end vi gør i dag

misbrugt i multinationale skattefuskeres sindrige konstruktioner desværre

at danske kommanditselskaber bruges til omfattende skjul af sorte penge og skatteunddragelse af udenlandske såkaldte investorer af mere eller mindre anløbende karakter desværre

søgelyset for aktivt at bidrage til skatteunddragelse og vi har i løbet af de sidste par dage set eksempler på en bank er under kraftig mistanke for ikke alene at bidrage til skatteunddragelse

går glip af mellem ti og tyve milliard kroner i manglende skatteindtægter fordi enorme beløb gemmes væk

det skal vi ikke finde os i

hvorfor skal jeg betale skat

det derfor vores samfundsmodel der er i fare regeringen efterlyser gode ideer og jeg genfremsætter gerne sfs forslag forslag som hverken venstre eller for den

skyld mange andre af folketingets partier ville stemme for men jeg er rigtig glad for at vi har den her diskussion i dag og at der også flere partier der kommer med konkrete forslag

de konkrete initiativer

hvert fald ikke selv skal lægge jord

snyde i skat på og der kunne danmark godt gøre langt mere nogle af de forslag sf har haft er jo en slags omvendt frit lejde hvor der bliver strengere straffe for skatteunddragelse fra første januar næste år men også boykot af banker revisorer og andre rådgivere der aktivt bidrager til

skatteborgernes penge skal jo ikke gå

jeg vil sige er at jeg

en vedtagelsestekst som bliver støttet af alle folketingets partier

det kan lade sig gøre indkalder os til til drøftelser fordi og er egentlig min afsluttende pointe uanset om man er blå eller grøn eller rød

at der er nogen der kan snyde fællesskabet så må vi politisk tage de kampe

og snyder fællesskabet men det er jo også sådan

en meget aktuel diskussion på på flere fronter vi lever i en mere global verden hvor penge kan flyttes hurtigere mere enkelt

de store problemer og den anden dimension er jo at der

i hvert fald hos nogle partier er sådan en slags fata morgana fantasi om hvor mange milliarder kroner det her handler om og hvor meget rigere fællesskabet kunne blive hvis vi bare alle sammen betalte noget mere i skat i danmark der er kendsgerningen jo den at vi bor i verdens mindst korrupte land vi har et meget transparent system

i retning af en mere effektiv ligning og større internationalt samarbejde

til lande hvor man ikke betaler skat som

man skal bare huske at betale skatten i danmark

rubricere alle investeringer i andre lande som som skattelypenge

der er brug for en skærpet international indsats

kommer mere op på dupperne vi støtter regeringens bestræbelser på at

at have en samlet og mere effektiv håndhævelse af reglerne det er internationalt at der kan gøres noget ved den her problematik det er svært

flytter penge ud af danmark i den forbindelse

at indføre en midlertidig

betalt den skat de nu engang skylder

det er et system der virker vi kan se i sverige hvor stor en succes

men det mest relevante er jo at se på hvordan

de kunne aflevere deres våben og der blev afleveret rigtig mange våben

man undgik rigtig meget skyderi på gaderne var det så forkert at

det kunne man godt diskutere men våbnene kom

parallel til en eventuel skatteamnesti

der var frit lejde og det fungerede rigtig godt problemet er her at vi har haft frit lejde

resultater hvis vi gør det igen

skat kommer efter dem og hvor der ikke er frit lejde

af relativt små beløb har snydt i skat

få frit lejde altså at de store fisk kan slippe mens

flere kræfter på dem giv dem en bøde lad dem betale den skat de skal betale og så får vi nogle bedre systemer og forhåbentlig et bedre internationalt samarbejde så det ikke kommer til at ske igen og vi kan jo se at det lykkes i sverige

et meget stort beløb ind og det er rigtig mange flere

folk som kommer til at melde sig under fanerne og også bliver registreret fremover så de betaler skat fremover

kan lade sig sig gøre med et længere forløb hvor man får flere penge i kassen og samfundet på den måde

man ser på sverige hvor man har fået flere til at betale skat også fremover

at bruge kræfter på dem så får de jo en situation hvor

og på at sikre et internationalt samarbejde der kommer til at virke så jeg er stadig væk på den vogn som som hedder at vi skal gennemføre en skatteamnestiordning som jo

en bøde og betale deres skat men det ville være til gavn for det danske samfund men

jeg hører faktisk ikke det som liberal alliances ordfører kom med som udtryk for at liberal alliance ønsker

legitimere skatteunddragelse eller noget som helst andet man maner bare i lidt større grad til besindighed

at finde ud af hvad der er i panamapapirerne før man

den tilkendegivelse vil jeg også komme med nemlig at når vi nu har noget mere viden og det har vi når finanstilsynets redegørelse foreligger så vil være nogle politiske drøftelser

og vækstministerens områder

sagt fordi vi har en fælles dagsorden

det radikale venstre

at tilføre skat flere ressourcer jeg siger bare i al stilfærdighed at et af de områder der faktisk har været opprioriteret som følge af en aktiv politisk beslutning under den tidligere regering er skattelyområdet og derfor er der

en og tyve årsværk i øjeblikket i skat og arbejder med skattely det er de mennesker der blandt andet har kig på de panamapapirer der er blevet offentliggjort derfor er spørgsmålet jo er der på nuværende tidspunkt behov for at tilføre yderligere ressourcer

ved noget mere om hvad der er i panamapapirerne og hvad der i øvrigt er inden for for området der er

men jeg maner også til en smule besindighed måske skulle

det kontrolprojekt der er og i øvrigt er blevet opnormeret køre og så tage den diskussion når vi har

ressourcer ikke slår til det skat fortæller mig er at man mener man er vel rustet blandt andet som følge af den her ekstra saltvandsindsprøjtning under den tidligere regering til at håndtere situationen så er der spørgsmålet om hvad vi gør

i det danske folketing men at vi løser det her internationale udenrigsproblem via internationalt samarbejde og via udenrigspolitikken

regeringen presse på for det og der er svaret ja det vil vi nu er det ikke mig som skatteminister der hopper på bordet

det kommer sig af at den konstruktion vi har i danmark hvor man har en skatteminister ikke

og derfor er det i regi af finansministeren nogle her ting foregår og

i regi af erhvervs og vækstministeren men det ændrer ikke på at regeringen aktivt støtter kommissionens indsats over for skattely

som kommissionen er kommet med så handler det om

at forslaget ikke går videre end nødvendigt således at der ikke offentliggøres forretningsfølsomme oplysninger således at flertallet af

som betaler den skat de skal ikke pålægges unødige byrder til skade for konkurrenceevnen

vi har svaret og så svar til herre rune lund at vi er gået

det ministeren siger er gået i tænkeboks men lige nu som jeg forstår det gang i tekniske forhandlinger på embedsmandsniveau om

er der jo danske embedsmænd der udsendes for at deltage i de arrangementer

der sker der noget på danmarks vegne

til dem altså på hvilken måde agerer danmark lige nu i de tekniske forhandlinger der er

man i eu får lavet en definition af hvad skattely i virkeligheden er og der er regeringens udgangspunkt at det er vigtigere at få lavet en definition

om hvad definitionen skal være men men der er det ikke danmark

og land for land rapportering der har vi bare det udgangspunkt at de regler er nogle der lige er trådt i kraft og skulle vi ikke starte med at lade de regler træde i kraft og få dem implementeret inden man straks farer til

helt af sig selv når man har et system der fungerer med en grænse på syv

ligger hvor den gør er også et resultat af en politisk beslutning så i stedet for bare at afvente at kommissionen kommer med et forslag og så løfter vi hånden når der bliver spurgt om der er nogle der kan lide det så skal man da være fremme i skoene og slås med de lande som vi ved altid er modstræbende så svaret på spørgsmålet udestår egentlig arbejder danmark i de tekniske forhandlinger nu for at man får grænsen sat ned at flere lande omfattes eller gør man ikke jeg opfatter

og så er mit spørgsmål til skatteministeren hvis nu de svar

tilbage kun giver et delvist indblik i hvad det er der foregår hvad vil så være skatteministerens holdning til ligesom at gå videre

lavet en større undersøgelse eller kulegravning af hvad det egentlig er der foregår i bankerne

man bliver jo enormt provokeret når man for en måned siden inde i landstingssalen for eksempel kunne høre en bank som nordea sige at alt det der skete var noget der skete før to tusind og ni og

med med at panamapapirerne blev offentliggjort om at nordea da søreme

døren åben for jeg ønsker at de her ting skal frem jeg forstår ikke

de mennesker og den griskhed der ligger bag ved at man ikke vil betale sin skat i danmark men forsøger med alle mulige julelege

ligger bag og jeg forstår ikke de banker og rådgivere som hjælper

det og opererer i den her gråzone jeg kan slet ikke se formålet med det og jeg tager såvel personligt som som skatteminister afstand fra det derfor

undersøgt til bunds og få ageret på det jeg tror bare

der er problemet er vores nationale lovgivning den er rigtig god

har gjort ret meget det kan måske være håndhævelsen af den og de kompetencer der er til rådighed

vi lover bod og bedring det kommer ikke til at ske igen og alt det der skete var

der skete i gamle dage så går der en måned og så og så kan vi jo bare se at det fortsætter

har gjort så bliver man jo enormt frustreret og så bliver

det må så være de ansvarlige myndigheder i første omgang finanstilsynet og

jeg tror ikke at jeg fornærmer nogen ved at sige holland

kigge uden for eu og pege fingre ad panama

europæisk liste udformet

virker politisk urealistisk derfor har kommissionen jo

at skubbe det væk fra sig ved i to tusind og tolv

til selv at gå i gang med arbejdet er det noget ministeren kunne overveje

det er et problem i eu at der ikke hidtil har været enighed

vi finder en definition hurtigt

om at finde en definition for vi skal finde en definition og

det er en række andre lande i eu

der hvor man tjener pengene det er uanset om man er borger

støtter regeringen i det mindste det og så måske bare som en sidste

i folketinget til sin eu holdning på det her område

noget der er en anden minister der skal inddrages i men det stiller

fald gerne op til for vi tror det er vigtigt med en fælles stærk

udtryk for altså at man

at se på om man kunne sænke grænsen men jeg har bare også det udgangspunkt at nu har vi jo vedtaget de her regler

euro så måske vi skulle starte med at lade det virke

den letteste vej at komme i mål med det både spørgeren

ikke sidde og fedte rundt i måske måske ikke og tænkeboks og alt sådan noget man gik ind helt

kommissionens

hårdere konsekvenser over for skattesnyd altså hårdere straffe

for skatteunddragere rådgiveransvar at nemmere at straffe rådgivere og

informationsordning

under en fjerde hat foreslog vi bedre dobbeltbeskatningsoverenskomster altså

dobbeltbeskatningsoverenskomster

at man skal kunne straffes som rådgiver hvis man rådgiver

om ulovlig skatteunddragelse det kan man allerede i dag og straffen er faktisk

kan vi udveksle oplysninger i større omfang landene imellem det er også et af forslagene og det ser vi også positivt på kan vi lave et stærkere myndighedssamarbejde bestemt

regeringen arbejder med

helt superkonkrete forslag

indføre et erstatningskrav efter proportionalitetsprincippet

er da glad for tilkendegivelsen af at ministeren

det samme og så kan den her undersøgelse af

også en ret klar retspraksis fra højesteret som imødekommer det

efterspørges i forhold til dobbeltbeskatningsaftaler

dobbeltbeskatningsaftaler med nulskatjurisdiktioner det vil sige de lande man nok kan forvente kommer på sådan en sortliste fra fra eu og det er fordi vi er duksen i eu og

næppe være enige om alle de tiltag der kommer på bordet

jeg jo høre på diskussionen her

synes det ville være helt uholdbart hvis vi oven på den kraftige debat der har været oven på den

bare taler ud i det åbne rum og der ingenting sker

men også i reel handling når vi en dag kommer ind omkring et forhandlingsbord på baggrund af det

også fra os tak for debatten og for at vi kan se frem

forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted torsdag den tolvte maj

aftalt at vi går videre med næste punkt

femten så det er meget snart

spørgsmål

lad mig opklare sagens rette sammenhæng men lad mig først lige sige at der selvfølgelig er usikkerhed om virkningen af flygtningetilstrømningen det vil jo blandt andet afhænge af det fremtidige antal asylansøgere og deres beskæftigelsesgrad så de skøn jeg taler om her er lavet ud fra en række antagelser flygtningetilstrømningen er isoleret set en belastning af den finanspolitiske holdbarhed den varige virkning af flygtningetilstrømningen svarer til en merudgift på cirka tre milliard kroner om året i al fremtid det gælder hvis man antager at udgifterne til offentlig service til den nye del af befolkningen bliver på godt seks milliard

og tyve ud fra en mekanisk beregning det såkaldte demografiske træk på længere sigt antages beskæftigelsesgraden blandt de nytilkomne flygtninge og familiesammenførte imidlertid at blive forbedret i forhold til

og tyve derfor er den varige virkning af flygtningetilstrømningen mindre

svarende til en merudgift på cirka tre milliard kroner om året i al fremtid når misforståelsen alligevel kan opstå skyldes det at finanspolitikken frem mod

og tyve er tilrettelagt ud fra udgiftslofter og målet om balance i

og tyve vi har jo i folketinget vedtaget en budgetlov

der kun kan planlægges med de udgifter der er råd til det vil så sige at når det demografiske træk på de offentlige serviceudgifter håndteres inden for de givne udgiftslofter kan det fremstå som om flygtningetilstrømningen ikke har udgiftspolitiske konsekvenser frem mod

og tyve men det er jo blot at se bort fra at flygtningestrømmen navnlig i de kommende år presser de offentlige finanser i bund og grund afhænger merudgiften af hvor vellykket

beskæftigelsesministeren har jo kaldt finansministeriets regnemetoder for talgymnastik

med til at forvirre befolkningen og det giver lidt et billede af at regeringens tal afhænger af hvad der lige passer ind i den politiske dagsorden på

jeg kan forstå at grunden til at man kom frem til et plus i første omgang var at man

og at man derudover opererer med en hypotetisk beskæftigelsesfrekvens for flygtningenes efterkommere som i bedste fald kan beskrives som optimistisk og i værste fald som naiv

kan jo også kun blive bekymret for de øvrige forudsætninger i konvergensprogrammet når der bliver rodet så meget rundt i tallene men hvad mener ministeren her i dag giver flygtningene plus eller et minus og mener ministeren at udgifterne til skole og sundhed er relevante at have med når man opgør den

på blot tredive procent efter tre års ophold i danmark det siger sig selv at vi er langt fra en situation hvor flygtninge og familiesammenførte har en beskæftigelsesfrekvens der blot minder om den beskæftigelsesfrekvens danskerne har på længere sigt bygger beregningerne på at beskæftigelsesfrekvensen gradvis stiger med opholdstiden i danmark og at beskæftigelsesfrekvensen først efter to generationer vil være på niveau med danskeres

jeg kan melde tilbage til dem og de godt kan regne med at de kan køre studenterkørsel når vi nu kommer frem til juni måned og de bliver færdige

vil der i givet fald ske skal

gøre noget for at sikre at deres deres vognmænd nu får den rigtige tilladelse eller hvordan bliver proceduren for at sikre det skal jo gå lidt stærkt

den konkrete ansøgning derfor er det lidt vigtigt at de ikke først skal søge efter den første juni

stor interesse for puljen som vi tilbage i to tusind og ni afsatte en milliard

der er fortsat mange projekter i gang og som det fremgår af midtvejsevalueringen af cykelpuljen fra årsskiftet er der stadig over to hundrede og tyve projekter som endnu ikke

også klart at med cykelpuljen har vi demonstreret at vi hjælper med til at fremme cyklismen når det så

understrege at der her er tale om en fællesopgave det meste cykling foregår på kommuneveje og det betyder også at kommunerne selv har en opgave at løse det er selvfølgelig for tidligt nu at tage stilling til en forlængelse af den nationale cykelpulje skal først have løst investeringsudfordringen altså at der er truffet beslutning om flere investeringer end der er råderum til og det har vi i regeringen indkaldt til drøftelser om senere på ugen og så må vi se hvad der kommer ud af det når muligheden igen er der for

vil prioriteringen af midlerne som bekendt være noget

og det er jo også godt for klima miljø og trængsel

er noget kolossalt positivt

der rejser til danmark for at se på hvad det er vi kan her for historien om cykelpuljen er jo

selv om danmark heldigvis i mange mange år lang tid tilbage har været kendt for at være et cykelland havde vi en periode hvor

færre cyklede der var mere velstand

og der var måske flere både mænd og kvinder der havde langt til arbejde og derfor var der færre der cyklede

blandt skolebørn at der var en faldende tendens da vi så i to tusind og ni bredt i folketinget lavede den her cykelpulje fik vi faktisk vendt den her negative udvikling så flere

vælger at tage cyklen til fordel for

liv og helbred men også til fordel for klima miljø og alt muligt andet

for vi socialdemokrater er ivrige

jo fordi vi gerne vil være sikre på at når nu vi går i gang med at fordele de her midler

om ministeren kan give et håndslag på her i dag at når vi sætter os sammen i den grønne forligskreds

sætte penge af til en cykelpulje som jo vel at mærke er en medfinansieringspulje

kommunerne skal betale deres del af så vi løfter i flok

tur og vi kan vel godt være enige om at der er mange veje vi har lyst til at investere i og at der er mange vigtige projekter derude havnetunnelen i københavn udvidelse af e fem og fyrre og alt mulig andet mange vigtige projekter men vil venstre ikke her i dag sige at når det her emne med cykelpulje kommer

cykelpuljen som vi har haft i den grønne forligskreds men det er den i

det et sted ministeren kunne forestille sig at finde penge til

mig så vende mig til den anden del af spørgsmålet nemlig dsbs materiel for at imødegå dsbs materieludfordring er dsb gået i gang med at udarbejde

anskaffelse af ellokomotiver til erstatning for

lokomotiverne og den langsigtede plan for fremtidens tog det understreger også at det er nødvendigt at få elektrificeret det danske hovedbanenet hvilket regeringen støtter det er overgangen til elektrisk drift som kan sikre muligheden for at indkøbe mere driftstabilt elektrisk togmateriel i første omgang er det vigtigt at vi får færdiggjort elektrificeringen på sjælland men også hovedstrækningen bør elektrificeres så fremtidens intercitytog kan være

på fredag hvor vi har indkaldt til en

der er forsinkelser og man oplever at det niveau for jernbaner man kender fra andre lande kan vi ikke leve op til i danmark mange har oplevelsen af at man nærmest træder ind i en tidslomme fra nitten halvfjerdserne når man stiger på et dansk tog

sætter handling bag ordene og får gjort noget på det her område

var jeg seks år gammel det var første gang man talte om elektrificering af det danske jernbanenet

og del i de udfordringer der har været undervejs men da vi havde regeringsmagten sidste gang gjorde vi alligevel noget for

sætte penge af på det her område så der kunne ske noget og der har den nye venstreregering jo altså valgt

ske på det her jernbaneområde hvad er venstres udspil

er helt så mange penge som oprindelig tænkt men der er dog nogle penge tilbage men hvad er venstres udspil hvad mener regeringen der skal ske på det her område det trænger vi til en afklaring af også inden vi mødes

kristian pihl lorentzen var fremme og sige at

er ikke fordi vi har noget behov for at beholde dem men hvis vi gør det risikerer vi jo at vi kommer til at stå helt uden materiel hvis ikke vi får købt nye elektriske tog og

indføre at vi kører med de gamle

en gang til hvilket rigtig mange for eksempel i nordjylland ville være utrolig trætte af

god nok at der mangler penge og alt muligt andet nu må vi så få afklaringen her på fredag men hvad er i grunden venstres forslag til finansiering for mig bekendt har venstre

har venstre sådan set ikke lod og del i

har både justitsministeren og herre henning hyllested set sig i stand til

spørgsmål og svar

byder velkommen til justitsministeren og vi byder velkommen til herre henning hyllested fra enhedslisten som så når han får vejret kan læse sit spørgsmål op

jeg sikker på at politiet gør på den måde som politiet finder mest effektiv og hensigtsmæssig i den konkrete

har stillet spørgsmål om blandt andet resultaterne af de omtalte tungvognskontroller og den politimæssige indsats på området jeg ser meget frem til at vende tilbage med de svar til herre henning hyllested

indsatsen omkring de der store multikontroller som som tungvognspolitiet gennemfører det er jo hovedhjørnestenen i kontrolindsatsen over for store og tunge køretøjer problemet er problemet er bare at når man varsler det

på forhånd varsler varsler en virksomhed om at

udmærket godt hvordan det så foregår så bliver der ryddet op alle steder inden arbejdstilsynet kommer eller hvis fødevarekontrollen møder op et sted og siger at nu kommer

så bliver der gjort rent fra top til tå i en hvilken som helst virksomhed og så er det rigtig godt dén dag men det har ikke nogen præventiv virkning

nok være nogle der også er gået i fælden om jeg så må sige

en række chauffører og vognmænd jo konstatere at når de henvender sig

nogle konkrete henvendelser konkrete køretøjer for de konstaterer ude på landevejene at det der ser godt nok mistænkeligt ud

hvor folk prøver at rejse det stik modsatte synspunkt af det herre henning hyllested her gør gældende der synes jeg egentlig

vi diskuterer lidt som de blinde slås i hvert fald for mit eget vedkommende

ikke den tilstrækkelige viden endnu

for nu at sige det stilfærdigt så lad os få en fornuftig diskussion af det i retsudvalget

er i stand til at gennemføre kontroller over for lastbiler i hvert fald hvad de melder ud jo de

altid stoppe en chauffør der er hamrende fuld det er klart og det gør de også men det andet stopper de ikke for

bliver helt afhængig af de der multikontroller som man så offentliggør på forhånd

at så svækker man altså også virkningen

er jo at man har styrket politiindsatsen mod

de her kontrolarbejder og i for politiet som er indgået og hvor anklagemyndigheden og politiets økonomi blev behandlet frem til

skal

det kontroltryk man havde i to tusind og femten

mange henvendelser fra vognmænd og chauffører som kører til daglig på de danske landeveje og de er i bund og grund ikke tilfredse med den indsats der foregår de er bestemt begejstrede for de multikontroller der gennemføres

store indsatser som gennemføres men de mangler i høj grad den mindre indsats i form af patruljerende

bare en enkelt patruljevogn eller at man fra politiets side reagerer på henvendelser man får helt konkret når vognmænd og chauffører rundtomkring på landevejene konstaterer

den indsats er

i at folkevalgte går op i ikke mindst deres lokalområder og ting hvor der er behov

og følge op på herre henning hyllesteds spørgsmål

der var et politiforlig hvor nogle mennesker valgte at investere også deres politiske kapital i for eksempel indsats mod cabotagekørsel men det vil nu ikke betyde at jeg vil holde herre henning hyllested uden for den indsats som ydes

en diskussion internt jeg får jo også henvendelser fra betjente som er beskæftiget

som netop ikke tager hensyn til deres faglige viden om hvordan man for eksempel kunne bekæmpe cabotage meget meget mere effektivt hvis man fik lov at patruljere

vi står over for og derfor kræver det også indsatser både på nationalt men også på europæisk plan

er regeringens opfattelse den at det er afgørende at få styr på eus ydre grænser det vil nedbringe antallet af flygtninge og migranter i europa og medvirke til at der kommer færre asylansøgere til danmark i eu er antallet af irregulære migranter der indrejser i navnlig grækenland faldet drastisk siden vedtagelsen af eu tyrkiet erklæringen den attende marts og i danmark er antallet af asylansøgere

end på samme tidspunkt sidste år jeg synes dog det er vigtigt at bemærke at det

meget hurtigt kan ændre sig igen

ikke er er fordele ved at

bevæge sig rundt i europa det handler blandt andet om at få dublinsystemet til at fungere effektivt og derfor

er det også centralt at dæmme op for strømmen af irregulære migranter ved at sikre en effektiv tilbagesendelse

derudover er der behov for tiltag der kan forebygge flygtninge og migrantstrømmene det er også en af hovedtankerne bag den politiske erklæring og handlingsplan som eus og afrikanske stats og regeringschefer vedtog

på vallettatopmødet den tolvte november

brug for at europa samlet finder nogle svar på de udfordringer som vi står over

viser sig at virke selv om løsningen kom noget sent

jeg stiller det her spørgsmål er at man jo

tid til anden at i stedet for at komme med konkrete løsninger på de problemer som migrationspresset folkevandringen giver så er der nogle der

taler i overskriftsform og siger at vi bare skal have nogle fælles europæiske løsninger det er meget ukonkret

femten til ritzau den gode løsning er ikke en dansk løsning det er en

en løsning men hvad er den løsning altså hvis ministeren og

regeringen helt selv kunne vælge hvordan sådan en løsning skulle se ud

får styr på de europæiske grænser og at man får tilbagesendt dem der ikke har ret til at være her

smadre menneskesmuglernes

hvis man kan se at det alligevel ikke hjælper når man kommer til

at man bliver sendt tilbage igen så er det jo en rigtig vigtig

at få ødelagt den forretning som det er så det handler også om tilbagesendelser der kan vi selv gøre noget

noget over for dem der er kommet hertil men det er faktisk noget som burde blive opprioriteret på

jeg kan også godt røbe at det er noget af det som vi ministre også taler om

som at tro på et eventyr der ikke findes man kan blive ved

er det jo en gang imellem med med de her løsninger de føles utrolig langt væk i første omgang

bare bede ministeren bekræfte om det er den australske model man

vi gør mere vi har blandt andet også oprettet et udrejsecenter det kan synes at være i det små men det er det

men det er jo for at holde styr på hvem det er der rent faktisk skal sendes ud af landet igen jeg holder jo forhandlingsmøder vil jeg kalde det med ministre fra andre lande for eksempel

er et mangehovedet uhyre

jeg havde håbet at ministeren ville bekræfte at det var i den retning man ønskede at gå nu synes jeg det blev en noget mild løsning i stedet for

nu må man så tage til takke med en stigning på jeg tror tre og fyrre

så vidt jeg husker det finnerne over syv hundrede

er det selvfølgelig fordi opholdsvilkår betyder noget men

er også andet der betyder noget jeg synes bare man skal anerkende at de opstramninger vi har gennemført rent faktisk har virket men så længe der ikke er styr på de ydre grænser og så længe man ikke får tilbagesendt de migranter der ikke har ret til at være i europa

ministeren

inden for fire områder det er inden for det strategiske det militære det økonomiske

ønsker regeringen at bidrage til grundlaget for en kvalificeret debat om de kampflykandidater som indgår i typevalgsprocessen herunder ikke mindst de økonomiske aspekter i anskaffelsen men inden regeringen har fremlagt sin indstilling og det beslutningsgrundlag der ligger bag så finder jeg det rigtigst ikke at udtale mig om de enkelte

også vil forholde sig til det her fly netop

vi ved at der har været meget meget kritiske rapporter fremme der siger at det her fly ikke er færdigudviklet

der har været store skred i tidsplanen og både kontrolkontoret i usa og rigsrevisionen i usa er meget meget bekymrede over

hvordan det går med udviklingen af flyet så det vil

godt ville kunne løfte sløret lidt for i betragtning af at vi er så

forvente at det her beslutningsgrundlag bliver lagt frem og hvor lang tid vi

der så vil være til den her debat for jeg synes virkelig

men som jeg har givet udtryk for

regeringen tilrettelægge en proces om valget af de nye kampfly med størst mulig åbenhed så der skal nok blive rig mulighed for at debattere

grundlag jeg er så sikker på at

oplyst fru eva flyvholm om som er kommercielt eller militært fortrolige og dem vil folketinget få adgang til i fortrolighed så folketinget vil naturligvis få adgang til alle informationer

af informationerne som ikke vil blive offentliggjort men jeg tror det vil overraske

er jo en væsentlig kritik der bliver rejst

fordi det er enhedslistens favorit men det er ligesom det fly der hele tiden

som værende favorit til at vinde det her

offentligheden i øvrigt at man forholder sig til en kritik der har været vi har jo lige set hvordan

ic4 toget er blevet skrottet netop på grund af store problemer med softwaren som også er

så det kunne da være rart at høre forsvarsministerens holdning til de problemer der har været rejst så vi

er en

med udviklingen af det at forsvarsministeren ikke vil kommentere

er meget meget bekymrende

en tidsperiode på hvor lang tid offentlighed journalister og så videre kan få til at være med til

det er

og så stopper den skøre debat trods alt fordi

indsigt i beslutningsgrundlaget og vi kan tage en reel debat

det er for en indstilling regeringen har og hvordan vi er nået frem

det interessante ved f fem og tredive er

verserer meget vedholdende rygter om

regeringens og kampflykontorets favoritfly at det er udviklet som et

det har en række tekniske problemer det er hvad det

force som siger at det her fly f fem og tredive

lave suverænitetshåndhævelse det er først og fremmest bygget som et angrebsfly vi ved fra australien at

kunne modstå angreb fra fra for eksempel kinesiske og russiske fly så det synes

ministeren forholder sig til det det hvis argumentet for nye kampfly er som vi

et af de fly der er med her og som oven i købet hvad jeg opfatter som favoritten ikke kan bruges til det så er vi ude i nogle problemer

er for nogle kriterier de her fly bliver testet på kan vi være sikre på

f seksten til at forsvare

egentlig samtidig mener at vi slet ikke skal have noget kampfly

altså godt blive en smule forvirret for

sikre vores luftrum

at det bliver flyene også vægtet på og derfor vil det jo også fremgå af

også kunne blive grundlag for en god debat og

som jeg tror kun vil blive bedre af at den bygger på

når boeing går ud og bruger millioner af kroner på en annoncekampagne

jo fordi de har et formål med det de ønsker at påvirke den offentlige debat når vi snakker om den største

et sted mellem tyve og tredive milliard kroner og om et sted mellem firs og

udenrigspolitik vi skal føre fremover

siger det foregår i et lukket rum vi afventer en rapport og så tager vi en debat som er afhængig af hvad forligsparterne siger hvis de er enige om at det skal være en kort debat så bliver det en kort debat og så bliver der truffet en beslutning

startede under den tidligere regering med at

fandt ud af hvilke flyproducenter der ønskede at være en del af konkurrencen og så har man

så skal regeringen komme med en anbefaling og den bliver så drøftet med forligskredsen og der bliver en offentlig debat sådan er processen

en forkert proces og det dækker jo grundlæggende over at enhedslisten er imod kampfly

at mistænkeliggøre både regeringen og resten af partierne i forligskredsen

kliniske forskningsprojekter selvfølgelig godkendes og underkastes en grundig forudgående videnskabelig og etisk vurdering før de kan sættes i gang forskningsprojektet skal blandt andet opfylde en række strenge betingelser før det kan godkendes for eksempel at projektet har potentiale til at give forsøgspersonen en direkte klinisk fordel og at forsøget kun indebærer en minimal belastning og risiko for

forsøgspersonen i forhold til standardbehandlingen så bliver der spurgt til om jeg vil arbejde for en fravalgsordning eksempelvis i lighed med vævsanvendelsesregisteret jeg tror ikke at det er vejen frem for det første vil det være vanskeligt på et tilstrækkelig informeret grundlag at

stilling til om man vil deltage i akut forskning eller ej særligt fordi man jo ved en generel fravalgsordning ikke tager stilling til et konkret forskningsprojekt derved er der også en risiko for at en patient utilsigtet kommer til at afskære sig fra eksempelvis at modtage den behandling som muligvis er den eneste behandling der kan redde patientens liv det synes jeg vil være meget trist og ulykkeligt

jo ikke så afgørende om

om vedkommende vil deltage men lige præcis i

en særlig udsat situation og hvor man kan sige at det måske netop

ikke netop etisk særdeles betænkeligt

er jo at det er på grund af situationens hastende

akut situation som følge af en for eksempel pludselig opstået livstruende sygdom

samtykke netop fordi der ikke kan indhentes et forudgående

et forskningsprojekt i enhver akut situation

det kan godkendes eksempelvis at projektet har et potentiale til at give forsøgspersonen som jeg nævnte før en direkte klinisk fordel at forsøget kun indebærer en minimal belastning og risiko

forsøgspersonen i forhold til standardbehandlingen og derfor mener

balancerer hensynet til på den ene side forsøgspersonens rettigheder og velfærd og samtidig også sikrer mulighed for at

forske i akutte situationer som jeg håber og tror at spørgeren synes er rigtig vigtigt

uanset om vi kan redde et liv eller ej

kan ministeren måske uddybe hvordan man ser på

en generel fravalgsordning som er det spørgeren efterspørger så tager man jo ikke stilling til et konkret forskningsprojekt vi snakker om det i en akut situation og dermed indebærer en fravalgsordning som altså er det spørgeren efterspørger jo en meget stor risiko for at en person en patient utilsigtet kommer til

besluttet at løfte sundheds og ældreområdet

at kommunerne kan give en mere værdig pleje og omsorg

ekstra personale og kompetenceudvikling så har vi sammen med partierne bag satspuljeaftalen afsat lige knap en halv milliard kroner til en kommende national demenshandlingsplan som skal gøre danmark til et demensvenligt samfund og sikre at både mennesker der er ramt af en demenssygdom og deres pårørende får et bedre liv og en bedre støtte det er en plan som skal ligge klar her til efteråret og som jeg forventer mig rigtig meget af så sent som i mandags samlede statsministeren alle interessenter og eksperter på området til et møde på marienborg om netop demens hertil kommer at vi har afsat eksempelvis hundrede million kroner til at indføre faste læger på plejehjem som skal være med til at løfte og forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboerne og være med til også at forebygge alle de mange unødige indlæggelser og genindlæggelser som vi har

sygehusvæsenet blandt vores ældre patienter

har vi i finanslovsaftalen for to tusind og seksten afsat

til en kommende national handlingsplan for den ældre medicinske patient der skal løfte kvaliteten og behandlingen i

alt andet lige er blevet løftet

initiativer som tilsammen og hver for sig jo viser at vi ønsker at styrke ældreplejen

vi ønsker at styrke plejen og behandlingen

til demens så er det stadig væk et problem at vi faktisk har ni og tyve kommuner hvor

der er næsten en tredjedel af kommunerne og en tredjedel af kommunernes ældre borgere der ikke oplever et løft men rent faktisk oplever besparelser derudover

sådan at rigtig mange af de kommuner som havde planlagt besparelser på ældreområdet

brugt værdighedsmilliarden til ligesom at lukke det hul og det betyder jo at der

men jeg har bare et problem med at vi herinde fortæller og skaber en forventning hos borgerne i mange kommuner om at der vil ske et løft i ældreplejen og det er faktisk ikke det der er mulighed for i de kommuner som

skal spare men også har brugt værdighedsmilliarden til at lukke

kommunernes ramme på ældreområdet er større under den her regering end den var under den tidligere regering er det det samme som

vi har prioriteret at løfte sundheds og ældreområdet med tre

vi har givet en ekstra milliard oven i den gamle ældremilliard med en ekstra værdighedsmilliard til at understøtte arbejdet med værdighedspolitik og det at skabe en mere værdig ældrepleje ude i

kommuner oven i det har vi jo taget en række andre initiativer som ikke bare er satspuljefinansieret men som også er finansieret via den finanslovsaftale som venstre det konservative folkeparti liberal alliance og dansk folkeparti sammen har indgået og den forudsætning der ligger bag

værdighedsmilliarden nu hvor spørgeren snakker om at lukke huller

at midlerne i to tusind og seksten skal lægges oven i det serviceniveau som kommunerne har fastlagt for to tusind og seksten og som blev fastlagt

eller andet sted i fællesskab får kommunikeret

således at man ikke skaber en forventning hos de ældre borgere om at nu kommer

skal spare på området og andre bruger pengene fra værdighedsmilliarden til at lukke et hul må ministeren da erkende at

ni og tyve kommuner hvor man kan se at

sparer på ældres omsorg og ældres pleje i forhold til to tusind og femten hvordan kan ministeren stå

indtil videre har været som led i den nationale demenshandlingsplan den lægger jeg vægt på bliver udarbejdet

dem som det hele handler om nemlig mennesker med demens

og de mange dygtige fagprofessionelle som arbejder på demensområdet jeg har ikke det præcise tal men i hvert fald over tredive forskellige plejehjem

ikke færdig endnu jeg har også hentet inspiration fra udlandet

med at sige at jeg som minister også bør bevæge mig en tur ud i virkeligheden

set der jeg befinder mig en meget stor del af tiden påstår jeg at der ikke findes udfordringer

vi snakker plejehjem eller hjemmepleje nej det gør jeg ikke der er udfordringer og vi skal have løftet kvaliteten i vores ældrepleje det er jo også en

også har besluttet at igangsætte et udvalgsarbejde

kommunernes landsforening og danske regioner om udbygningen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen det er for at understøtte en

kvalitet også på ældreområdet når det gælder om

holbæk stevns hillerød ringkøbing skjern herning bornholm og så

ni og tyve kommuner som har færre penge per ældre end da ministeren kom til er det en

sparet på ældreområdet i to tusind og seksten dermed er der også flere penge til ældreområdet under den her regering end der var under den tidligere regering men er det det samme som at du

som pårørende som beboer på et plejehjem

tingene ikke er som de burde være eller som vi

er masser af udfordringer i vores sundhedsvæsen i vores ældrepleje

er ude at bruge færre penge per 80 årig end de gjorde i to tusind og femten

erkende at der er cirka en tredjedel af landets kommuner som ikke har mulighed for at bruge de samme penge

gerne gentage er det det samme som at man ikke kan finde eksempler på at tingene i ældreplejen på plejecentrene ikke er som de skal være nej selvfølgelig kan

ældrepleje omprioriteringsbidraget er netop med til at skabe forudsætningen for at vi også kan prioritere kernevelfærden omprioriteringsbidraget skal bruges til borgernær service og pengene skal netop bruges der hvor behovet er størst i to tusind og sytten vil

kommunerne til højt prioriterede områder den præcise udmøntning af midlerne i to tusind to tusind og sytten vil ske i økonomiforhandlingerne med kommunerne her i forsommeren og i finanslovsforhandlingerne

hvor meget de får tilbage af den ene procent og om de

man sådan set kender resultatet af kommuneaftalen

i det tidligere spørgsmål der faktisk er en tredjedel af kommunerne der allerede på nuværende tidspunkt har

så bliver jeg lige nødt til at sige til ministeren at det der er i den undersøgelse fra ældre sagen er at der jo er ni og tyve kommuner der reelt har sparet

der faktisk atten kommuner som meddeler at hvis det ikke var sådan at man havde fået værdighedsmilliarden

har været med til at lukke huller som jeg også nævnte i mit tidligere spørgsmål men det der er

i de kommende år planlægger besparelser på ældreområdet kan forvente at der kommer krone til krone tilbage på ældreområdet i forhold til det de skal aflevere

indbyggede forudsætning i sig at midlerne i to tusind og seksten skal lægges oven i det serviceniveau som den enkelte kommunalbestyrelse politisk har fastlagt og besluttet budgetterne i kommunerne

lagt inden finanslovsaftalen blev indgået og det vil sige at de midler der prioriteres

to tusind og seksten derfor skal kommunerne også skriftligt bekræfte at de anvender midlerne til aktiviteter på ældreområdet som ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for to tusind og seksten på den måde

sikrer vi også at værdighedsmilliarden går til nye aktiviteter

vedtaget dermed ligger der den indbyggede forudsætning i værdighedsmilliarden at den skal udmøntes på en sådan måde at den går til aktiviteter på ældreområdet som ligger ud over de vedtagne budgetter og som understøtter enten nye aktiviteter eller en udvidelse af

at gentage det man har sagt tidligere spørgsmålet er altså om om ministeren kan garantere at det omprioriteringsbidrag som

tilbageføres til kommunerne

på en måde så man sikrer at der ikke skæres

i værdighedsmilliard men hvis jeg nu giver min søn en kroner og så tager kronen igen i morgen har min søn så fået flere penge eller har

som i høj grad også går målrettet til kommunerne vi laver en national demenshandlingsplan for lige knap

vi sørger for at indføre faste læger på plejehjemmene

nævne en stribe initiativer som vi er i fuld gang med at implementere

gudsdyrkelsen og referencen til kristne danskere i spørgsmålet

jo så heldigt for kristne danskere at ingen kristen siden markusevangeliets kapitel syv vers fjorten har været underlagt spiseforbud for som jesus siger fatter i ikke at alt det som kommer ind i et menneske udefra ikke kan gøre det urent for det kommer ikke ind i hjertet men ned i maven og det kommer ud igen dermed erklærer han al slags mad for ren

det øver indvirkning på vores egen religiøsitet uanset om slagtningen er halal schæchtning eller ordinær og det er jo en kæmpe frihed som gør at vi ikke behøver at bekymre os om religiøse forskrifter i forbindelse med slagtning skulle der alligevel være forbrugere kristne eller ej der gerne vil undgå halalcertificeret kød er det faktisk muligt de større danske fjerkrævirksomheder har for eksempel grundige oplysninger om de slagtemetoder

jeg og en del andre danskere har meget meget vanskeligt ved at navigere i halaljunglen hvis vi nu skal kalde den det

mærket med halalmærket og derfor går man meget

en oksefilet som ikke har halalmærket så kan det ganske udmærket være halalslagtet alligevel finder ministeren det

i orden vil ministeren ikke være med til at sikre forbrugerens

eller man er kristen som er underlagt noget i forhold til en bestemt slagtemetode som øver en ufrivillighed imod en selv

at spise et bestemt stykke kød der er slagtet efter en bestemt metode for det er ikke noget der optager mig

jo aldrig noget der kan øve indflydelse på den enkelte forbruger og dennes frihed om der er kød der for nogle har én betydning

er et godt symbolsk politisk slag for nogle ligesom

i danmark er der religionsfrihed og i det omfang der er nogen der har et ønske om eksempelvis at spise halalslagtet kød

mulighed for ligesom kristne og ateister kan være fri for det ved eksempelvis at orientere sig om hvilket kød det er de køber

vores grænser vi står nemlig i en helt ekstraordinær situation med et højt antal flygtninge og meget pressede kommuner på det her område den situation tager vi selvfølgelig alvorligt i socialdemokratiet og vi bakker

også op om den danske aftalemodel hvor kommuner og regering kan finde løsninger sammen

et resultat af samtidig

vi dog uforstående over for at det er fremsat uden for forligskredsen vi ville rigtig gerne have været inddraget allerede i første omgang

er vi også bekymrede for at det her lovforslag ligger uden for folkeskoleloven men vi støtter kommunerne i at de har et ønske om det her og at de ønsker at lave en undervisning for de flygtningeelever i de etablerede modtageklasser som allerede findes vi synes nemlig det kunne være at foretrække at man bruger de eksisterende

vi synes heller ikke at det må blive almen praksis at man bare fremsætter lovforslag på skoleområdet uden for forligskredsen og uden for folkeskoleloven derfor har vi selvfølgelig også stillet en række

ønsker vi at loven skal være midlertidig det er en midlertidig situation vi står i og

også afspejle at det er en midlertidig situation

imødekommer at det er en ekstraordinær situation og derfor har vi

også fået tilført en solnedgangsklausul og en midtvejsevaluering så loven ophæves efter fem år og man har en midtvejsevaluering

har vi en række forbedringer i det her lovforslag som vi også har fået med og det handler om at vi gerne vil have særlige tilbud sådan at det skal være i tæt tilknytning til en eksisterende skole det kan være en folkeskole en tiende klasse eller en ungdomsuddannelse for det er nemlig vigtigt at det særlige tilbud har en meget meget tæt tilknytning

den her folkeskole sådan at man kan lave en mere glidende overgang til klassen i folkeskolen og igen til ungdomsuddannelsen vi vil have at alle skoletilbud skal tage et ansvar også de fri og privatskoler der er og så skal man selvfølgelig være en del af det her skoletilbud som en ansvarshavende skole vi lægger op til at alle dele af undervisningssystemet samarbejder og samarbejder med kommunerne om at finde de løsninger der skal give de bedste muligheder til de berørte børn og unge desuden

vil vi have at tilbuddet skal etableres på tværs af kommunegrænser

den her kommunegrænse selvfølgelig skal vi også have kompetent personale så det er også

friskolelovgivningen det her lovforslag skal give kommunerne mere fleksibilitet og mulighed for at løse de store udfordringer i den ekstraordinære situation

skal ikke betyde at det er et grundlæggende

med vores principper og grundlag for folkeskolen

derfor er evalueringen og den fastsatte udløbsdato for loven en forudsætning for at vi kan stemme ja endelig hæfter vi os ved at det særlige undervisningstilbud om grundskoleundervisning er en midlertidig mulighed for kommunerne og at undervisningen skal stå mål med det som man almindeligvis kræver i folkeskolen det har vi en forventning om at

siger at der ikke skal være nogen læreruddannet ansat det siger at i stedet for tre klassetrin kan man have fem klassetrin elever altså forskellen og man kan have op til atten elever i stedet for

så hvordan i alverden kan socialdemokraterne sige ja til det her når det skaber dårlig integration når asylbørnene kommer ud med dårligere

situation hvor folkeskolerne kæmper med inklusion med mindre forberedelsestid for lærerne og med en folkeskolereform det kommer da til at gå ud over de danske børn

pædagog i en periode men jeg foretrækker selvfølgelig også at det er læreruddannede der skal tage

kommunen skal jo selvfølgelig føre tilsyn med det her det skal stå mål med hvad der ellers foregår i folkeskolen men så vidt jeg ved og det kan dansk folkepartis ordfører så selv svare på så

at hjælpe kommunerne her sådan at de får en bedre integration vi skal selvfølgelig sikre at det bliver en god undervisning for de børn

og selv om det bliver uden for folkeskoleloven

at de ikke vil benytte det her tilbud så må man jo sige til kl har i egentlig styr på jeres medlemmer

som advarer imod det her lovforslag og det er alle de organisationer som har forstand på børns tarv og børns trivsel gør det slet ikke noget indtryk på socialdemokraterne at børns vilkår

danmarks lærerforening dansk psykolog forening og skole og forældre og jeg kunne blive ved

har jo ikke sådan som det er i dag chancen for at

så skal man jo huske at

skal stå mål med hvad der foregår i folkeskolen det har kommunerne

et ansvar for og vi har da selvfølgelig en forventning om

holder sine kommuner i

kan dække over ikke tre men

fem forskellige årgange når man kan gå op fra tolv til atten

et særligt behov for læreruddannede men snarere for andre kvalifikationer vil ordføreren ikke uddybe hvorfor lige præcis den situation ikke kræver

kommer der altså fem tusind ind over grænsen hver eneste måned jeg synes selvfølgelig at de skal være læreruddannede hvis de kan være det men jeg kan også godt se meningen i

et af vores krav sagt at der skal være kvalificeret personale og det kommer til at

til almindelig undervisning forstår jeg ikke derfor vil jeg

bare spørge ordføreren

fritages fra bestemmelserne om undervisningstimetal folkeskolens fagrække formålet med undervisningen folkeskolens kvalifikationskrav holddannelser og klassestørrelser mener ordføreren så at man får et bedre skoletilbud til flygtningebørnene

kan blive et bedre tilbud end det der oprindelig var tænkt vi vil

skal stå mål med folkeskolen sådan som det er vi vil have at der skal være

vi sætter rigtig rigtig mange ting i spil her samtidig med at vi siger

afspejler og det er en tidsbegrænset lov som ophæves uden nogen form for diskussion

meget meget krævende opgave at få styr på hvordan man er

der var andre børn som vidste hvad det ville sige at gå i en dansk folkeskole til stede så den læring der er imellem børnene der er danske og flygtningebørnene mister vi jo i det forløb der er her derfor står vi over for en

de flygtningebørn der kommer i

i et område hvor der ligger en friskole så vil det da være super super godt

de kan komme ind på friskolen og være sammen med børnene der i det her undervisningstilbud

skriver at det skal være i tæt tilknytning til en skole og her mener vi selvfølgelig

i nogle fag eller et eller andet mens man så er i det her tilbud så

det sådan at man kan komme ind på en almindelig folkeskole eller en fri eller en privatskole jeg synes at det at det skal afspejle at det her er en ekstraordinær situation som vi har brug for fordi kl

ordføreren af den opfattelse at den samme ret gør sig gældende i det lovforslag her hvad nu hvis forældrene ikke synes at det rigtige tilbud til barnet er det særlig undervisningstilbud

ret til at komme i en folkeskole jævnfør grundloven hvor der står at alle har ret til at være

helt andet der hæves klasseloftet til femten og hvis man har samme sproglige baggrund til atten og klassespændet må så være fem i stedet for tre i dansk folkepartis øjne er lovforslaget noget sjusk og vi vil anbefale alle at stemme nej og ikke nok med at det er noget sjusk det er også lavet uden om

i sidste periode som socialdemokraterne stod for så socialdemokraterne ligger egentlig som de har redt de har nemlig gjort det som regeringen nu gør loven taler om tosprogede men der menes alle udenlandske børn med opholdstilladelse det vil sige at

omfattet de hører under udlændingeloven først når de kommer ud af asylcentrene er de omfattet

jo ikke tosproget underviserne skal ikke være læreruddannede men bare leve op til nogle løse formuleringer om pædagogiske kompetencer og undervisningen følger ikke engang folkeskoleloven og ikke nok med det eleverne får så også betalt transport mellem tilbuddet og hjemmet prøv

kommer til danmark fra et meget fattigt land

man får er taxakørsel til et tilbud det er da en underlig måde at integrere på

og så handler det om at kommunerne skal løse en opgave som regeringen og flertallet i folketinget ikke vil løse nemlig at sørge for at der ikke kommer så mange til landet

meget klare udenlandske børn får dårligere

det kommer selvfølgelig til at gå ud over danske børn

kæmper i forvejen med inklusion mindre forberedelsestid og folkeskolereform og nu skal de så også til

asylbørn med dårligere danskundervisning

selvfølgelig er det dyrere for kommunerne med de nuværende tilbud men spørgsmålet er om det er kommunerne der skal løse det her

hvis man går ind for integration

man da stemme nej fordi det giver dårligere integration i og med at børnene får dårligere undervisning der er ingen læreruddannet arbejdskraft de mennesker der bliver ansat har ingen kompetencer og ingen erfaringer inden for det fag hvis man er imod integration bør man også stemme imod lovforslaget fordi asylbørnene

når de skal hjem hvad bør man så

dansk folkeparti er vi egentlig meget klare i mælet vi synes faktisk at det er statens opgave

løsningen er selvfølgelig at børnene får undervisning

der bliver de så indtil de med familien skal hjem igen eller til en flygtningelejr i nærområdet se det vil være ansvarlig politik men det man gør med det lovforslag

er at man lader kommunerne tage ansvaret for en fejlslagen flygtninge og migrationspolitik

voldsomt stolte af de ting de har fået ind nemlig en solnedgangsklausul og så er man også stolt af at kl faktisk har indgået en topartsaftale man respekterer topartsaftalen

bare henvise til den rundspørge der er blevet lavet ni

indflydelse på integrationen det er altså også socialdemokratiske borgmestre det er borgmestre som ved hvad det handler om det er ikke en lille socialdemokratisk klike der sidder herinde og drømmer om at man kan få bedre integration med det her lovforslag det får man

derfor skal jeg bare endnu en gang opfordre socialdemokraterne til at stemme imod lovforslaget hvis socialdemokraterne tager sig sammen så falder det men jeg kan næsten forstå at jeg taler for

jo politikere vi er lovgivere

det her er et ringe lovforslag uanset om man er for eller imod

vi synes det er helt forfejlet at man

folkeskolerne til at klare den her opgave og at man bruger kommunerne til at løse den opgave

glædeligt at socialistisk folkeparti også stemmer nej selv om det er

de her flygtningebørn og derfor stemmer de imod det er jo et sagligt argument som socialdemokraterne desværre ikke har forstået

alle aktører har forsøgt at bibringe

socialdemokraterne den viden alle aktører som egentlig har forstand på det her

går ind for integration af flygtninge som vi

hellere ser vender tilbage til deres hjemland eller til

er kommet rigtig mange flygtninge ind over grænsen

det har selvfølgelig også lagt et stort pres på danmark det har lagt et stort pres på kommunerne blandt andet i forhold til deres opgave med at

yde de her undervisningstilbud derfor har regeringen

også lyttet til de ønsker som kl har haft i forbindelse med topartsforhandlingerne og på baggrund af den situation

har man indgået en aftale med kl om at skabe nogle bedre rammer for den kommunale integrationsindsats der er en tradition for at regeringen kan indgå topartsaftaler med kl og i den situation vi står i her har kl faktisk efterspurgt mere fleksible rammer for at kunne integrere nytilkomne børn og unge i grundskolen det er et ønske som vi har valgt at lytte til i venstre derfor

godt undre mig lidt at der kan være partier som er imod de her aftaler partier som selv har medlemmer og repræsentanter i kls bestyrelse jeg må sige at jeg har hørt

fra blandt andet de radikale som har været positive omkring

det her tiltag og jeg må sige at

ikke har hørt at dfs repræsentant i kls bestyrelse

forslaget her lovforslaget skal forbedre kommunernes mulighed for lokalt at organisere grundskoletilbud til de her nyankomne i overensstemmelse med lokale prioriteringer og behov med lovforslaget skaber vi et undervisnings og læringsmiljø der tilgodeser elevernes faglige og sociale kompetencer

så det er klart at man er nødt til at lave nogle flere fleksible muligheder og det er det som mange kommuner har efterspurgt

imødekomme deres ønsker

skal undervises i og hvor store klasserne

der er nogle af høringssvarene der går på

til at få undervisning i folkeskolen

fratager man jo de her flygtningebørn

ordføreren at at det her

i folkeskolen men jeg håber også at de frie skoler tager imod flere flygtningebørn

de seneste uger har været en god debat om

man kan ikke forvente at flygtninge der kommer her til landet i det hele taget har kendskab til

forældrene er klar over at det er et tilvalg de egentlig har så det kræver en informationsindsats

skal være tilknyttet en skole en folkeskole eller en friskole

nu skaber man en helt ny situation nu er der faktisk nogle

en skolepligt fordi forældrene

det er heller ikke sikkert at forældrene har en valgmulighed til en fri skole det afhænger jo helt af om kommunalbestyrelsen vil betale det det koster for man forventer vel ikke fra venstres side at det er flygtningefamilierne der selv skal

den situation at vi har så mange flygtninge som vi også skal håndtere

at også de her forældre har en valgmulighed

det kræver selvfølgelig oplysning før også de her forældre finder ud af muligheden

mener at forslaget på helt urimelig vis vil forringe skoleundervisningen for flygtningebørn vi mener det vil skade integrationen og vi mener det vil skabe generelle problemer for mange andre børn både i vores folkeskoler og i de frie skoler hvis en gruppe af børn skal integreres der efter i en periode på helt op til to år

have befundet sig i et skoletilbud af væsentlig ringere kvalitet

oplever jeg at vi dér er på linje med en lang række af de organisationer og foreninger

høringssvar advarer imod konsekvenserne af regeringens forslag

man kan vel konstatere at det åbenbart er vigtigere at skabe muligheder for fleksibilitet

vejer langt tungere end børnenes tarv og kvaliteten af undervisningen det er trist

det er dumt når man på den måde

godt være at man kortsigtet kan spare nogle udgifter ude i kommunerne det er i hvert fald det der fremgår af lovforslagets bemærkninger men vi har

som den norske kundskabsminister har

fået udarbejdet som viser at jo det er ganske rigtigt dyrt hvis man vil sikre en ordentlig undervisning for flygtningebørn til gengæld er det ekstremt dyrt hvis man ikke sikrer en undervisning af børnene der gør at de får gode muligheder for deres videre uddannelse og får et godt afsæt til efterfølgende at komme ud på arbejdsmarkedet

som jeg nævnte indledningsvis er det vores opfattelse at forslaget her er på

af grundlovens § seks og halvfjerds at alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen det er altså en basal demokratisk rettighed som det efter enhedslistens opfattelse ikke er muligt at fratage børn uden at man kommer på kant med grundloven

er jo som bekendt ingen folkeskoletvang her i landet og bør heller ikke være det der er en frihed for forældrene til at vælge et andet skoletilbud en fri skole en privat skole der er en frihed til at undervise

børnene hjemme men det der er det helt centrale er at der i grundlovsteksten står at børnene har en ret til et folkeskoletilbud og derfor

det simpelt hen ikke være rigtigt at man i lovforslaget formulerer at kommunalbestyrelsen kan henvise tosprogede børn og unge i den undervisningspligtige alder til et særligt tilbud om grundskoleundervisning vi mener i enhedslisten at det er i strid med den ret der er til fri undervisning i folkeskolen og jeg har iagttaget den særlige mærkværdighed

den debat vi har haft op til lovforslagets fremsættelse at der ligefrem

fra ministerielt hold er blevet givet udtryk for

være to folkeskoler en der omfatter folkeskolelovgivningen og en

jeg tænker at det måske selv om det ikke siges så tydeligt i lovbemærkningerne

i udtrykket det almindelige folkeskoletilbud

understrege at vi altså kan have to typer folkeskoler her i landet en der er omfattet af folkeskolelovgivningen

jeg mener simpelt hen ikke det holder nogen som helst

bestemmelserne i i flygtningekonventionens artikel toogtyvende her fastslås det at staterne med hensyn til elementær undervisning skal give flygtninge samme behandling som den der tilkommer deres egne statsborgere men med det her forslag sikrer man lige præcis ikke samme behandling af flygtningebørn fordi det udtrykkeligt af lovforslagets bemærkninger fremgår at det særlige kommunale skoletilbud ikke skal være omfattet af for eksempel bestemmelser om klassestørrelser

det er diskriminerende og det er efter enhedslistens opfattelse i strid med konventionen endelig når det er sagt

er det efter min opfattelse helt uforståeligt at man fremlægger et forslag som

så åbenlyst vil modarbejde integrationen af de børn der bliver omfattet af det særlige skoletilbud vi ved det i høj grad vil være børn der har et særligt behov for støtte til at komme godt i gang med deres skolegang her i landet

det er mange som igennem længere tid ikke har haft mulighed for skolegang overhovedet vi ved at der i høj grad kan være

alligevel vil man både rent administrativt er det vel gennemføre forringelser af modtageklasserne

skal kunne være op til atten børn i en modtageklasse spændende over fem klassetrin mod i dag tolv børn spændende over tre klassetrin og derudover vil man så for at føje spot til skade ud over at forringe vilkårene

åbne for det her særlige skoletilbud som vil give en ringere kvalitet end de tilbud der er til

det er skidt for integrationen og det er samfundsøkonomisk uhyggelig kortsigtet

det

det forbehold man for eksempel har i danmarks lærerforening når man siger at der er en risiko for

af nogle af de her tilbud vil komme til at ligge under den kvalitet der udbydes i folkeskolen den mulighed er der det kan faktisk godt ske at niveauet bliver lidt ringere

ikke at være det er også muligt at organisere undervisningen godt sådan at elever på forskellige alderstrin får en

og får lært dansk på en god måde

tusind og femten modtog danmark hvis man

asylmodtagere det er en helt ekstrem situation det svarer til en dansk provinsby det er for mange

ordentlig integration og det er også flere end vi på en ordentlig måde kan understøtte i vores sociale system

allerede er i danmark uanset hvor de så oprindelig kommer fra derfor siger vi i liberal

kan vi ikke hjælpe lige så godt lokalt

der skal være skoletilbud der skal være boliger

nogle meget langsigtede problemer

til vold og voldtægt og antidemokratisme

mod så mange som vi gør i øjeblikket det vi behandler nu

til at opdrage til demokrati det er ikke nogen nem opgave det er en meget svær opgave at opdrage til demokrati og det er ikke noget skolen kan gøre alene skolen kan ikke gøre det hvis ikke også forældrene spiller med det kræver opbakning uanset om man taler om en privat eller en friskole

vi ønsker at give kommunerne mulighed for

have de her fleksible tilbud og vi har en forventning om at de gør det så godt de overhovedet kan og

den demokratiske dannelse som er afgørende for at de her børn og unge kommer til at klare sig godt i det danske samfund når det gælder privat og friskoler ønsker vi at give muligheden for at flere børn kan tilvælge det vi vil ikke acceptere at der lægges tvang ned over private friskoler det skal ikke ske i forhold til asyl og det skal ikke ske i forhold til nogen af de andre

der skal ikke sættes antal på der skal ikke sættes procentsats på det ansvar som de private skoler

er altså et civilsamfundsansvar som skal gro op nedefra der er kun

det nødvendige antal partier til at bakke op om det lovforslag vi behandler i dag

den helt store udstrakte respekt for at partier som radikale enhedslisten og alternativet vægrer sig ved

som det her og samtidig siger at vi skal have en meget lempeligere

udlændingelovgivning hvor vi tager imod flere asylmodtagere det hænger overhovedet ikke sammen det er simpelt hen useriøst at sige at vi kan tage imod flere end femogtredivetusind på en år og samtidig tilbyde en meget høj kvalitet

ansvarsløst så

et asylstop vi skal håndtere de udfordringer vi har allerede vi skal

sørge for at den demokratiske dannelse er så god som overhovedet muligt men der er

asylmodtagere vi tager ind og den kvalitet

sikre at de flygtningebørn som man vil placere i særlige undervisningstilbud ligesom forældre der har børn i friskolen altid har muligheden for at vælge

håndtere så mange vi skal kun tage imod dem vi faktisk kan

gerne bruge mange flere ressourcer på at hjælpe lokalt men det kan vi ikke når vi bliver lagt ned af så mange som kommer

til danmark så jeg synes at den kobling af at

inden for folkeskolerammerne

ikke haft den diskussion om hvorvidt det nye tilbud

for folkeskolen der må være et eller

konsekvensen af radikales politik er

til danmark hvis radikale havde haft de mandater der var afgørende og det ville så have betydet et endnu større pres det er det jeg mener er useriøst at man samtidig kan gå ind for en politik der fører til endnu flere asylmodtagere og

det er en svær situation vi synes den skulle have været håndteret anderledes end den blev vi mener at vi burde indføre et asylstop det ville betyde at vi kunne tage os meget

asylmodtagere om året det er meget mindre end de femogtredivetusind vi tog imod i to tusind og femten

for de børns trivsel og for de børns tarv og for den integration som vi har en forpligtelse til at løfte i danmark så vel som de har i de øvrige

i alternativet er vi dybt bekymrede for konsekvenserne af det her lovforslag og vi undrer os faktisk over hvad det lige præcis er som er det bærende argument bag lovforslaget regeringen skriver nemlig i forslaget at det

af et øget pres på den generelle kommunale service på blandt andet skoleområdet på grund af flygtningesituationen

indgået den her aftale om såkaldte bedre rammer for den kommunale integrationsindsats hvor altså muligheden for de her særlige tilbud er et af initiativerne så bliver jeg bare nødt til at spørge hvori det

de særlige tilbud ikke skal leve op til folkeskolens undervisningstimetal ligger det i at tilbuddene ikke skal leve op til folkeskolens fagrække ligger det i at tilbuddene ikke skal leve op til folkeskolens kvalifikationskrav til lærerne eller ligger det ligefrem deri at man mener at det

integration for sandheden er vel når alt kommer til alt at der absolut intet bedre er ved det her lovforslag set i forhold til de bestemmelser

ikke bare noget vi kun mener i alternativet på nær kl dansk industri dansk arbejdsgiverforening og et par enkelte stykker mere så er samtlige høringsparter

vel at mærke tale om en ganske betragtelig

røde kors danmarks lærerforening red barnet dansk psykolog forening skole og forældre bupl skolelederforeningen børnerådet børns vilkår frie skolers lærerforening danmarks

og flere som imod det her lovforslag

anerkendte organisationer med stor tyngde og troværdighed når det kommer til en faglig vurdering af børns vilkår

alex ahrendtsen var inde på at to og halvfems

siger at det vil påvirke flygtningebørnene negativt hvis de isoleres i særtilbud

grund til ikke at oprette særtilbud uden for folkeskolen er ud fra den betragtning at integration af flygtningebørn bedst sker i tæt kontakt til danske børn alligevel fastholder regeringen lovforslaget

er det jo også blevet nævnt og der er vi meget enige at det her lovforslag

overholder fns flygtningekonvention

skal indrømme flygtningene den samme behandling som den der tilkommer landets egne statsborgere det har jeg så i ministerspørgsmål

det forstås at flygtningebørn skal have samme adgang til gratis undervisning som danske børn

at ministeren vil klargøre for os hvorfor hun ser at de to ting betyder det samme

for mig betyder det to vidt forskellige

det forskningsmæssige belæg og de internationale erfaringer der ligger til grund for det her lovforslag til det har ministeren klart og tydeligt svaret at det ikke har været hensigten at der skulle være et forskningsmæssigt belæg for de særlige tilbud det er da bekymrende det er børn vi har med at gøre

der er flygtet fra krig og elendighed og at man så opretter en mulighed for at lave nogle tilbud uden at der er noget som helst forskningsmæssigt belæg for at de tilbud faktisk kommer børnene til gavn er da dybt bekymrende

spørge os selv hvordan skoledagen bliver for et flygtningebarn som bliver henvist til et særtilbud uden for folkeskolen

og holdt uden for det fællesskab som jeg tror er rigtig vigtigt for lige præcis sådan

at blive holdt uden for det fællesskab som er så nødvendigt

lille størrelse at føle sig som en del af

effekt vil det her have på integrationen på lang sigt det spørgsmål

på fuldstændig samme vis som fru marianne jelved

påstanden om at alternativet såvel som radikale og for den

skyld også enhedslisten ønsker flere asylansøgere til danmark vi ønsker fuldstændig som radikale en fælleseuropæisk løsning

som tidligere ordførere har sagt her fra talerstolen

ligner det en klar eksklusion fra fællesskabet regeringen og kl har forhandlet fordi kl har hævdet og det har jeg stor forståelse for at de har brug for fleksibilitet det bliver så delvis uden for folkeskoleloven

jeg citerer fra § en stykke to i lovforslaget

kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for det særlige tilbuds grundskoleundervisning herunder bevillinger og økonomiske rammer tilbuddets omfang med hensyn til klassetrin elevtal specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand undervisning i fritiden antal skoledage og rammer for klassedannelsen elevernes undervisningstimetal og skoledagens længde det vil sige at alle de regler som skaber folkeskolen er undtaget her

hvis nu ministeren eller regeringen havde foretrukket at vi fik

forhandlet inden for folkeskolens rammer og bidraget til at finde fleksible løsninger det sker ikke

fra tolv elever op til femten og i nogle situationer op til atten og fra

skoleår til

fem skoleår det er jo en markant ændring af modtageklassesystemet

det man kan frygte er at det bliver det der bliver ved med at være der

vi kommer ud af en situation med mange

på den danske skoletradition som er vidt berømt verden over vi får besøg fra nordkorea og alle mulige andre steder der kommer for at se hvordan

vi laver folkeskole vi har et tilbud der hedder

meget generøst en mulighed for at vælge et andet skoletilbud end den

skole og få et gratis skoletilbud det er en mindretalsret

mener jeg heller ikke at vi gør det grundloven egentlig lover vi laver et særligt skoletilbud en særlig situation til nogle særlige børn det er altså ikke det samme som

den her mulighed særtilbuddet bryder med alle de regler der i dag gælder for folkeskolen så kan man ikke komme og sige at det samme tilbud

generøsitet der ligger bag ved

vi havde som sagt gerne bidraget til en løsning inden for loven om folkeskoler og vi ved hvor vigtigt det er

det faktisk sker med tilpasning og indlæring af den kultur de

nye muligheder med pavillioner have afdelinger rundtomkring i kommunen

kan man have afdelinger rundtomkring som er knyttet til den hovedskole

mange muligheder for at skabe større fleksibilitet

de fem er to af dem dansk arbejdsgiverforening og dansk industri

også bemærkelsesværdigt at der er så stærk en advarsel mod at begive sig på den her vej som regeringen gør med et smalt flertal

sige bare for at fjerne enhver form for tvivl at i folketinget tager den radikale folketingsgruppe stilling til lovgivningen

der er ikke nogen uden for folketingssalen der kan bede os om at handle på bestemte måder det kan de godt men vi træffer selv beslutningerne her vi er frit stillet

aftaler som regeringen indgår med en anden part her

indgået og lovforslaget er udarbejdet i første omgang det er stærkt utilfredsstillende vilkår hvis man vil have os med til at lave en løsning på et problem som vi anerkender er en udfordring for det danske samfund

så sad der to polske søskende ved siden af dem en brasilianer så to tyrkere og til sidst sad der tre syriske børn få af dem kunne dansk nogle af dem kunne

flere af dem savnede deres familie deres mormor deres morfar deres onkler en enkelt af dem var uledsaget og savnede sine forældre dem der kom fra syrien havde det rigtig svært en af dem holdt sig for ørerne hver gang der blev slået græs af pedellen ude foran fordi

det kommer til at tage tid at få dem til at lære dansk for det krævede faktisk at man satte sig med dem enkeltvis en efter en og læste op sammen med dem og sagde at det her betyder det her og

med det klasseloft der er i dag

elleve børn der ellers sad der

modtageklasser betyder meget for sf

det er indgangen til folkeskolen for de børn der kommer til landet det er

man sig over for læreren det der sker i modtageklasserne påvirker udlændingebørnenes fortsatte liv i danmark og derfor er det så vigtigt at vi sikrer at de vilkår der er i modtageklasserne er gode derfor kiggede jeg også noget skeptisk da tv tv to lavede en artikel med

finansministeren hvor ministeren sagde at han vil lette integrationen han vil lette integrationen ved at hæve klasseloftet i modtageklasserne til atten

for at få dem til at lære noget så er det ikke at lette integrationen tværtimod det er at gøre den meget meget sværere jeg vil gerne høre børne og undervisningsministeren bruge samme argumentation over for danske børn

det giver dem jo bedre undervisning eller

hvis vi lige hæver det generelle klasseloft i danmark med seks børn

jeg er endnu mere skeptisk over for det lovforslag der ligger her hvor man vil oprette særlige undervisningstilbud uden krav om klassestørrelse uden krav om lærerkvalifikationer uden krav om at undervisningen skal følge folkeskoleloven

ikke integration det er heller ikke inklusion på en dag hvor man har snakket rigtig meget om hvordan man sikrer god inklusion det er eksklusion lige her i danmark af en bestemt gruppe

over det hvordan skal man sikre at de børn bliver godt integreret og at de børn kommer godt fra start når vi ikke ved hvem der underviser dem hvordan skal vi sikre at de kommer godt fra start når vi ikke har nogen idé om hvor mange børn der kommer til at sidde i klasseværelserne med de her særlige undervisningstilbud

på det her med grundloven der står ganske klart i grundloven at alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning

har ret til fri undervisning i folkeskolen det her er det modsatte

helt bestemt gruppe børn og siger desværre vi har ikke råd så vi putter jer over i særlige undervisningstilbud det er jo i mine øjne

ikke nogen af de ordførere jeg har spurgt i dag der kan svare på det så er

ja men det er en ny folkeskole men kan man bare oprette nye folkeskoler som man vil som minister

det mener jeg ikke der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål i det her lovforslag og jeg bed mærke i at

er murene her på christiansborg rigtig tykke

for hvis man tror at det her forslag kommer til at fremme eller lette integrationen så er murene godt nok tykke når to og halvfems procent af borgmestrene inklusive egne venstreborgmestre siger at det her vil skade integrationen og man alligevel ikke vil anerkende at det skader integrationen så er murene godt nok tykke det her skader integrationen det her vil man aldrig acceptere for danske børn

noget af det som ordføreren for socialdemokratiet

er godt nok med alle de her unge vikarer i folkeskolen

gavner det jo ikke eleverne hverken flygtningebørn eller danske børn og derfor har vi også i forligskredsen gjort en målrettet indsats for at der faktisk skal være færre uuddannede

tror jeg ved ikke at sikre dem gode nok arbejdsvilkår

fik nogle af de mange dygtige lærere der går rundt rundtomkring og som ikke er i folkeskolen tilbage til folkeskolen

er tid til forberedelse det tror jeg kunne gøre rigtig meget

lov at sige nu har jeg hørt venstres ordfører og flere andre sige det her med

de pædagoger man burde ansætte hvis man skal holde en nogenlunde normering svarer til cirka to milliard

regeringen jo valgt at indføre et omprioriteringsbidrag på fuldstændig det samme beløb

den akutte situation der er derude

antal betyder noget og hvis man bevæger sig ud i kommunerne uden for murene her

betyder det rigtig meget flygtningestrømmen er historisk høj og situationen er ekstraordinær

hvis den her tilstrømning af flygtninge og flygtningebørn fortsætter

flygtningebørn i løbet af

en hel årgang af helt nye danskere som kommer fra en kultur og et samfund og en opvækst som er meget fjernt

fra mange af deres danske jævnaldrendes samtidig

har mange af de børn og unge som er flygtet fra krig og ødelæggelse uundgåeligt nogle ar på sjælen som kan vanskeliggøre at de kan gå ind i et almindeligt undervisningsforløb fra dag et

er der også et kapacitetsproblem i folkeskolen med lovforslag l en hundrede og halvfems lægger regeringen op til at ændre reglerne således at kommunerne får friere rammer til at etablere særlige undervisningstilbud til tosprogede og det lovforslag bakker de konservative op

situation som landets kommuner står i giver det mening at give kommunerne friere rammer til at løse opgaven og friere rammer til at finde kreative løsninger som stemmer overens med lokale prioriteringer ønsker og behov formålet

eleverne skal opnå personlige sociale og faglige kompetencer som der kræves så de hurtigst muligt kan optages i en almindelig klasse med forslaget

for at etablere tilbud der er målrettet nogle børn og unge som af pædagogiske årsager har behov for et andet tilbud

l en hundrede og halvfems giver kommunerne flere frihedsgrader

kommunerne leve op til ansvaret og bruge lovgivningen konstruktivt

en interesse som som flugter fuldstændig

intentionerne i lovforslaget nemlig at få integrationen til at lykkes bedst muligt ikke desto mindre

også godt tilfreds med at man har fået

foretages en evaluering efter

efter hensigten

andre tilbud

udfordret rammerne for integrationsindsatsen i danmark kigger vi alene på det spørgsmål vi forholder os til i dag nemlig hele børneområdet

sådan at der i to tusind og ni var tre hundrede og fem og halvfjerds flygtningebørn der skulle modtage et undervisningstilbud i danmark tre hundrede og fem og halvfjerds flygtningebørn sidste år var der syv tusind fire hundrede og syv og fyrre kls forventninger er at det tal fordobles i år så der er op mod femtentusind flygtningebørn bare i år der skal have et undervisningstilbud

at det må de ligge og rode med ude i kommunerne og når kommunerne beder om fleksibilitet så

i folketinget der har vi fra regeringens side valgt at sige at når kommunerne beder om fleksibilitet til at løse den kæmpe opgave der ligger i at integrere så mange børn og sikre dem et undervisningstilbud så har vi også en forpligtelse til at lytte og også kigge på hvordan vi så kan være med til at sikre en fleksibilitet uden at gå på kompromis med kvaliteten i tilbuddene fra regeringens side anerkender vi fuldt ud at modtagelsen af de mange flygtninge

det handler ikke kun om ressourcer det handler også om organisering af tilbuddene det handler om rekruttering af kvalificerede medarbejdere det handler også

skal håndtere den her opgave

mange kommuner som bare for få år siden ikke havde en eneste modtageklasse og som lige nu står både med halvtreds og hundrede børn der har behov for et undervisningstilbud

på den baggrund at regeringen har valgt at indgå en aftale

for at imødekomme kommunernes bekymringer

ønsker om mere fleksible rammer for modtagelse af det store antal flygtninge og det store antal flygtningebørn aftalen har til formål at sikre at kommunerne får den fornødne fleksibilitet i rammerne for deres integrationsindsats ikke at man bare kan gå på kompromis med indsatsen ikke at man ikke skal løfte integrationsopgaven ikke som nogle af ordførerne siger at man bare kan lave kortsigtede løsninger som så både personligt menneskeligt og økonomisk vil have konsekvenser efterfølgende så

vi vil ikke være med til at sikre at vi kan løse opgaven

herinde langt væk fra den konkrete kommune hvad enten det er radikale det er

med kommunernes landsforening og imødekomme de ønsker de har og jeg er rigtig rigtig glad for

og det konservative folkeparti som har

har valgt at tage ansvar og bakke op om lovforslaget

er synes at det er rart at opleve at hvis man støtter at der skal være mere fleksibilitet så bliver man med det samme

der ikke går op i at flygtningebørnene skal have et ordentligt undervisningstilbud

en sort hvid diskussion men faktisk forholder

vi har lyttet til de høringssvar der er givet vi har lavet adskillige justeringer af lovforslaget

og med det konservative folkeparti socialdemokraterne har peget på behovet for at man havde en decideret solnedgangsklausul for netop at understrege det ekstraordinære i lovforslaget

om at lukke øjnene for at der kan være bekymringer

de femtentusind børn der har behov for et undervisningstilbud i år bare forsvinder og

at forbedre kommunernes muligheder for lokalt at organisere det indledende grundskoletilbud til tosprogede

hvor vi gør opmærksom på at danmark er det eneste land i skandinavien hvor der er klasselofter

jeg generelt mener at så er det fordi man har en dårlig kvalitet i tilbuddene i

sverige i andre af de skandinaviske lande når man

at sige at fordi der er partier der vælger at støtte det her lovforslag

ligeglade med kvaliteten jeg er af den opfattelse at vi i danmark såvel som i de øvrige nordiske lande alle sammen kæmper med at også de eksisterende tilbud

jeg kigger ud over vores modtageklasser

og de tilbud de har i dag at jeg så tænker de bare helt perfekte der er ikke nogen problemer forbundet med dem men når jeg lytter til alternativets det radikale venstres sfs enhedslistens og til dels også dfs ordføreres taler i dag synes jeg at man skøjter hen over at der også kan være udfordringer i dag når man ligesom siger at al ændring fra i dag må være til det dårlige der ligger et litteraturstudie alternativets ordfører spurgte til forskning det jo ikke forskning der ligger til grund for det her der ligger et litteraturstudie som rambøll har udformet vi har også diskuteret det i samråd i udvalget som peger på at der jo ikke er én model

sådan er fire typer af modeller hvor det lovforslag som vi behandler i dag vel kan karakteriseres som den model der kaldes model a det eneste det her litteraturstudie fraråder direkte er det der hedder model d nemlig en direkte integration i folkeskolen derfor må jeg bare sige

eneste der frarådes direkte derudover bliver der peget på at

deres fordele hver deres ulemper hver deres muligheder og det synes jeg

mere fleksibilitet til kommunerne sådan at man ikke nødvendigvis siger at der kun er en type tilbud jeg tror snarere at man kunne frygte at hvis man ikke giver kommunerne fleksibilitet

være model d der er gældende meget snart nemlig en direkte integration i normalklasserne uden nogen former for støtte fordi man ikke har et ønske om at skabe fleksibilitet vi vil gerne skabe fleksibilitet og

et flertal i folketinget der vil bakke op om at give

lovforslag som vi behandler

være en oprettelse af discountmodtagelsesklasser men det giver kommunerne en mulighed for at oprette særlige kommunale tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge uden for rammerne af folkeskoleloven og ud fra pædagogiske begrundelser og ud fra en vurdering af de ikke uvæsentlige sprogsstøttebehov de børn kan have nogle af de børn er ekstremt traumatiserede og kan sådan set have behov for at der er nogle andre rammer omkring deres undervisningstilbud end det man kan tilbyde i en folkeskole

til den ordinære undervisning i folkeskolen og som socialdemokraternes ordfører og også konservatives ordfører og andre har sagt

jo være naturligt at man også har en meget meget tæt tilknytning til folkeskolen fordi målet

at de inden for maksimalt to år skal ind og gå i en almindelig

hundrede og ni og firs der ligger til udvalget hvor der klart bliver redegjort for hvorfor det ikke er i strid med grundloven

gå ned til distriktsskolen en anden skole spørge skolelederen

niveau der skal til for at kunne blive optaget

det er jo så op til den pågældende skoleleder at vurdere om det pågældende barn integreres direkte ind i en klasse eller om man netop som kommunen har anvist har behov for et særligt undervisningstilbud de frihedsgrader som kommunalbestyrelsen får ændrer naturligvis heller ikke ved at undervisningen skal stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre at det

har vi haft en god dialog også med partierne og den solnedgangsklausul som blandt andet socialdemokraterne

indgår synes jeg sådan set er med til at understrege

er et ekstraordinært initiativ i en ekstraordinær situation

det er vigtigt at fremhæve at en evaluering af loven i foråret to tusind og nitten netop vil give et godt grundlag for at vurdere hvilke erfaringer vi så har har gjort os i forhold til

set også godt kunne være at man i kommunerne kunne finde nogle rigtig gode modeller måske nogle modeller som er bedre end det vi oplever i dag i forhold til hvordan de sikrer et ordentligt modtagetilbud for for børn og unge

jeg glæder mig til debatten i udvalget

komme sådan væk fra de her sort hvide synspunkter og ned i hvad det egentlig er for en udfordring vi står over for

jeg mener ikke at alternativet bare er at lade som om der ikke er op mod femtentusind børn der har behov for et undervisningstilbud

må man også gå ud fra at man vil integrere dem rigtigt og integrere dem godt kan ministeren så garantere at det her lovforslag

om særlige tilbud ikke forringer asylbørnenes sprogkundskaber forringer asylbørnenes integrationsmuligheder og kan ministeren garantere at det ikke kommer til at gå ud over danske børns undervisning når disse asylbørn efter at have været i de her særlige tilbud kommer ud i klasserne det er en garanti under

kan sige at alting fungerer perfekt i dag

set at man med mere fleksibilitet i kommunerne godt kan organisere nogle kvalitativt gode tilbud til de børn der kommer hertil og som har et ikke uvæsentligt støttebehov som netop vil sikre at de inden for maksimalt to år

det er det der er tanken bag lovforslaget og det er det

som kommunerne skal leve op til

kommunerne og kommunalbestyrelsen som jeg sagde som skal sikre at det her undervisningstilbud

det er helt fra starten at de skal lære det danske sprog og det er ikke et særlig let sprog nogle af dem har sågar

traumer nogle af dem savner deres familie

jeg vil bare spørge når man nu hæver klasseloftet

man for eksempel hævede det med seks elever mener ministeren så ikke at det

bare høre igen hvis nu vi sammen ministeren og jeg selv

kommer fra de samme lande og derfor kan vi se at nogle af modtageklasserne kommer til at bestå af børn som har det samme sprog som

i høj grad også har eksisteret i en tid hvor der kunne sidde børn med meget forskellig sprogbaggrunde det er derfor vi har sagt at der hvor det pædagogisk vurderes

flere af ordførerne sagde at hvis man hævede det

falde fuldstændig fra hinanden at gøre opmærksom på at danmark er det eneste land i skandinavien hvor vi har

det forudsætter at skolelederen mener at børnene har det rigtige niveau men så har de jo fortsat ikke

ret der kan bringe dem op på det

set det det her lovforslag i høj grad forsøger at imødekomme og der har jeg bare tilladt mig at sige at man jo godt kan vælge ikke at lytte til at kommunerne har peget på at

har behov for fleksibilitet til netop at kunne tilrettelægge et ordentligt tilbud til de børn

uvæsentligt sprogstøttebehov

de regler der er i forhold til anvisning til en anden skole

der gælder på andre områder og som det fremgår

mange modeller der er også mange modeller der bliver brugt med succes i andre lande som man kan drage nytte af og som man kan inddrage i kommunerne

organiseringen af tilbuddet derfor synes jeg heller ikke det vil være rigtigt at sige at det kun er én type model man skal have hvis jeg kigger rundt og hvad der sker lige for tiden i kommunerne

hørsholm der integrerer direkte ind i klasserne og der er andre kommuner der beder om at man kan få det her særlige tilbud hvis vi tager nogle af høringssvarene nogle af dem som alternativets ordfører behændigt ikke nævnte men som også peger på at det er positivt for eksempel fra socialpædagogerne eller landsforeningen af ungdomsskoleledere

jo at der i helsingør og det fremgår også af litteraturstudiet faktisk allerede i dag er en organisering i ungdomsskoleregi for nogle af de

lidt ældre flygtningebørn og det er der vi har lagt op til at der skal være fleksibilitet og ikke kun én model valgt herindefra af

netop at give fleksibilitet til kommunerne i forhold til organiseringen af

kigger ud på vores frie skoler som har de samme krav til kvalifikationer som det der ligger i lovforslaget

jo ikke sådan at jeg tænker at det er et discounttilbud at det er et dårligt tilbud

ikke det jeg tænker jeg mener sådan set at vi med det her lovforslag sikrer en fleksibilitet der også fremadrettet kan sikre at kommunerne kan løfte opgaven på en kvalificeret måde og det er kommunerne og kommunalbestyrelserne der skal sikre at det står mål med hvad der sker i folkeskolen og skal sørge for

andetsprog så er det jo en meget stor opgave hvis der skal fastholdes en kvalitet og når så fleksibiliteten i virkeligheden går på det som jeg

at man ophæver reglerne om klassetrin elevtal undervisning i fritiden antal skoledage rammer for klassedannelse elevernes undervisningstimetal og skoledagens længde

her så kommer den næste gruppe i to timer om dagen er det den type

eller hvori består fleksibiliteten når man ophæver alle de bestemmelser der danner folkeskolens indhold

hvor man sikrer at man kan give et kvalificeret undervisningstilbud til børn og unge jeg synes vi skulle imødekomme kommunernes ønske om større fleksibilitet fordi der netop i forhold til den her gruppe børn som er særlig sårbare nogle af dem også med traumer kan være behov for at der også bliver tilknyttet nogle andre personer

kun er lærerne der er omdrejningspunktet for det

imod lovforslaget det kan være psykologer det kan være en gruppe

som det er i folkeskolen så får man dårlig kvalitet der tillader

der ligger til grund for lovforslaget er de samme regler om kvalifikationer der ligger til grund for de frie skoler og når jeg kigger ud over vores friskolelandskab

dårlig kvalitet og ikkefungerende undervisningstilbud

parallellen det har ikke noget at gøre med at det er det samme men man kan ikke tillade sig at sige

set godt kan lede frem til nogle

i folkeskolen har forældrene så krav

at få deres barn i folkeskolen

og det vil jo blive efterprøvet hvis man bliver henvist til et skoletilbud og så som forældre siger vi ønsker ikke det her for venlige mennesker har gjort os opmærksomme på

at grundlovens § seks og halvfjerds siger at vi har ret til et tilbud i folkeskolen kan kommunen så sige nej i har ikke ret til et tilbud i en folkeskole eller er de nødt til at droppe deres henvisning og acceptere

sprogstøttebehov i forhold til nogle nogle

et andet sted og så vil det jo være den pågældende skoleleder der skal vurdere om det barn har de kvalifikationer

skal køberne af transportydelserne der ofte er store og vigtige spillere på markedet også have et incitament til at vælge samarbejdspartnere i transportkæden der overholder de gældende regler ved en ændring af godskørselsloven i to tusind og tolv fik politiet mulighed for at tilbageholde både danske og udenlandske trækkende enheder også kaldet trækkere hvis der udføres godskørsel i strid med godskørselslovgivningen eller eu

om godskørsel for eksempel cabotagereglerne tilbageholdelse af trækkeren kan ske indtil det ulovlige forhold er bragt i orden tilbageholdelsen af trækkeren kan endvidere ske indtil bøden er betalt eller der er stillet sikkerhed for betaling det er altså trækkeren vi taler

det vi behandler i dag vedrørende tilbageholdelse af hele vogntoget disse forslag kunne ikke skaffe et flertal her i salen justitsministeriet oplyste i forbindelse med de tidligere forslag fra enhedslisten at tilbageholdelse af hele vogntoget rejser en række retssikkerhedsmæssige spørgsmål det gælder blandt andet i relation til det grundlæggende princip om proportionalitet da bøderne vil kunne dækkes af værdien af selve trækkeren der allerede i dag kan tilbageholdes endvidere er der et hensyn at tage til ejeren af den last der måtte være i vogntogetpåhængsvognen jeg kan endvidere fremhæve spørgsmålet om erstatning hvem skal dække et eventuelt tab hos den der har betalt for at få sine varer fragtet hvis tilbageholdelsen af hele vogntoget giver anledning til det ifølge forslaget løses dette ved at godset ikke er omfattet af tilbageholdelsen men rent praktisk kan det være vanskeligt at omlægge gods fra én påhængsvogn til en anden på landevejen

en rasteplads da der allerede i dag findes de nødvendige redskaber for at sikre betalingen af bøder for overtrædelse af godskørselslovgivningen

der ikke skal indføres regler der er retssikkerhedsmæssigt betænkelige mener jeg og regeringen

det trækkende køretøj trækkeren og så kan man se om man kan få indløst sin bøde

men det giver jo ikke noget incitament for speditører eller transportkøbere

det der er hele formålet med det her forslag derfor

ikke rigtigt at man nødvendigvis kan se på de juridiske

er svær at gennemføre i praksis for det kan således være meget svært at bevise at speditøren har kendt til den ulovlige cabotagekørsel og justitsministeriet har jo tidligere vurderet at indførelsen af en mulighed for at strafforfølge speditører i et videre omfang

hvor speditøren ikke har haft en reel mulighed for at sikre sig mod at en vognmand udfører ulovlig cabotagekørsel

speditøren så må jeg bare til sidst gøre opmærksom på at justitsministeren har fundet det retssikkerhedsmæssigt betænkeligt

tværtimod set at speditører og transportkøbere altså dem der får fragtet deres gods jo vasker deres hænder når situationen opstår og vi har set situationer med stakkels bulgarske og rumænske chauffører der må vandre på motorvejen så

betale og det har speditøren og transportkøberen

vores opfattelse at det er fornuftigt hvis transportkøberen eller speditøren gives

at tage et medansvar for at vognmanden ikke bryder de regler som vi i fællesskab har sat op for transportbranchen

formentlig også blive mindre og det vil så påvirke transportbranchen i en positiv retning overordnet set er

såfremt det vedtages vil kunne styrke indsatsen mod lovovertrædelser på de danske veje

ikke kan støtte et forslag hvis den nærmere granskning i udvalgsarbejdet viser at der fra ministeriets side kan løftes alvorlige og seriøse juridiske betænkeligheder her tænker jeg også ministeren tidligere

godsejeren eller modtageren hvis gods mister sin værdi i forbindelse med tilbageholdelse af et vogntog eller i forbindelse med omlæsning af godset

der direkte har brudt loven selv om man nok i visse tilfælde kan diskutere om speditøren er medvirkende til et eventuel lovbrud hvis vi taler om ulovlig cabotage

fra enhedslisten at man kan løse ved at læsse godset over i en anden vogn da det kun er selve vognen

der tilbageholdes jeg må da tilstå at jeg kan se visse udfordringer ved den løsning man kan

tænke på transport af levende dyr eller letfordærvelige madvarer de spørgsmål skal vi selvfølgelig have styr på

det er væsentligt at vi bør skelne til de svenske erfaringer hvor man har indført en lignende mulighed

vi eventuelt kan lade os inspirere hvis det viser sig at ændringerne af reglerne i sverige har været effektive og vi bør også se

socialdemokraterne er som udgangspunkt positive

til forslaget når udvalgsbehandlingen har afdækket hvorvidt forslaget har de negative juridiske bivirkninger som

en større eksperthøring hvor også justitsministeriets embedsmænd på den ene eller anden måde indgår

støder på på modstand

hvad nu hvis det er levende dyr ja men det er sandelig

det der er meningen det skal være besværligt det skal være dyrt så der bliver det der incitament incitament for transportkøberen i første omgang og speditøren til at sige

en bil fyldt med enten høns eller levende grise på en rasteplads det kunne jeg godt

jeg er enig i intentionerne med det her

er ingen tvivl om at den præventive virkning og jeg tror det

at kigge på alle de midler der kan være med til

og det her kunne måske være et middel til det men vi skal lige have belyst de sådan helt juridiske spidsfindigheder i det

hvile tids reglerne eller cabotagereglerne

for omtrent et år siden stod jeg også her på talerstolen og argumenterede imod et stort set identisk forslag fra enhedslisten og nu har enhedslisten fremsat det på ny og i øvrigt var der også et tilsvarende forslag i to tusind og tolv

venstres konklusion er den samme som de tidligere gange

for at holde justits på tungvognsområdet på vejene i kraft af tidligere opstramninger i lovgivningen har politiet allerede i dag mulighed for at tilbageholde både danske og udenlandske trækkende enheder i forbindelse med lovovertrædelser indtil der er stillet sikkerhed for bøderne

af oplever politiet også at de nuværende regler er dækkende for formålet med tilbageholdelsen nemlig at der

sikkerhed for betaling af bøder ydermere har justitsministeriet i forbindelse med tidligere forslag fra enhedslisten sået tvivl om forslagets retssikkerhedsmæssige implikationer spørgsmålet er for eksempel behandlet i rapporten fra cabotageudvalget i to tusind og tretten justitsministeriet udtalte i den forbindelse følgende når det gælder tilbageholdelse af hængerenhele vogntoget rejser det en række retssikkerhedsmæssige spørgsmål det gælder blandt andet i relation til det grundlæggende princip om proportionalitet da bøderne vil kunne dækkes af værdien af den del af vogntoget der allerede i dag kan tilbageholdes altså selve lastbilen endvidere er der et hensyn at tage til ejeren af den last der måtte være i

er enig i at det vil være uproportionalt og retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at tilbageholde hele køretøjet rent praktisk

gennemførligheden af forslaget ifølge forslaget skal godset undtages tilbageholdelsen for at undgå at kunden uretmæssigt fraholdes fra at få leveret sit gods i praksis er det dog mildest talt vanskeligt at omlæsse gods midt på landevejen eller på en rasteplads

justitsministeriet men der skal

at sikre at alle i transportkæden arbejder for de ordnede forhold som også ordføreren

at også speditører og transportkøbere arbejder for at der bliver ordnede forhold og det må vi i

i virkeligheden langt hen ad vejen er omdrejningspunktet når vi snakker landevejstransport alligevel

det til den enkelte bulgarske vognmand eller

bulgarske chauffør at stå med håret i postkassen ude på landevejen når han er blevet taget

transportkøberen vasker hænder

for at få bøden fra den bulgarske vognmand men hvorfor ikke disciplinere branchen

trækkere

så synes vi heller ikke at der er tale om den

proportionalitet som allerede nævnt som man altid må forvente i et retssamfund mellem mulig lovovertrædelse

mangler sine varer så

med gods men dog således at man selvfølgelig til enhver tid kan få sit gods det skal så bare læsses om

et incitament for den pågældende transportkøber som har sine varer der skal fragtes eller den speditør som i virkeligheden organiserer hele transporten til

fat i en vognmand der bare har orden i sagerne vi skal ikke belave os på

køre ulovlig cabotage eller overtræde køre og hviletidsbestemmelserne

ikke have den konsekvens at sådan en speditør eller

transportkøber vil tænke sig om for at sige det rent ud

i alternativet noterer vi os særlig at forslaget i sin karakter forhåbentlig vil få en præventiv

idet en involvering af flere led i led i transportkæden kan skabe et medansvar så i alternativet

tredje gang bliver fremsat for drastisk der gives ganske vist mulighed for omladning det er ikke en ren konfiskation af

omladning midt på en rasteplads af mærkeligt gods finder jeg

ærlig talt en smule bizar så jeg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

form for incitament for også andre led i transportkæden nemlig speditører og transportkøbere især speditørerne er jo helt centrale når der tilrettelægges sådan en transport

hvis man siger at nu er der altså en konsekvens af at i ikke bidrager til gode forhold på landevejene hvorfor skulle speditører

jeg forventer selvfølgelig at danske speditører

men det er næppe dem vi kommer til at ramme ved hjælp af den her foranstaltning

men det kunne være spændende under udvalgsarbejdet om man kunne komme med helt andre muligheder for at sikre at al den transport der foregår i danmark foregår efter reglerne det

det har vi jo altså set en række eksempler på

politiet har tilbageholdt et køretøj og har forsøgt at få inddrevet bøden eller få stillet garanti for bøden og hvor både speditører og transportkøbere vasker deres hænder i den situation det må den udenlandske vognmand

at det er de nok ikke alle sammen de satser først og

kunne tilbageholde hele vogntoget vil få en effekt med det samme i hele branchen luskede firmaer der overtræder regler for transport og holder chauffører som nogen der minder om moderne slaver skal disciplineres gennem et stærkt opsøgende arbejde fra fagbevægelsen øget indsats

politiet og efter sfs opfattelse også gennem en opstramning af loven sf kan støtte

at være med til at sikre gode løn og arbejdsforhold for

en fair konkurrence som bekendt er transportbranchen og ikke mindst lastbiltransportbranchen en en branche der konkurrerer

og der er ingen tvivl om at man bruger chaufførerne

som konkurrenceparameter og

været inde på på mange af problemstillingerne i

redegøre for

rigtigt at vi med det her forslag forsøger at gå efter i gåseøjne vil jeg så gerne understrege bagmændene

altså andre led i transportkæden end lige de udenlandske vognmænd og chauffører

har mulighed for at klampe som

når man klamper et køretøj i sverige så kommer der sådan en hjullås på og så kan det der køretøj ikke køre nogen

fremført tidligere når enhedslisten har været fremme med det her forslag det var sådan set også grunden til at vi har bedt om at få det her ekspertmøde og jeg er glad for

fra socialdemokraterne og dansk folkeparti om at

ingen tvivl om at i samme øjeblik det er rejst som en problemstilling er det selvfølgelig et problem men spørgsmålet

en lovændring til og det kan godt være en lovændring af

godskørselsloven på lige fod med det vi besluttede besluttede at tilbageholde køretøjet

juridiske problemer med så er der hele spørgsmålet proportionalitet og så videre

det medvirkeansvar som man jo også kan gøre gældende og som er ganske vanskeligt at gøre gældende hvis man tager det efter straffelovens

om man mener at speditører transportkøbere og

færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt

mange udenlandske chauffører som kører cabotagekørsel

kører tredjelandskørsel eller international kørsel vi ved at

jeg mener at hvis den danske transportbranche kunne bidrage til at det det kunne blive bare noget bedre

vi snakker cabotagekørsel som jo er

muligheder for at vi kan blive enige i hvert fald er vi enige om at få det her

vi igen i tidsnød i forhold til folketingets deadline for for sommerferien

og så må vi jo prøve at få indkaldt til et større ekspertmøde hvor også justitsministeren og hans embedsmænd giver giver møde så vi kan høre deres mere betydelige indvendinger og

koncept udføres i overensstemmelse med taxiloven og øvrig relevant lovgivning forslagsstillerne mener at den kørsel uber udfører fører til konkurrenceforvridning tærer på skatteindtægter og går ud over trafiksikkerheden jeg er naturligvis enig i de formål der her er nævnt taxierhvervet bør ikke udsættes for ulovlig konkurrence fra kørsel der har karakter af taxikørsel og staten bør ikke unddrages skatteindtægter og der skal

ikke foregå kørsel der går ud over trafiksikkerheden lad mig herefter sige at oprettelse af en taskforce til kontrol af en enkelt virksomhed og dens tilknyttede aktiviteter forekommer vidtgående derudover kan jeg ikke se hvad en sådan en taskforce skal bidrage med som ikke allerede sker i dag jeg har en grundlæggende tillid til at landets myndigheder løser deres opgaver bedst muligt og at de arbejder sammen når det er nødvendigt trafik og byggestyrelsen har som jeg tror de fleste der er til stede her i salen er bekendt med anmeldt uber til politiet samme dag uber etablerede sig i danmark justitsministeriet har

ifølge politiet anvender deres egne biler og at der ikke er særlige kendetegn

uberkørsler bliver derfor i dag konstateret i forbindelse med almindelige rutinemæssige kontroller eller ved andre målrettede færdselsindsatser for eksempel vedrørende lygter eller kørselsfejl politiet gennemfører således ikke færdselsindsatser specielt målrettet uberchauffører jeg ved da også at københavns politi frem til den niogtyvende marts har sigtet i alt syv og tredive personer i forbindelse med uberkørsler om de seks verserende straffesager mod uberchauffører kan jeg oplyse at sagerne har været behandlet ved københavns byret den seksogtyvende april i år så vidt jeg har forstået er sagerne blevet udsat dels fordi retsmødet trak ud over den tid der var afsat dels fordi

for snævre rammer for erhvervet til at erhvervet har mulighed for at udvikle sig

og kunderne kan få mere varierede serviceydelser branchen ønsker derfor selv en ny taxalovgivning jeg har indkaldt alle transportordførere til et møde i morgen

mulighederne for en ny regulering sammenfattende vil jeg

at det ikke er min vurdering at der er behov for at oprette en taskforce regeringen kan således ikke støtte beslutningsforslaget og indstiller forslaget til forkastelse men jeg vil sige meget direkte at jeg ser frem til det møde vi

og jeg håber at alle ordførere har

og mulighed for at møde op og at vi der kan prøve at finde en model sammen med

vi kommer videre det tror jeg til gengæld vil bringe os

den vej som jeg også forstår at flere af forslagsstillerne

at vi skal gøre alt hvad vi kan men det bør ske ved at vi drøfter netop de forslag der er kommet

i den der forretningsmodel kører man uden tilladelse og uden at opfylde de krav til både chauffører

som vi ellers stiller når vi har at gøre med

forhandlingerne om en ny taxilovgivning munder ud i

der ikke skal stilles krav til personbefordring i det her land og så længe der bliver stillet bare det mindste krav

vil uber jo overtræde den lovgivning

uber overtræder i dag alle regler og love og

synes jeg det er meget fornuftigt når man siger nu vil gøre en en ekstra indsats der er trods alt tale om

i københavn og det kan allerede mærkes

man jo bare forelægge vedkommende et bødeforlæg og så var den

retssag af en eller anden mærkelig årsag og man kan jo kun opfatte det som et forsøg på at trække tingene i langdrag men

her er der tale om at man kører i strid med alle regler det er jo derfor at trafikstyrelsen i sin tid politianmeldte

og og derfor mener vi jo altså at der er behov for at sætte ind for at få stoppet det her når det nu har

men der er også en række andre problemer der er noget der hedder haxi og der er også pirattaxaer

bandekriminelle som har kørt hvad der kan betegnes som

vi oplever også at der blandt

rigtige taxachauffører om man så må sige er en meget stor bekymring

kunne fortsætte med at leve af at køre taxa

er heller ikke nogen hemmelighed at hele spørgsmålet om at man kunne lave en taskforce

få monitoreret hvad der sker på

og måske også få politianmeldt de steder hvor der

noget vi fra socialdemokratisk side selv har nævnt som en mulighed det var sådan

taskforce den taskforce

dengang var en taskforce der havde et mere bredt

sigte det var en taskforce der skulle monitorere og gribe ind over for alle de problemer der måtte være på

andre aktører på markedet end lige specifikt

stor sympati for det beslutningsforslag der er blevet lagt frem her af de tre partier der er gode

forhandle med regeringen om den fremtidige taxalov hvor vi

ud over den nye taxalov

den nugældende taxalovgivning det er noget vi gerne vil tage med til de forhandlinger der er i morgen i transportministeriet klokken

et klarere regelsæt det forløb vi har været igennem med domstol og andet i forhold til

med stor tydelighed at det er svært at tolke de her ting så hvis man kan få skåret mere tydeligt ud i pap

vi synes at det var rigtig positivt det vi også tager med til forhandlingerne er at vi vil have et regelsæt der

sikrer at vi har ordnede forhold i taxabranchen

leve med den sociale dumping der foregår i øjeblikket så vi vil have social dumping med som et

der jo en masse andre årsager til at diskutere ny taxalov

handler om social dumping og

dansk taxi råd og andre har ønsker om at man kan lave aktieselskaber og en række andre ting så de forhandlinger vil vi vi gå konstruktivt ind i det er så klart

kommer vi til at fortsætte ad beslutningsforslagsvejen og vi ser godt for os at vi i udvalgsarbejdet kan arbejde sammen med enhedslisten socialistisk folkeparti og dansk folkeparti om det her men det bliver så i udvalgsarbejdet vi kunne godt forestille os at vi kunne lande på

hvor vi så også får lejlighed til at brede den her taskforce ud sådan

at man ikke har et sigte kun på et enkelt firma men også kan brede det ud på de problemer der ellers måtte være i

positive over for mange tanker i det her

effektiv håndhævelse af den danske taxilov og betaling af skat blandt andet ved nedsættelse af en

egentlig der er sket siden da vi fremsatte

den jo lige til højrebenet hvis man vil bekæmpe social dumping inden for

og andet og ikke ikke pinpointer et enkelt

problemet er der kan være meget store problemer med det pågældende firma det slet ikke udelukke men der er altså også andre

bandekriminelle og andet og det er det vi gerne vil have med vi siger mange positive ting om det her beslutningsforslag og vi nævner også

partierne bag dette beslutningsforslag

tale sammen om de her ting vi tror der er meget mere der samler os end

ville være meget ked af hvis enhedslisten

skabe splittelse i forhold til hvad der der er målet nemlig at bekæmpe social dumping

af værste det handler både om løn og arbejdsforhold om vilkårene for de som

nogen som helst krav til hverken biler chauffører eller vognmænd i i det

os væk fra hinanden herre henning hyllested valgte selv at læse den vedtagelsestekst op som alternativet og

fremsatte for nogle uger siden og der fremgår det jo helt tydeligt at det

skal bekæmpe skattesnyd og social dumping men en mere generel taskforce og ikke en taskforce målrettet et specifikt

samarbejde med enhedslisten om at sikre ordnede forhold i taxabranchen og det kommer vi til at gøre i udvalgsarbejdet men i første omgang

det altså via de her forhandlinger at vi vil prøve at få vores indflydelse

så nu og her med at skære ind til benet

socialdemokratisk opbakning

endnu mere med og så ikke kunne støtte noget der trods alt er

til kommende taxaforhandlinger jamen det er jo her og nu

nogle vage formuleringer om at det er noget man måske vil tage op i forhandlingerne med regeringen

lige mens vi taler jeg kan ikke helt forstå det med at det

vi har et skarpt tilskåret forslag skulle

endda også står fra enhedslistens side og læser vores tekst op og sfs herre karsten hønge

så alligevel vælger at lave et beslutningsforslag som lige

at have med i forespørgselsdebatten det her med

kan forhåndsdiskontere hvad der ligesom sker ved en domstol og andet og pege et enkelt firma ud

nu er vi nødt til at sige at ja lad os lige kigge på det i udvalgsarbejdet og så skal vi altså i øvrigt også forhandle der har vi altså valgt at tage med at vi vil have en bedre håndhævelse også af den nugældende lov

vi handler på det her fra socialdemokratisk side vi

skal være bedre forhold lad os nu samarbejde om det

få med i de forhandlinger vi starter i morgen at håndhævelsen skal være langt bedre end det der har været tilfældet indtil nu og hvis vi får et lovsæt som er nemmere og klarere at forstå end det der har været tilfældet nu hvor uger og måneder og halve og hele år er gået og hvor intet er blevet afklaret så kan det altså også være at foretrække vi er meget optaget af at bekæmpe det utøj der

underminering af danske løn og arbejdsvilkår vi er fuldstændig enige om det

at metoderne er lidt forskellige men lad os nu samarbejde omkring det her lad os holde sammen så dem der vil underminere

det her har intet med at lave en ny taxalov at gøre

er pivhamrende ulovligt

må rette mig hvis det pludselig er blevet legalt at køre uden

et taxaførerkort der er så mange ting i det her det er fuldstændig sammenligneligt med piratkørsel men hvis det kræver et ændringsforslag til

det formuleret lidt mere bredt så det ikke kun er uber vi går efter

møder op i morgen til taxaforhandlingerne for ud over de kæmpestore udfordringer der er med

hvor der er problemer med pirattaxakørsel så er der altså også en masse andre ting der er nødvendige at få gjort for at få en mere tidssvarende

taxalovgivning der håber jeg meget at den konstruktive og imødekommende tilgang som herre kim christiansen netop præsenterede her

og mere tidssvarende taxalovgivning

er jo at der skal være ordnede forhold

de her taxaforhandlinger og der håber vi på at få opbakning fra dansk

sikre ordnede forhold og fair konkurrence på transportområdet og det gælder selvfølgelig også inden for den erhvervsmæssige personbefordring

afklaring ved byretten på de verserende sager

erhvervsmæssig personbefordring og det er selvfølgelig nu vigtigt at udvise rettidig omhu for at sikre at tingene sker i den rigtige rækkefølge så vi har altså én sag der handler om den nugældende lov skal håndhæves og det er en opgave for politi og domstole og det

kører sin gang så har vi det fremadrettede og der er jeg helt enig med socialdemokraterne i at vi også

skal have en modernisering af taxilovgivningen det efterspørger taxibranchen med rette

ny dynamik i taxierhvervet som sikrer en fair konkurrence og som også sikrer en god taxidækning både i byerne og på landet det er også

vi ikke må glemme i den her forbindelse også her

startende i morgen klokken femten

hvordan vi sikrer et godt grundlag

erhvervsmæssige personbefordring i danmark hvor vi ser ind i fremtiden

nogle grundlæggende regler der skal respekteres af alle

man betaler skat tryghed for passagerer osv

så derfor er det vigtigt at vi ser de her to elementer i sagen håndhævelsen af den nuværende lov som

politi og domstole og det fremadrettede som starter i morgen klokken femtende venstre kan ikke støtte dette

at der betales skat af indtægten og der vil være en lang række andre

på en måde så vi giver plads og rum til ny teknologi nye måder at organisere sig på

for branchen så vi sikrer dynamikken

vi sikrer at der er fair konkurrence og ordnede forhold

med en ny taxalovgivning så er der jo ikke plads til uber

komme det eksisterende problem i forhold til den nugældende taxalovgivning

har vokset sig så stort

problem nu og her for de taxachauffører som i dag forsøger at få et levebrød ud af at være

vi laver en ny taxalov og så må de operatører der er jo se om de kan tilpasse deres forretningsmodel

de ikke noget at gøre her kan de tilpasse deres forretningsmodel så de overholder loven så er de

de to tidligere forslag til vedtagelse som blev fremlagt i forbindelse med vores

jo være gået ind i processen dengang og have været med til at formulere beslutningsforslaget det blev socialdemokraterne rent faktisk indbudt til der var

så også forventet at man naturligvis kunne stemme for beslutningsforslaget når det foreligger jeg må igen spørge hvad er det egentlig der er sket

diskussionen i forbindelse med

også ordføreren herre rasmus prehn har deltaget både før og for den sags skyld også efter

meget opsatte på at være med til at bekæmpe social dumping inden for for taxibranchen og så kan man jo snakke meget om at der er andre selskaber haxi så vidt jeg ved har de indstillet deres

virksomhed og så forekommer der almindelig piratkørsel det har

set altid gjort men vi ved jo alle sammen at det er uber der i dag er problemet det er uber der er kommet til siden

november to tusind og fjorten som har vokset sig kæmpestore som i dag nu og her udgør et problem for taxibranchen men det udgør jo et konkret problem for chauffører og vognmænd der må se deres indtægter falde om jeg så må sige dag for dag eller i hvert fald weekend for weekend man hiver så at sige penge op af lommerne på dem der i dag

inden for taxibranchen og der er det fuldkommen uforståeligt at socialdemokraterne ikke bare vil være med til at lave en dedikeret og fokuseret indsats i form af en taskforce det ville man under

fokuseret indsats som vi også kender det fra byggebranchen

godt kalde det taskforce indsatsgrupper som består af arbejdstilsynet politi og skat her vil vi så sige at

trafikstyrelsen der deltog det er uforståeligt for et parti som påstår at de varetager lønmodtagernes interesser at man ikke her vil være med til en effektiv bekæmpelse af social dumping i det her tilfælde altså

nogen færdselsmæssige indsatser specielt målrettet mod uber chauffører

det siger jo i sig selv at

det fordi uber er blevet det kæmpestore problem de er i den forbindelse

sådan forstår jeg faktisk herre rasmus prehn der var

og det var meget svært at få fat på hvad det egentlig var der blev ment

problemet skulle tackles i forbindelse

forhandlingerne om en ny taxilovgivning så forhandlingerne egentlig startede i morgen når vi skal mødes om ny taxilovgivning det mener jeg

uber er i fuld færd med at overtræde den eksisterende taxilovgivning de er i dag et kæmpemæssigt problem de udgør social dumping af den værste slags som jeg har sagt er

som de forringer og underminerer

loven om taxikørsel

der udfører erhvervsmæssig personbefordring taxikørsel limousinekørsel sygetransport og offentlig servicetrafik med

dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af

højst ni personer føreren medregnet skal have tilladelse hertil i taxibekendtgørelsen fremgår det klart

forstås kørsel i dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst ni personer føreren medregnet med personer uden en nærmere tilknytning til den person virksomhed eller sammenslutning der udfører eller lader kørslen udføre

godtgørelse for de med kørslen forbundne omkostninger for eksempel udgifter til benzin eller olie ikke

om hvad samkørsel er den nugældende lovgivning den nugældende bekendtgørelse er lysende klar på det her område

nu prøver jeg lige at læse op hvad vores indstillinger er

dette gælder for eksempel i forhold til tjenesten uber

det er vigtigt at vi har et solidt lovgrundlag der ikke efterlader tvivl hos myndighederne om fortolkningen vi mener at lovgivningen skal være klar og ikke mindst langtidsholdbar

sikret ordnede forhold i taxabranchen som forhindrer social dumping det er vigtigt at de lønmodtagerrettigheder som vi i danmark har opbygget gennem de seneste mange år ikke undergraves

undergravelse af danske løn og arbejdsvilkår der er derude i stedet for at stå og beskylde hinanden for det ene og det andet vi har en unik chance nu for at trække taxalovgivningen i den rigtige retning og sikre en bedre håndhævelse

så ske med forholdene som de er på vejene i dag hvornår skal man så gribe ind over for uber

læste op af både taxaloven og taxabekendtgørelsen begge dele er lysende klare

og de opfylder betingelsen om at

personbefordring der foregår hvordan kan socialdemokraterne være i tvivl om det jeg kan forstå at

helst vil undgå den her problematik finder på at

trække det i langdrag og stille alle mulige juridiske spørgsmål men tænk at socialdemokraterne som gerne skulle være i forreste front i i kampen mod social dumping hopper på den limpind og siger at forhandlingerne eller kampen mod social dumping starter ved en ny taxalovgivning nej den starter nu ved den gældende taxalovgivning og den starter ved en indsats mod uber

os sammen i udvalget og så finde ud af at få landet det her beslutningsforslag på en måde hvor vi kan være enige om det

mulighederne i problemerne frem for problemerne i mulighederne skulle enhedslisten ikke

det gælder om at skabe ordnede forhold via lovgivning jamen den nugældende lovgivning

og jeg er også af den opfattelse at herre rasmus prehn sådan som jeg har hørt ham indtil nu er enig med mig i

tvivl om at taxalovgivningen og taxabekendtgørelsen bliver overtrådt

den kommer til at omfatte en hulens masse ting ingen tvivl om det

skal kæmpes lige nu for det er lige lige nu vi har problemet med uber som betyder voldsom indtægsnedgang for både vognmænd og chauffører

følge ubers virksomhed

kun kunne få symbolsk betydning det er måske i virkeligheden også hensigten jeg ved det ikke rigtig men det forekommer rimeligt overkill at man ved lov skal nedsætte en

en enkel virksomhed med navns nævnelse

lige før man får mindelser om rockerloven eller tvindloven og de grundlovsmæssige problemer disse love gav anledning til nej vi er bestemt

den gale vej her og skulle det vise sig at denne billigere form for transport som både er ressourcevenlig som al anden deleøkonomi

grupper der normalt har svært ved at få fodfæste

må vi jo selvsagt lave loven om og tak for ministerens tilkendelse herom og invitationen til taxamødet i morgen som allerede er omtalt som lovgiver skal vi jo ikke forhindre udvikling men understøtte den fordi kun derved får vi et rigere samfund tænk hvis vi med lov havde fastholdt et arbejdsmarked for typografer for skibsværftarbejdere i nakskov og helsingør

samme måde er det med den beskyttede taxabranche

den skal selvfølgelig også moderniseres og ikke henstå som et rudiment fra en svunden tid liberal alliance stemmer naturligvis nej til dette

i at vi skal opnå en afklaring

bryder dansk lovgivning men vi er også optaget af at finde en begavet måde at håndtere det på så vi sikrer os at

den danske lovgivning så den bliver gearet til at imødekomme disse nye teknologier som uden tvivl vil blive ved med at komme frem

vores samfund bliver digitaliseret for os i alternativet handler det nemlig ikke udelukkende om ubers konkrete virke men også om sagens principielle natur uber giver anledning til en heftig diskussion det har jeg lige været vidne til nu også uden for christiansborg

dem der i forvejen beskæftiger sig med

vi har i alternativet allerede slået fast at vi ikke anser uber for at være

udnytter vores ressourcer på en langt mere effektiv måde end vi

vi er nødt til at anerkende i dag har vi en bilpark hvor en gennemsnitsbil står stille seks og halvfems procent af tiden og når den er i bevægelse

er der kun en person i bilen kan vi udnytte vores ressourcer bedre i vores samfund og samtidig tænke på miljøet så er vi optaget af det i alternativet

uber af elementær karakter og det er afgørende for

vi finder fornuftige løsninger på at sikre lovgivningen men også sikrer at vi er

for nye innovative løsninger og digitale platforme i forhold til ubers forretningsmodel

en taskforce samtidig skal vi anerkende at den nuværende lovgivning

magtens tredeling så vi vil gerne afvente

vi mener at beslutningsforslaget er for snævert defineret på én virksomhed i danmark bliver vi nødt til

fastholde ambitionen om at være et åbent og innovativt land hvor der er plads til at udnytte de muligheder der hele tiden opstår med nye tanker og nye platforme

op om en nedsættelse af en taskforce vi bakker op om at tage beslutningsforslaget op til behandling i udvalget men vi kan ikke støtte det i

det meste af tiden og når den kører kører den med en

i bilen det er håbløst og derfor skal bilen også i bund og

så nogle services som som vinder frem og

helt enig i og jeg tror kun at vi har set begyndelsen men er

ikke enig i at der bestemt også kan være trusler når vi snakker

uber er jo ikke bare en app uber er også en kørselstjeneste som

så jo jeg er enig i at det er problematisk

også enig i at vi er nødt til at afvente

og det var egentlig først i slutningen af sidste år op mod årsskiftet i to tusind og femten at man begyndte

har det slået ordføreren at at der også kan have været tale om en forhalingsmanøvre

herunder alle skatteregler og andre regler for personbefordring som tingene befinder sig nu og vi kan jo også konstatere at der er adskillige retssager undervejs hvor de retslige forhold vil blive afklaret det kan så ærgre en

bliver udsat det er nok noget der har passet en del uberfolk ganske udmærket

det er interessant at tage den her diskussion den har været gående længe og jeg ved også at

også ned i forskellige grupper

forhold til hele begrebet den nye teknologi og den nye deleøkonomi jeg kan såmænd også

forhold til at københavns kommune har tvunget mig til at installere en app hvor jeg skal stå og dreje på en lille skive og trykke på en masse knapper og sætte mig ind i en app for at få lov til at parkere et eller andet sted i københavn det har københavns kommune faktisk tvunget mig til og det koster rigtig meget hver gang jeg

mobil i lommen og det bliver vi nødt til at indstille os på også os der er gamle og konservative

ellers vælger de unge med appen hvis man kan bruge det udtryk så kan vi stå og skrige ligeså meget og vi kan lovgive ligeså meget og sætte ligeså mange taskforcer ind vi vil jeg er ikke sikker på at vi kan stoppe den udvikling vi kan formodentlig lave en lovgivning der kan tilpasse sig det men det her

det tror jeg bliver den diskussion vi skal tage nu vi skal til at have en ny lovgivning

eksisterer men det er den udfordring vi står over for og den synes

skal erkende i det arbejde vi har her

hovedsagelig kun få en lovgivning der nogenlunde kan tilpasse sig den rivende udvikling der er

alle sammen uopfordret og uafhængigt af hinanden at de

hvis man så strækker det over en hel måned eller et helt år så derfor er det jo et problem og derfor er jeg

nødt til at tilpasse sig vil det sige at ordføreren er med på at vi tilpasser os at

bliver brugt til at forringe deres arbejdsvilkår så de skal sidde og køre trætte rundt i taxierne time efter time døgnet rundt eller næsten

for færdselssikkerheden er det en udvikling som ordføreren synes er fornuftig og er det det ordføreren mener med

har nogle negative konsekvenser det jeg bare

at vi bliver nødt til at tage højde for det her

bliver nødt til at komme til at indgå i den lovgivning vi skal til at lave for ellers tror jeg bare vi bliver overhalet endnu en gang

at de offentlige myndigheder jo også er med på den her bølge

til at kunne parkere med apps det

altid sjovt for dem at de skal til at installere det men det gør de offentlige myndigheder rask væk så vi er ude for en udfordring og der er jeg helt enig med alternativet de ser så

jeg er måske sådan mere realistisk og

i dag stiller til branchen og det er jo det jeg synes man skal tage stilling til

med en eller anden indsats så vi holder fast i de krav vi

store og omfattende krav

det er en sikker branche også færdselssikkerhedsmæssigt

er gennemskuelig og at priserne er gennemskuelige og til at

have med at gøre de krav ønsker jeg for

ordnede forhold konkurreret ud af deres biler af uberchauffører der selvfølgelig kan køre lidt billigere når bilen ikke er indrettet til professionel persontransport

den fornødne uddannelse jamen det er bare en app siger nogle og nogle mere end andre og her vil jeg da især sige at herre johannes lebech fra de radikale gør sig til talsmand for den fuldstændig grundlæggende misforståelse at det handler om en app nej det handler om hvad appen skal bruges til

misforståelse for det er rigtigt at man finder på alle mulige smarte ting på telefoner og

konsekvent undergravelse af de ordnede de civiliserede og de regulerede forhold for taxabranchen her i københavn

på moderne dansk for det er netop ikke bare en app uber er et frontalt sammenstød

andre ud af reden og efterlader almindelige chauffører som arbejdsløse og i øvrigt en smadret taxabranche bag sig

det nødvendigt at vi får endevendt alle forhold omkring uber og der er ingen grund til at vente på kommende taxaforhandlinger

den unfair konkurrence foregår lige nøjagtig nu mens vi snakker herinde i folketinget

vil man igen opleve

chauffører der har det som deres erhverv som de lever

springe over hvor gærdet er lavest når det handler om dem selv men gerne vil have den højst mulige sociale sikring den dag de selv

den kombination kan man bare ikke lave hvis man giver plads

det spreder sig det spreder sig ligesom ukrudt

karsten hønge det virker næsten som om man har

også helt i orden med sådan et drilleforslag her rettet mod

og det er fordi vi

og lave en særregel for en enkelt virksomhed det er lidt at blande tingene sammen vi mener at det må være op til

beslutte hvor der skal sættes ind i forhold til retsforfølgelse jeg afventer også med spænding hvad udfaldet

af de politianmeldelser og retssager der kører mod uberfolkene

er meget interessant og det vil jo

jeg har stor forståelse for den frustration der er i taxabranchen i øjeblikket det

tager vi selvfølgelig alvorligt det

transport og taxabranchen særlig for de chauffører som i øjeblikket er udsat for

har den holdning at der bør være plads til uber

vi mener der bør være en lovgivning som giver mulighed for at der også kan komme konkurrence det taxamonopol

har i øjeblikket er vi ikke tilhængere af

med at der ligefrem er loft over hvor mange der må deltage i et erhverv

plads til innovation til gavn for borgerne til gavn for kunderne og også til gavn for velstanden i danmark

det kan ikke være sådan at der er nogle der kan slippe for at betale skat og hvis det er tilfældet

kraftig mistanke om så skal det selvfølgelig stoppes der skal ikke være nogen tvivl om at folk selvfølgelig

skat hvis de driver erhverv i danmark ellers er der ikke tale om en rimelig konkurrence så er udfordringen som vi ser det når man starter taxaforhandlingerne i morgen

får en ny taxalovgivning som kan give ikke de samme vilkår og ikke de samme regler for uber som der er for taxaerne i dag

en lige konkurrence så den pakke af vilkår som er tilbudt til

deletjenester og folk der kører taxa

lang række forskellige forhold der er regulerede og det er ikke sådan lige uden videre at overføre dem

uber så vi forestiller os forskellig regulering

er på markedet eller lige gunstig

stilles de samme krav til hele branchen det betyder vel alt andet lige hvis man skal tage ubers forretningsmodel alvorligt at der skal slækkes på kravene og at det så vil

med uber som så må køre under nogle andre vilkår

vi stiller de samme krav til dem som vi gør til taxaerne i dag

de også har mulighed for at drive deres erhverv samtidig med at vi åbner for at

også skal være rimelige vilkår for taxachaufførerne så de

vi andre skal sende vores biler af sted

et højt professionelt niveau men selvfølgelig også for at det er sikkert for for kunderne at sætte sig ind

vi kører jo alle sammen sammen med andre nogle gange uden at vi føler os i overhængende livsfare på grund af

som taxaerne er det så sådan nogle ting kunne jeg godt forestille mig at vi

det skal vi have en kvalificeret diskussion

der må gå fra hus og hjem fordi

og have brede aftaler der er nogle af

3f må så skrive i morgen

der må stå et eller andet om et møde i morgen og nye taxaforhandlinger og

ministeren der indledte med at snakke om

at lave en massiv indsats mod sorte penge pirattaxaer og ulovligheder i taxabranchen det er

flertal herinde og det synes jeg da bare vælgerne derude skal tænke rigtig godt over især taxabranchen

er et flertal i det danske folketing for for at stoppe snyd og bedrag

for halvandet år siden anmeldte trafikstyrelsen uber

og lur mig om ikke dygtige forsvarsadvokater som ikke kan møde til tiden

ikke kan trænere det her yderligere

vokser uber ude i nattelivet og flere og flere

deres erhverv de hænger i de her biler seksten til atten timer med

til følge ud over de rent familiemæssige og de menneskelige problemer der ligger bagved en ting er at vi skal stå herinde det halve af natten det er et valg vi har

trods alt ikke tvunget til det men det er taxachaufførerne hvis de

da imod men men

lå lige til højrebenet herre rasmus prehn den skulle bare lige sparkes ind over stregen vi havde

i mine velmagtsdage kunne have sat den ind med hælen

og den første på podiet er er transport

for korrekt angivelse af godsets vægt det vil være en udvidelse i forhold til regler for lastbiler

endelig foreslås der hviletidsregler efter svensk model ifølge forslaget skal chaufføren for hver løbende fire og tyve timer dokumentere at have hvilet i elleve timer og det bemærkes at

er tale om hviletidsregler i modsætning til de mere omfattende køre hvile tids regler spørgsmålet om tilladelse til varebiler er tidligere rejst og jeg kan oplyse at retstilstanden i dag er sådan at tilladelseskravet i

det betyder så at vognmandsvirksomheder skal opfylde et krav om vandel faglige kvalifikationer og egenkapital og indehaveren af en tilladelse skal også følge de bestemmelser om løn og arbejdsvilkår for chauffører der findes i de kollektive overenskomster det er som sagt ikke nogen ny tanke at varebiler også skal omfattes af disse krav spørgsmålet er rejst tidligere og derfor har transportministeriet allerede i april to tusind og tretten fået udarbejdet en konsulentrapport om netop det spørgsmål det var skal jeg jo så sige under den tidligere regering så jeg kan ikke tage æren for at det er sket mens jeg har siddet der men det er altså en rapport der er udarbejdet af

procent af det samlede antal varebiler bruges til kørsel for fremmed regning

per første januar to tusind og tolv der er generelt kun en lille konkurrenceflade mellem lastbiler og varebiler fordi de i vid udstrækning betjener forskellige delmarkeder

viste undersøgelsen at et tilladelseskrav vil medføre en øget administrativ byrde både for erhvervet og for myndighederne set fra min stol er der især to hensyn vi skal varetage når vi beslutter om vi skal indføre tilladelseskrav med videre for varebiler for det første skal virksomhederne

og på vejgodstransportområdet har vejtransportrådet en arbejdsgruppe der løbende arbejder med regelforenkling for at forbedre rammevilkårene for erhvervslivet så mit svar

at der i udgangspunktet er lagt byrder nok på erhvervslivet og

er noget mål i sig selv at pålægge flere tværtimod for det andet må man

spørge om en regulering reelt vil løse de problemer som forslaget peger på nemlig sort arbejde socialt bedrageri og beskæftigelse af illegal arbejdskraft i transporterhvervet

det har jeg ærlig talt svært ved at se de forhold indgår ikke i det sædvanlige administrative tilsyn i forbindelse med udstedelse af tilladelse til godskørsel i forbindelse med

egenkapital vandel og gæld til offentlige og kontrollen følger eu regler herom det undersøges derimod ikke om der snydes i skat om der sker socialt bedrageri eller om arbejdskraft beskæftiges illegalt denne kontrol sker derimod ved stikprøver

ved vejkontroller i et fælles myndighedssamarbejde med blandt andet politi skat og trafik og byggestyrelsen med hensyn til beslutningsforslagets forslag om hviletid er det vanskeligt at se den trafiksikkerhedsmæssige effekt heraf fordi der i forvejen gælder en elleve timersregel i danmark for alle medarbejdere over atten år skærpelsen synes derfor så vidt jeg kan se nærmest kun at bestå i at det skal dokumenteres at reglen overholdes en sådan dokumentationsforpligtelse for afholdelse af hvil ønsker jeg

at indføre hverken for vores erhvervsliv eller for vores myndigheder der vil skulle bruge ressourcer på at kontrollere forholdene

skattesnyd skal bekæmpes ikke kun i transporterhvervet men inden for alle erhverv

virkningsløs og byrdefuld kur som det sker med det her forslag

også budskabet i forbindelse med en nylig afholdt høring her på christiansborg fra pakkedistributøren gls der er et enormt behov for regulering

det er sjældent at man som politiker oplever et så bredt funderet krav om regulering af en branche selv hvis de mange stemmer i debatten ikke er nok til at overbevise de allermest kritiske iblandt os kan man

ulejlighed at undersøge hvordan medierne har beskrevet situationen i branchen det ser ikke godt ud artikler om socialt bedrageri sort arbejde beskæftigelse af illegal arbejdskraft og social dumping er desværre blevet til en del af fortællingen om i hvert fald dele af branchen for varebiler

fortæller thomas jensen fra rødekro kurér til

i forbindelse med en artikel om det her lovforslag som branche er vi i topfem inden for konkurser det betyder at nogle kører deres firma et stykke tid lukker det ned uden at betale skat og moms hvorefter de åbner et nyt firma med en stråmand efterfølgende har min research vist at branchen faktisk ikke er topfem men toptre

hvad angår konkurser den slags unfair konkurrence

for statskassen fordi vi går glip af indtægter det skal vi have ændret

forslaget pålægger regeringen at sikre at varebiler under

der udfører godskørsel for fremmed regning omfattes omfattes af principperne i godskørselsloven og af nye regler for køre hvile tid

konkret i

mod at løfte trafiksikkerheden bekæmpe social dumping og snyd samt skabe et fundament for en sundere konkurrence for den del af transporterhvervet der benytter varebiler under

indeholder forslaget et uddannelses og kompetenceløft for chauffører og vognmænd dtl og 3f arbejder allerede i dag

et kursus for chauffører så der er altså erfaring

branchens samlede professionalisme og sikre at den enkelte chauffør kender til de regler der gør sig gældende i transportbranchen for det andet indføres for vognmænd et kapitalkrav vandelskrav og krav om betalt gæld til det offentlige

beskrevet af thomas fra rødekro det vil også skille de brodne kar fra resten i branchen

indfører forslaget krav om virksomhedsform og forretningssted drives vognmandsvirksomheden som aktieselskab anpartsselskab eller

skal vognmandstilladelsen ansøges af og udstedes til selskabet og selskabet skal have ansat en transportleder

der skal foreligge en ansættelseskontrakt for transportlederen hvoraf det fremgår at vedkommende er transportleder og hvad ansættelseslønnen er en indehaver af en vognmandstilladelse skal som udgangspunkt følge de bestemmelser

for chauffører der måtte findes i de kollektive overenskomster for varebiler tiltaget skal sikre bedre kontrol med vognmandsvirksomheder sætte en stopper for stråmandsselskaber i branchen og begrænse løndumping for det fjerde og sidste indføres med forslaget transportkøberansvar det er for at sikre at korrekt angivelse af godsets vægt påhviler transportkøberen initiativet skal styrke trafiksikkerheden ved at begrænse

de tilfælde hvor der køres med overlæs jeg håber på folketingets velvillige behandling af forslaget som er en delvis genfremsættelse af et tidligere

både branchen transportkøbere og forbrugere har en stor interesse i

er en sund konkurrence i transportbranchen jeg mener det er vores ansvar som politikere at sikre at den konkurrence foregår på ordentlige og fair vilkår

købe en eller anden varebil på nettet

som vi har set eksempler på samtidig med at man modtager sociale ydelser

forslag her skal vi tage meget positivt imod men

enig i og det har jeg også sagt til den socialdemokratiske ordfører

så høje uddannelseskrav

mange ufaglærte kan få et levebrød ud af

vi meget positive over for så det håber jeg også at

helt klar over at det er noget andet at køre en stor lastvogn

i sættevognen end at køre en varebil men i princippet er det vel det samme der

et spørgsmål om kendskab til bilen og den køreuddannelse som man skal gennemgå men det

at fragte gods rundt og have ansvaret for det

betjene en tachograf er jo en videnskab i sig selv og selve køre hvile tids reglerne kræver vel alene seks otte måneders studium for at komme helt i bund med det så jeg er meget enig i at vi skal vi skal sikre at det her ikke bliver sådan et uddannelsestyranni

ufaglærte job og så laver vi simpelt hen bare en

som måtte være uddannelsesforskrækkede eller have negative erfaringer med uddannelse fra tidligere i deres

det er jo bestemt ikke det der er er formålet her det skal vi lave i samarbejde med med branchens

trække på de gode erfaringer og få lavet noget som man kan bestå hvis man

det må på ingen måde være sådan at man

venstre har sympati for det

forslags formål nemlig at sikre fair konkurrence bekæmpe skattesnyd og sort kørsel og fremme ordnede og sikre forhold på vejene det er godt men når vi forfølger disse mål skal det ske på en måde hvor vi rent faktisk understøtter og styrker transportbranchens konkurrenceevne frem for at pålægge branchen og virksomhederne og kunderne unødige byrder og omkostninger der skal være den rette balance når vi iværksætter og drøfter den slags så fordelene ved en ny ordning klart overstiger de ulemper og omkostninger som en ny ordning må afstedkomme med det fremsatte forslag

spørgsmålet er tidligere blevet rejst

erhvervet nogle nye byrder som koster erhvervet penge men det vil også komme til at koste myndighederne temmelig mange ressourcer at håndtere og administrere de nye regler

omfanget af varebiler der udfører

for fremmed regning er relativt begrænset det drejer sig om godt og vel tolvtusind varebiler svarende til lidt under tre procent af den samlede bestand af varebiler i danmark

rette tidspunkt at begynde

indføre nye danske nationale særregler som risikerer at virke konkurrenceforvridende og stille danske transportvirksomheder dårligere end deres udenlandske konkurrenter lad os nu lige afvente og se hvad der kommer nede fra eu det er lige

på den baggrund kan venstre ikke støtte dette beslutningsforslag men vi stiller os selvfølgelig åbne over for en drøftelse og forhandling i forbindelse med udvalgsarbejdet og kan vi lande det her med en beretning

i forbindelse med finansloven for to tusind og femten jo indgik en fælles aftale med den daværende regering socialdemokraterne og radikale og sf

af lige nøjagtig den her problematik

var helt klart dengang

sfs og enhedslistens opfattelse at vi gerne ville have igangsat et initiativ i retning af det her men på det tidspunkt kunne vi kun få regeringen

i to tusind og tretten og vejtransportrådet lavet en analyse tilbage i to tusind og tolv af det her område og

vi fra enhedslistens side helt klart kan tilslutte os

fordi formålet jo i høj grad er at sikre at der bliver ordentlige løn og arbejdsvilkår

at man sætter ind over for snyd og social dumping

firmaer som har orden i forholdene vi ved det jo fra en af de allerstørste aktører som er post danmark på det her område hvor der er ordentlige forhold hvor der lønnes godt der er ikke noget

der ikke noget der at kritisere men vi ved også at post danmark jo er udsat for unfair konkurrence fra mange firmaer som jo netop ikke har styr på tingene og som jo benytter sig af fremmed i nogle tilfælde illegal

til lønninger som ligger langt langt under det som en chauffør efter danske forhold skal have så derfor synes vi at det

man ikke nødvendigvis kan overføre godskørselsloven sådan en til en

vores krav vil være at der skal være henvisning til overenskomstbestemmelser ligesom der er i den nugældende godskørselslov

os en problematik på grund af regeringens

lovforslag l en hundrede og atten som jo fuldstændig

at kunne komme igennem med at få genoprettet den retstilstand

der var før den katastrofale højesteretsdom som betød at regeringen fremsatte lovforslag

branche er præget voldsomt meget af konkurser hvilket jo helt klart indikerer at der foregår

er et meget meget typisk eksempel på

at når konkurrenceforholdene er usunde

også mange konkurser hvor folk jo kører et firma indtil det så bryder sammen så kunne det køre på den måde indtil da

og man kan sikkert også konstatere konkursrytteri i den i den forbindelse så vi mener at der skal stilles krav der skal også stilles krav om en tilladelse om den

en forhandling men der skal stilles krav til økonomi vandel uddannelse

for enhedslisten er det ikke afgørende at der at der er en mindre konkurrence

er konstateret i de analyser som er gennemført mellem

det afgørende er nemlig at der er gode løn og arbejdsvilkår for chauffører og at der er en fair konkurrence vi

de henvendelser vi også får fra fagbevægelsen jo altså først og fremmest 3f her at det er der ikke men at der opererer rigtig mange firmaer såkaldt selvstændige såkaldt selvstændige altså falske

ikke mindst på det her område

af alle de varebiler der er men det er

set ligegyldigt for for os der er mellem tre og fem

alt efter hvad for en analyse man henviser til men men det er jo de varebiler som udfører godstransport for fremmed regning og det er dem det her skal omfatte

ikke omfatte alle de der håndværkerbiler og hvad det ellers hedder så positiv tilkendegivelse fra enhedslisten til

at vi med det her forslag bekæmper social dumping og lønpres

jo et af de redskaber der ligger som som selvfølgelig vil være et vægtigt redskab i forhold til at bekæmpe de ting

jeg tror vi er enige om skal bekæmpes så

alene overgået i negativ forstand af

pizzeriaer og almindelig rengøring i bygninger og overlevelsesgraden for for

her brancher ligger på på lige omkring firs procent de ligger meget tæt i bunden så det er jo meget håndfaste beviser

konkursrytteri som jeg også

grunden til at jeg nævnte det så bekræfter ordføreren jo netop

det er virkelig interessante oplysninger der kommer frem her at det kun overgås af pizzeriaer og rengøring det er et rigtig rigtig kedeligt selskab

den

det er at skyde gråspurve med kanoner

det helt sikre resultat

på grund af et meget beskedent problem

et problem som vedrører cirka tre procent af varebilerne vi ønsker færre regler

flere regler og der er sandt at sige rigtig rigtig mange nye krav

at indlemme varebilerne i lovgivningen styrkes både lovligheden og de sociale forhold for denne del af godstransporten vi bifalder ligeledes den positive tilføjelse af krav om hvile

og det sker jo også ved at der

skelet til de svenske erfaringer det

at en regulering af godskørsel for fremmed regning bliver støttet af mange arbejdsgivere og af fagforbundet 3f begge parter er nemlig trætte af de mange firmaer som starter op men som lukker efter kort tid de mange konkurser i branchen rammer kunder chauffører og de mange hæderlige firmaer branchen har brug for en hjælpende

er på trapperne men lad mig også bare herfra slå fast at den indledende research jeg har foretaget

hvad eu har på trapperne hvor langt man er viser at det har

meget lange udsigter det er klart at

hvis udvalgsarbejdet viser at

også mærke til at der er flere af de borgerlige ordførere som har

negligere problemet med henvisning til at der ikke er så mange varevogne og

det hele nok ikke er så slemt jeg tog lige

som er tilbage fra to tusind og ti hvor den daværende skatteminister udtaler sig efter at der var foretaget

en trafikrazzia hvor man lige præcis var gået efter efter

de små varevogne den daværende skatteminister hed

poulsen og var fra partiet venstre og udtalte efter aktionen aktionen afslører desværre at der er massive problemer i vognmandsbranchen det ligner nærmest et forbryderkatalog med både socialt bedrageri illegal arbejdskraft og sort arbejde

en minister som slår fast at problemet er betydeligt og at der er voldsomt brug for at vi får ryddet op hvis man dertil lægger at

gtl efterlyser at vi får regulerede forhold på det her område

en lille smule svært ved at tage seriøst at de blå ordførere negligerer problemet det tror jeg ikke man kan finde

også blevet sagt at det her forslag ikke vil gøre noget ved problemerne dertil tror jeg bare der er at sige at det er jeg fuldstændig uenig i altså kigger vi eksempelvis på

det jo klart at et krav om kapital vil gøre det vanskeligere at begå konkursrytteri så derfor synes

vandelskrav der er i forslaget

gæld til det offentlige så er det også synes jeg relativt oplagt

vil skille fårene fra bukkene i branchen og dermed selvfølgelig vil

tror jeg det må være ret oplagt for

den omfattende snyd som som vi ser i dele af branchen endelig er der jo at sige at vi også med beslutningsforslaget

vil betyde at stråmandsvirksomhed vil blive vanskeligere

skattesnyd vil blive vanskeligere også det forhold at der med

vil blive indført at udgangspunktet er de

trafiksikkerheden som jeg også har omtalt som

som sikrer at transportkøberne skal angive den korrekte vægt af godset

trafiksikkerheden al den stund det vil betyde at der vil komme bedre kontrol med at der ikke bliver kørt med overlæs

med velvilje at det her vil ramme lige præcis den slags snyd som

også de mennesker som udsætter os alle sammen for fare

er ganske fortrøstningsfuld i forhold til at vi nu endelig får taget fat om det her problem som i alt for mange år har

imødekomme udfordringen med at dække et stigende globalt energibehov en af flere nye teknologier inden for kernekraft er thoriumbaserede reaktorer som kan have et potentiale i forhold til helt eller delvis at erstatte uran i nuklear energiproduktion det anføres af forslagsstillerne at folketingsbeslutning nummer b

fem og firs om at undlade atomkraft i den danske energiplanlægning de facto har elimineret mulighederne for at opnå forskningsstøtte til kernekraftrelaterede projekter det anføres også at beslutningen har ført til en gradvis udfasning af nuklear forskning forslagsstillerne bifalder en teknologineutral energiplanlægning man finder det uhensigtsmæssigt at danmark de facto afskærer sig fra at opnå yderligere viden inden for et specielt forskningsområde jeg vil indlede med at sige at folketinget i

vil blive identificeret i det kommende

er et videns inspirations og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i forskning det er investeringer i forskning som kan bidrage til at løse store samfundsmæssige udfordringer og bidrage til vækst velstand og velfærd i danmark regeringens holdning er at den danske forsknings og udviklingsindsats skal bidrage til

at vi i fremtiden kan nå de målsætninger som vi har opstillet på det energipolitiske område når der skal foretages en prioritering af de midler vi har til rådighed til energiforskning skal der derfor være fokus på de løsninger og teknologier som vi faktisk ønsker skal indgå i energiplanlægningen det er ikke hensigtsmæssigt at prioritere forskningsmidler til en kernekraftteknologi som vi har fravalgt på dansk jord i den sammenhæng vil jeg også pege på at forskningsmidlerne inden for den nuværende ramme skal prioriteres så de understøtter danske styrkepositioner og erhvervslivets behov det fremgår i også af regeringsgrundlaget

på den måde udnytter vi vores ressourcer til energiteknologisk forskning udvikling og demonstration mest mest optimalt regeringen anser på den baggrund ikke thoriumbaserede teknologier for at være en væsentlig forskningspolitisk prioritet i dansk sammenhæng at disse årsager kan regeringen ikke støtte forslag til folketingsbeslutning

som vidensland ikke vil vide noget om det må gøre lidt ondt i en forskningsministers mave at have

på øverste niveau i fn siger

at det vil vi ikke vide noget om i danmark gør det ikke en lille smule ondt i maven på en liberal forskningsminister at sige at det der ikke er noget for os når nu det er så ganske klart at vindmøller og sol altså ikke kan udgøre

i en dansk sammenhæng det ønsker vi ikke fra regeringens side

et bredt flertal i folketinget tilbage i midten af

besluttet at kernekraft ikke skal

den danske energiforsyning og så synes jeg egentlig

det er meget logisk at vi ikke prioriterer forskning inden for det område al den stund vi har besluttet os for ikke at anvende det som en energikilde i vores energiplanlægning

afvisningen af forslaget her men det er ikke sådan at vi ikke ønsker at vide noget om det der er ikke noget forbud imod at forske

ansøgninger alene af den grund at ord kernekraft indgår i ansøgningen

at det er en fejlslutning når ministeren siger

prioritere kernekraftforskningen nej vi siger bare at det skal være på lige vilkår med al

det er derfor jeg har svært ved at forstå at en liberal minister kan synes

det er helt fint at man tager nogle områder ud og

i danmark det har jo traditionelt set været begrundet af nogle sikkerheds nogle affaldsmæssige problemer

her noteret mig at der er nogle som håber at der er en teknologi her som måske kan overkomme nogle af de problemer på sigt men vi har også teknologier som slet ikke har de problemer nemlig de vedvarende energier som vi i øvrigt er rigtig gode til

når man skal prioritere midlerne er det faktisk meget logisk for os at vi satser på det

gode til det vi har gjort længe og i en tid hvor liberal alliance jo også desværre har været med til at indgå en finanslov sammen med regeringen hvor man halverede midlerne til eudp altså energiforskningsprogrammet er det jo ikke tiden at begynde at sige at så lad os prøve at afsøge mulighederne for noget som vi ganske rigtigt som ministeren har sagt har aftalt på forhånd vi ikke har tænkt os

på den baggrund ønsker socialdemokraterne ikke at støtte

ikke opmærksom på

materialer på pumpeteknologi på den software der hører med

noget om så det er ikke værd at have med at gøre vi er faktisk ret lang fremme og

de her områder som kan gøre sig gældende internationalt men det er altså sådan

man ansøger i danmark får man nej alene fordi ordet kernekraft indgår i en ansøgning er det ikke ærgerligt hvis vi gerne vil have et

sammen med den globale verden på de her

jo rigtigt at vi heldigvis også har dygtige fysikere som kan noget

selv om vi har ikke har valgt at satse på den her teknologi finansielt

ved jeg ikke om om herre villum christensen i virkeligheden har et mindre problem end det han

fn som den øverste myndighed det er jo så den samme fn myndighed som herre villum christensen nogle gange anklager for at være inficeret af forskellige ngo interesser når det handler om at sætte fokus på hvor stort klimaproblemet er jeg synes at man skal gøre sig umage for at beslutte sig for om man synes at man vil anerkende de ting

gerne gøre vi har bare besluttet

og så ønsker vi i øvrigt at fortsætte med de ting som vi gode til og som skal være vores bidrag til at vi samlet set

at forslagsstillernes langsigtede mål med forslaget er at atomkraft med thorium som brændsel skal være en del af den danske energiproduktion i dansk folkeparti ønsker vi ikke at atomkraft uanset om det er med uran eller thorium som brændsel skal indgå i den danske energiproduktion heller ikke selv om thorium af visse tilhængere ofte fremstilles som en slags atomkraft light det standpunkt er der flere grunde til at vi har dels er der det radioaktive affald som er farligt at håndtere og skal opbevares på betryggende vis i rigtig mange år

risiko som deraf følger dels er der sikkerhedsproblematikkerne på atomkraftværkerne hvor der altid

sundhedsmæssige risici for befolkningen erfaringen med atomkraft er desværre at selv lande vi normalt forbinder med højt sikkerhedsniveau som eksempelvis japan kan komme ud for ulykker med atomkraftværker

nok ikke lige det område vi skal satse på og dermed vil jeg heller ikke opfordre til at der bevilges forskningspenge specifikt hertil

dansk folkeparti som nævnt ikke går ind for anvendelse af atomkraft i danmark ser vi heller ingen grund til at understøtte forskning i thoriumteknologi når det nu er en teknologi som vi ikke ønsker at gøre brug af

også tilhængere af at der forskes i alle alternative teknologier

opnå de langsigtede mål for energiproduktion i danmark man traf jo

en strategisk beslutning herhjemme om ikke at anvende kernekraft strategisk i den danske energiforsyning jeg ved at forslagsstilleren jo er en forretningsmand og en dreven en af slagsen og jeg forestiller mig at hvis vi som nation skulle til at prioritere kernekraften med de indgangsbarrierer og

er bagefter dem der er forrest det kan vi måske vende tilbage til når jeg nævner det

som politikere har

at støtte de teknologier vi strategisk er enige om vi ønsker

vi ser et potentiale i og særlig når det kommer til vores energiforsyning

en del af et parti der har været med til at støtte den her regering og også regeringsgrundlaget

forestillet mig at hvis man ønskede at prioritere

sikkert en god forklaring på som ordføreren vender tilbage til jeg vil bare notere det fordi jeg synes det er interessant samtidig

bemærker jeg også at beslutningsforslaget heller ikke indeholder en henvisning til hvordan man eventuelt vil

og som jeg læser lovgivningen i dag og ret mig

er der ikke noget forbud imod at forske i thoriumbaserede teknologier nu har herre villum christensen ordføreren for liberal alliance to gange sagt at de forskere der ansøger får nej

set gerne være med til at tale med ordføreren om for et er at vi ikke bruger offentlige penge på teknologi

dygtige forskere og dygtige videnskabsfolk i at undersøge og udforske mulighederne

rigtig gerne slå fast vi har jo ikke et berufsverbot i forhold til at bruge

jeg kan så også forstå at manglen på støtte til thoriumforskning faktisk ikke nødvendigvis kun har været et problem herhjemme indtil videre der findes flere thoriumpionerer

i materialet jeg kan også forstå at den danske virksomhed

selv udtalte grundlæggeren

troels schönfeldt at folk faktisk er villige til at lave højrisikoinvesteringer og pengene findes ude i det frie marked det synes jeg også er værd at bemærke sig når vi vi taler om om det her område

så også derfor at jeg ligesom ministeren og andet ville jo trods alt være overraskende kan meddele at venstre synes det er en spændende debat men vi på nuværende tidspunkt ikke er klar til at bakke op om

enige om at når vi har med pumpeteknologi at gøre

hvordan man kan få udviklet nye materialer der kan klare høje temperaturer

nogle områder hvor vi er rigtig dygtige i danmark

teknologiudviklinger

er en barriere når vi siger at det vil vi ikke bruge penge på i det danske

tyve på downstream vi er ikke en

til rumfart men vi har prioriteret nogle teknologier og på den måde

så kan man jo gå tilbage og se på argumenterne fra dengang og vurdere om

teknologiområde hvor vi strategisk og energimæssigt forsker i nogle

ikke overbevist endnu det kan være debatten kommer til at overbevise mig men jeg tvivler dog det betyder ikke nødvendigvis at de forskere der findes ikke kan gøre sig gældende inden for området

vi er nødt til at forholde os til status som det er i dag kan jeg synes det

synes jeg det er fornuftigt at prioritere et område hvor

vi har investeret og har en konkurrencemæssig fordel ja

atomkraft baseret på thorium

for længst er aflivet udtaler gunnar boye olesen fra organisationen vedvarendeenergi thoriumbaseret

atomkraft giver også langlivet

og risikoen for ulykker og spredning af radioaktivt materiale forsvinder ikke påstanden om at thorium ikke kan bruges til våbenformål er heller ikke korrekt både usa og indien har

prøvesprængninger med uran to hundrede og tre og tredive som er det stof der i virkeligheden driver et

er atomkraft baseret på thorium lige så udsigtsløst som anden atomkraft jeg synes det er befriende at høre den slags og så må man konstatere at danmark

startet den her omstilling til til vedvarende energi og så længe solen skinner er sådan set mulighed for

forslag om at der er en særlig teknologi som skal fremmes

det her forslag bliver jo totalt afvist i dag og det synes jeg

med det resultat som vi så med solcellerne

gør man ud fra en planøkonomisk betragtning

ryger milliarderne ud af kassen det her er jo netop for at kunne sikre at vi hele tiden er spot

sige at uran og thorium er det samme

gammelt østeuropæisk land at den slags kan ske

vi så katastrofen i to tusind og elleve

man skal satse på det er den vedvarende energi der er fremtiden

sikker på især når man ser hvad det er for en energimængde der falder ned på jorden hver eneste dag

set ikke noget problem i at vi omstiller vores energiforsyning til hundrede

vores konklusion er at det vi gerne vil

hundrede procent er at bygge et nyt

både for os selv men også i

udbygget med ægte vedvarende energi kilder men

den handler om at udvinde noget og trække energien ud af det og

udvikling som liberal alliance foreslår med det her forslag så

er så nok kun en drøm de forsøg der hidtil har været foretaget viser også

i den berigelsesproces som er en central del af udviklingen af energien fra thorium vil komme et radioaktivt materiale som skal deponeres men jeg anerkender at det ikke er så farligt som den nugældende teknologi vi mener i radikale venstre det er vejen at gå at få atomenergi i danmark og den viden vi har om thorium

og vi ser ikke den nye nye teknologi som grøn forskningen eksisterer i udlandet den ser ikke så lovende ud som liberal alliance vil have det til at se ud men okay

lykkes at skabe en ren atomkraft

og det vil selvfølgelig hovedsagelig være i de lande hvor man allerede har besluttet sig til at have a kraft at den forskning vil ligge så er det fint med mig og det vil jeg hilse og jeg vil give liberal alliance fuld håneret og

til den tid det vil jeg nu nok ikke komme til at opleve

ikke noget formelt til hinder for at der kan ske den her forskning i danmark det

leder som var i ingeniøren for nylig skrevet af arne steinmark for han indrømmer også at der ikke er noget formelt i vejen men jeg forstår at liberal alliance synes at der sådan uformelt er nogle hindringer for den forskning vi er ikke imod fri forskning men vi synes nok at der kan være grund til at prioritere

til vores forskning i danmark og de er unægtelig ikke blevet større efter at liberal alliance

det lige nu er tiden til at optage forskning på de her områder jeg synes vi skal holde fast i den grønne vej og der er

være moderne fremsynede og have viljen til

eksperimentere men jeg vil gerne støtte den grønne linje og derfor kan vi ikke støtte

energiformer vil eksistere i nogle lande desværre også efter vi herhjemme forhåbentlig har fjernet kul olie og gas fra energiforsyningen atomkraft er en økonomisk blindtarm af de helt store ingen steder i verden startes nye atomprojekter op uden massiv statsstøtte og vi skal slås med at håndtere allerede eksisterende atomaffald i årene fremover se bare på slagsmålet om

risøs trods alt begrænsede mængder radioaktivt affald skal anbringes det påstås at

er bedre end uranprocessen men er risikoen for spredning af atomvåben fra anvendelse af thorium som energikilde nul nej det er den ikke kommer der radioaktivt affald fra en thoriumreaktor ja det gør der vedvarende energi kilder

sol er derimod kraftværk som trækker både vindmøller og solceller og solvarme det er decentrale produktionsenheder som kan anvendes hightech og lowtech sidstnævnte for eksempel i områder uden omfattende elnet

der er ingen problemer

terror oversvømmelser eller jordskælv

ikke problemer med affald det er en langt bedre løsning at satse på vedvarende energi kilder frem for store centrale værker som måske nok ikke har uranværkernes problemer i samme skala men som dog fortsat har store problemer med affald og risiko

synes jeg det er positivt at

alt får mulighed for

at det rent faktisk er muligt med sådan hundrede

understrege det som jeg har sagt en del gange nede fra

vil forfordele noget som helst vi siger bare

sig for de facto og det er der er tale om at der er noget

vil vide noget om

hvis det er rigtigt at den her kugle kan have så meget

ikke sikker på at vores børn og børnebørn vil rose os

det er jo fuldstændig evident at vi sender forskere ud af landet på grund

det er også fuldstændig evident at det er en absurditet at tale om national energipolitik når vi er forbundet på alle leder og kanter

men det vil vi ikke vide af

hæfte os ved en ulykke

er vi nu ikke bare inde i anden

synes jeg jeg vil sige at selv om

en del havde lidt problemer med at argumentere imod at skulle have fat i de gamle spøgelser

jeg alligevel glad for at vi trods alt får startet diskussionen en meningsmåling fra

for et par dage siden fortæller at fyrre procent synes at vi skal forske i thorium fyrre procent

fornemme når de gamle spøgelser til stadighed skal trækkes frem så med de ord

sige tak for debatten specielt er jeg meget glad for venstres ordfører som var meget nuanceret i sine overvejelser så jeg tror faktisk at der nok skal være et håb

bliver aktuelt igen og jeg vil på den baggrund

pudse tingene af og jeg kan garantere for at lige netop det her forslag

rigtig meget rundt i forskningskredse der er nogle af dem der sidder her i aften vi har været rigtig grundige med det det var vi ikke klar til på det tidspunkt

femten tyve år så vil jeg garantere for at det sidste ord ikke er sagt i denne sag og det synes jeg

udvikling nej det er teknologispring der ændrer verden og i virkeligheden ikke politiske beslutninger så alt vi kan gøre for at fremme de teknologispring vil være sund fornuft derfor har vi faktisk i vores to tusind og fem og tyve plan som

af til den frie forskning vi vil gerne bruge penge på

kan danne grundlag for at vi på sigt kan styrke de studerendes muligheder for en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet det er imidlertid ikke nogen enkel sag som vi her

jeg skal prøve at redegøre

og sagens kompleksitet i forslaget til folketingsbeslutning pålægges regeringen at fremsætte lovforslag om ændring af su loven således at studerende under

berettigede praktikforløb tillige kan oppebære løn fra den virksomhed hvori de er i praktik under deres uddannelse forslagsstillerne begrunder forslaget med at su ikke udgør et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag og at de studerende har svært ved at kunne have lønnet studiejob ved siden af deres praktikforløb endvidere begrunder forslagsstillerne forslaget med at man kan frygte at færre studerende tager et godkendt praktikforløb og at deres jobmuligheder efter endt uddannelse dermed bliver forringet på den baggrund foreslår forslagsstillerne at der skal ske en ændring af su loven det er efter de gældende regler ikke muligt for en studerende at modtage løn som led i et videregående uddannelsesforløb medmindre det fremgår af uddannelsesreglerne at

uddannelsen er lønnet praktikophold indgår i alle erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og kun helt undtagelsesvis i bachelor og kandidatuddannelser det fremgår af de forskellige uddannelsesregler om der er praktik i uddannelsen og om praktikken er lønnet eller ulønnet su lovens § fem bestemmer at en uddannelse skal være tilrettelagt som heltidsuddannelse og være ulønnet for at give ret til su derfor gives der

su under ulønnet praktikforløb og ingen

når man ikke får løn under sit uddannelsesforløb det grundlæggende princip princip

og løn for samme uddannelsesaktivitet ellers ville der være tale om dobbeltforsørgelse såfremt vi som det fremgår af forslaget ændrer på dette kan det også have store økonomiske konsekvenser for et su system som allerede er generøst og dermed meget omkostningstungt studerende på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser som i dag har lønnet praktik som en del af deres uddannelse får ikke

under de lønnede praktikforløb hvis man i forlængelse af beslutningsforslaget som vi behandler i dag måtte overveje at disse studerende også under deres lønnede praktikophold skulle kunne modtage su

det betyde væsentlige merudgifter disse vurderes at ville udgøre knap fire hundrede million kroner årligt

i su systemet jeg har hæftet mig ved at bemærkningerne til forslaget primært relaterer sig til universitetsområdet derfor må jeg også gøre opmærksom på at det er meget få universitetsuddannelser der indeholder egentlige praktikforløb de forskningsbaserede bachelor og kandidatuddannelser kan derimod indeholde de såkaldte projektorienterede forløb det er universitetets egen beslutning i disse forløb kan indgå et virksomhedsophold som en integreret del af

konkret fag i uddannelsen forløbet afsluttes som i andre fag med en prøve hvor den studerende for eksempel afleverer en skriftlig teoretisk funderet opgave om et emne inden for fagets afgrænsning bedømmelsen overføres til eksamensbeviset et projektorienteret forløb er ikke et egentligt praktikforløb men et undervisningsforløb den studerende kan derfor oppebære

su under disse forløb og universitetet modtager også fuldt taxametertilskud for disse forløb det er altså afgørende at man i debatten om løn i praktik skelner mellem projektorienterede forløb som er undervisningsforløb i universitetsuddannelserne og praktikforløb der primært indgår

heltidsstudier og forudsætter en studiebelastning på gennemsnitligt syv og tredive timer om ugen det gælder både når

pointene indeholder praktikforløb og når man modtager teoretisk undervisning på sin uddannelsesinstitution den tid der er til rådighed til for eksempel studiejob og andet fritidsarbejde i løbet af uddannelsen må derfor være den samme under hele uddannelsesforløbet et praktikforløb på fuld tid vil normalt ligge i dagtimerne med cirka syv en halv time fra mandag til fredag derfor kan de studerende under dette forløb ikke have studiejob i

at der også findes undervisningsforløb på

disse studerende har samme udfordringer med hensyn til at påtage sig studiejob som studerende under praktikforløb der er altså ikke tale om at arbejdsbyrden stiger når man deltager i praktikophold derudover er det ikke alle studiejob

ligger i dagtimerne eller mandag til fredag som det fremgår af min tale her er dette ikke en ukompliceret sag men derimod en sag med rigtig mange forhold som vi skal tage i betragtning jeg er enig

derfor har jeg iværksat en kortlægning af de såkaldte projektorienterede forløb kortlægningen skal derudover klarlægge udbytte og kvalitet af forløbene med henblik på at vurdere hvordan man i højere grad kan understøtte praksisnær

jeg vil foreslå at folketinget afventer overvejelserne og eventuelle ændringer af lovgrundlaget indtil vi kender resultatet af den iværksatte kortlægning herefter vil jeg invitere partierne bag su forliget til forhandlinger

regeringen kan derfor samlet set ikke støtte det foreliggende beslutningsforslag b

hundrede og fem og halvfjerds

også kendes som praktik jeg vil her i min tale anvende de to begreber synonymt det projektorienterede forløb er jo en rigtig god anledning til at skabe sammenhæng mellem studiets læring

de opgaver og krav som løses og stilles på arbejdsmarkedet herom hersker ingen tvivl samtidig

vægter praktisk erfaring højt når de skal ansætte nyuddannede akademikere praksiserfaring er netop centralt

at skabe den rette sammenhæng mellem job og studie det var også med den begrundelse at det i aftalen vedrørende justering af fremdriftsreformen blev understreget at uddannelserne skal tilrettelægges sådan at

er gode muligheder for praktikforløb praktikforløb understøtter de studerendes mulighed

for virksomhederne derfor er socialdemokraternes holdning også at vi fra politisk side skal bakke op om gode rammer for praktik eller projektorienterede forløb beslutningsforslaget adresserer et spørgsmål der særlig var til diskussion sidste forår diskussionen opstod på baggrund af en præcisering af su reglerne

sin praktikvært under et su berettiget praktikforløb afgørelsen

den begrundelse at en uddannelse ikke må være lønnet hvis den skal give ret til su altså at den ikke må være dobbeltforsørgende

fornuftigt princip som vi bakker op om men samtidig synes det også at være tydeligt at tiden er løbet lidt fra den fortolkning når det kommer til praktikforløb for universitetsstuderende

vi har jo netop jævnfør hvad jeg sagde før om justering af fremdriftsreformen lagt stor vægt på at praktik er godt for den studerende vi skal skabe rammer der gør at de studerende har reelle muligheder for at

i praktik både når det kommer til studiets regler men sandelig også til de økonomiske vilkår som alt andet lige er en meget vigtig del af de studerendes liv beslutningsforslaget berører netop de økonomiske aspekter og vilkårene for praktikophold her synes det rimeligt at konstatere at loven i dag gør mere skade end gavn og det giver god mening

se på de regler som de er i dag som jeg indledningsvis sagde

støtter socialdemokraterne fuldt ud forslagets

su loven som forslaget ønsker at ændre

først og fremmest forholde os til det faktum og vi ønsker at respektere forliget socialdemokraterne kan

støtte forslaget som det ligger med sin nuværende ordlyd men løsningen er jo heller ikke at forkaste forslaget fuldstændigt overhovedet ikke tværtimod synes jeg vi skal arbejde videre som ministeren også var inde på

vi ønsker også at afsøge en tredje vej vi håber på

er indstillet på at vi sammen i udvalgsarbejdet kan arbejde for lige præcis at nå målet og i øvrigt også holde fast i forslagets formål og samtidig respektere forligskredsen det kunne ske igennem et ændringsforslag eksempelvis der pålagde regeringen at indkalde forligskredsen til en drøftelse jeg kvitterer også for at ministeren allerede

at invitere forligskredsen til en drøftelse af den karakter

det er muligt at modtage løn under meritgivende projektorienterede forløb så socialdemokraterne vil gerne bakke op om forslaget hvis et sådant ændringsforslag kunne vedtages det er bestemt mit indtryk

meget bred opbakning til det synspunkt en anden mulighed kunne

også være at udvalget finder fælles fodslag om en beretning

op til forslagsstillerne at vurdere det

kan jeg under alle omstændigheder sige at vi håber at der kommer et rigtig konstruktivt udvalgsarbejde der kan munde ud i at vi kan imødekomme

og samtidig respektere det gældende forlig

at sikre forbedrede vilkår for praktik og

vælger nogle løsninger

nogle af professionsbacheloruddannelserne som har haft en kamp for komme væk

på sygeplejerskeuddannelsen som tidligere var med lønnet praktik men i dag er

en del af studiet og uddannelsesinstitutionen kan på en anden måde stille krav til praktikstedet

skal have løn oven i suen det anføres i forslaget

muligt at leve af suen og at studerende på grund af det vælger praktikophold fra der må jeg så bare sige at i det omfang praktik er en reel del af uddannelsen

er det vel ikke et tema at vælge den fra

finansieres med su

del af uddannelsen ja så skal man ikke have su så er det nærmere et studiejob hvis man da ikke lige er pædagog og dermed både skal studere

løn fra sit praktiksted så ved jeg godt at man

men jeg kan godt være bekymret for

så stadig kan stille krav fra uddannelsesinstitutionerne til praktikken jeg mener som udgangspunkt

men samtidig får udført noget relevant arbejde i et omfang som forhåbentlig står i nogenlunde forhold til de ressourcer som skal bruges i relation til uddannelsen på samme måde som det jo er i dag med eksempelvis sygeplejerskeuddannelsen hvis der derudover er reelle opgaver som firmaet ønsker at købe den studerende til i tiden ud over praktiktiden

er det da bare glimrende men konkluderende

dansk folkeparti ikke kan støtte forslaget

og jeg vil derfor tage imod ministerens forslag om at vi bliver indkaldt på et tidspunkt så vi

i su forligskredsen ved en passende lejlighed kan hvad der kan ske

skal vi jo også på et tidspunkt diskutere erhvervskandidater som jo også giver

omkring finansieringen af studiet og praktikken så i den sammenhæng kunne det jo være oplagt at se på forskellige modeller som også kunne rumme de her ønsker

det skal ikke være i et eller andet forpligtende forhold det skal være som en erkendtlighed det har jo fungeret før og det fungerer også andre steder i europa altså jeg tror det var i to og tretten man opdagede at man havde håndhævet loven forkert

så det handler faktisk om at vende tilbage til noget der har fungeret rigtig fint før

jeg vil bare høre ordføreren om ordføreren er indstillet på

en model i en kommende forhandling for eksempel

en ting er at det har fungeret i praksis og jeg kan

ikke principielt set noget væsentligt problem i hvis man giver en eller en erkendtlighed

dækket og så videre men men jeg ser et problem i det hvis man går ind og siger at

anerkender at der kan være en lønudbetaling samtidig

så synes jeg man blander et studiejob

et uddannelsesforløb og det er i mine øjne altså

i praktik vi ved nemlig at vejen til job ofte går gennem det at kende den arbejdsplads man skal ud til og det arbejdsmarked man gerne vil være en del af samtidig er vi også optaget af at de studerende kan tjene penge ved siden af deres studie og vi vil gerne se på nogle af de fleksibilitetsmuligheder der kan være på området jeg er glad for at ministeren i

og så projektorienterede forløb der er en del problematikker forbundet

i de projektorienterede forløb som nogle kalder praktikforløb da det er nemmere og bedre forståeligt får man

men universitetet eller det uddannelsessted man er på får samtidig også et

der også findes det er en problematik vi

nødt til at kigge på og som de fleste i salen jo er klar over

et efterår hvor vi også kommer til at kigge på universiteternes bevillingssystem derfor er vi fra venstres side ganske interesserede i at gå videre med nogle af de gode elementer forslaget indeholder vi vil også gerne i

ministeren jeg hæfter mig også ved at på trods af mange af de gode

er sf ikke nået frem til hvordan man vil finansiere det provenu på nul

milliard kr jeg kan forstå forslaget

set ikke fordi jeg skal gentage mig selv fra talerstolen i forlængelse af flere beslutningsforslag men jeg synes det er en god idé når man vil bruge penge at man også

se på hvordan vi kan styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet

praktikforløb mellem uddannelsesstederne og de organisationer og virksomheder der måtte ønske at tilbyde det

mindske de transaktionsomkostninger der kan være for virksomheder og organisationer ved at tilbyde praktikforløb og lette reglerne i forhold til de

jeg har gjort vores stilling klar vi bifalder og anerkender intentionen vi ser rigtig mange gode ideer i forslaget

at støtte beslutningsforslaget det er vi

i tilfælde af en anden ramme hvor vi kortlægger de udfordringer der er

til en drøftelse i den kreds

var jo sådan at hvis man var i praktik på en arbejdsplads så kunne de give en erkendtlighed det gav tværtimod et skatteprovenu

sådan at der røg fire millioner ned i statskassen fordi man lige pludselig begyndte at håndhæve reglerne anderledes når ordføreren siger at det her vil koste fire hundrede millioner

at så skulle journalistpraktikanter og andre praktikanter også lige pludselig have su og det ved ordføreren også godt ikke er en del af vores hensigt

vi taler om at ændre § fem i su lovgivningen det gør vi bedst tror jeg i forligskredsen vi er meget interesserede i at drøfte den videre proces herfra jeg tror også

være bedst at vi gør det i rammen af den bevillingsreform der jo er på vej men jeg håber også at herre jacob mark

noterer sig at vi overordnet set faktisk er er ganske positive vi anerkender at der er en problematik og vi anerkender at vi faktisk gerne sammen med herre jacob mark og de andre forligspartier vil være med til at løse den udfordring det er nok

og det betyder altså for de fleste studerendes vedkommende at de må leve udelukkende af

fuld tid som der også er gjort opmærksom på her i forslaget og det gør det bare rigtig rigtig

er det bare meget meget svært at klare sig udelukkende for en su når man skal betale sin husleje

praktikperiode som jo tit kommer op på

er vi i enhedslisten rigtig bekymret for at vi vil kunne komme til at se

en tendens som bliver mere og mere forstærket

mest er velbemidlede unge som har nogle forældre der kan understøtte dem økonomisk

enhedslisten vil vi jo gerne have at flest mulige

i baghånden og derfor støtter vi også det her forslag jeg synes det er et rigtig fint og fornuftigt forslag jeg opfatter det også sådan

at det handler om om at give et

er det en helt almindelig praksis at du får nogle ekstra tusinde kroner oven i din

su til at være med til at dække dine leveomkostninger og det er lige præcis den model man også kunne se på at indføre

jeg synes man generelt skal være opmærksom på

vi også skal diskutere videre i forbindelse med det her forslag

blive sådan at at virksomheder kan bruge studerende som som løntrykkere

skal drøftes med arbejdsmarkedets parter

gode og ordentlige vilkår

så de har et godt læringsforløb og ikke bliver udnyttet som som billig arbejdskraft

forholdsvis enige om at det er vigtigt at modarbejde

er et rigtig godt forslag fordi det giver flere studerende mulighed for at tage praktik og samtidig have et

fornuftigt økonomisk udgangspunkt for at klare hverdagen

det jo klart at vi støtter beslutningsforslaget set fra vores perspektiv

trækker det i den rigtige retning i den forstand at det på et enkelt område afregulerer forholdet mellem

i forbifarten kunne man her sige at hele forløbet

man nu ikke kan få en lille erkendtlighed ved siden af sin su

nogle af ulemperne ved regulering i det hele taget altså man havde noget der sådan set fungerede vældig godt

som alle var tilfredse med og som kunne klares uformelt så begynder man at regulere det og pludselig bliver alting som tidligere var meget enkelt frygtelig indviklet

fuldkommen afregulering af hele området her men da vi

støtter ethvert initiativ som trækker i den rigtige retning så støtter vi selvfølgelig også initiativet her der vil jeg tillade mig at bemærke at hvis

sf også i fremtiden går ind for liberal alliances to fem og tyve plan i et tempo på

allerede i to tusind og seks og fyrre

have tilsluttet sig hele planen det vil ganske vist være en og tyve år for sent men da

vi også glade for det men på kort sigt ser vi frem til to tusind og sytten hvor sf ifølge den plan jeg har skitseret så vil fremsætte sit næste forslag der udmønter vores to fem og tyve plan

rent praktisk er der så det at

jo indebærer en åbning af su forliget og

forslagsstillerne også bekendt med fra tidligere drøftelser om emnet det åbner

forligsmekanismerne er jo som de er

der antager vi bare i liberal alliance at forslagsstillerne på en

folketingets indarbejdede forligssystem er

herre anders johansson fra det konservative folkeparti er forhindret i at deltage her i aften jeg har forvisset mig om at han er lovlig undskyldt og derfor

skal jeg på vegne af herre anders johansson meddele at det konservative folkeparti

men vi mener omvendt heller ikke at der skal være helt frie rammer i forhold til at modtage su og løn i praktikperioden

frem til i udvalgsarbejdet at få præciseret rammerne for beslutningsforslaget vi vil gerne foreslå at vi kigger på at praktikperioden skal være meritgivende uanset om den er lønnet eller ulønnet at der skal være mulighed for at fravælge su i praktikperioden det er der ikke lige nu at praktikhonoraret skal sidestilles med lønnet arbejde og at praktikhonoraret som udgangspunkt skal være en del af det nuværende fribeløb for den studerende vi ser frem til i udvalgsarbejdet at få skabt bedre rammer for de studerendes

der kunne sikre at de kunne få den her lønnede praktik vi er derfor helt med på intentionerne i forslaget og synes det er en god idé men

vi bemærker at su er forligsbundet stof

sf er med i det forlig så vi kan ikke stemme for beslutningsforslaget vi

til gengæld tage sagen op med ministeren i i su forligskredsen i den ånd

så forventede at der lå en model i morgen tværtimod

som er gennemarbejdet og så håber jeg at vi kan finde den model ganske snart derfor er jeg også helt indstillet på at vi i udvalgsbehandlingen får taget nogle diskussioner om hvordan

af den fremadrettede proces jeg synes at

har hørt at der er bred enighed om at man skal gøre noget ved det her

at vi lader ministeriet komme med et bud på

jeg synes så det vil være bekymrende hvis det skal være en diskussion hvor

også bliver spændende at diskutere jeg synes egentlig at

så snart man har et arbejde klar

kaldes over i forligskredsen og så skal vi

men vi er rigtig glade for at det ser ud til at man kan finde en løsning det er en tiltrængt løsning

den synes jeg fordi de nuværende regler ikke rigtig giver mening

dansk industri samt en bred palet af partier på tværs af folketinget siger

projektforløb eller i praktikforløb eller hvad vi kalder dem

også lidt sammen med med det mål som vi i hvert fald

bundet praksis og teori bedre sammen jeg tror egentlig at vi i fremtiden kommer til at arbejde med

oplevet virkeligheden jeg tror vi kommer til at arbejde med at man

kender teorierne fra samfundsfagsbøgerne

en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet og jeg har også noteret mig at ministeren sagde at det var man villig til at kigge på så så lad os meget hurtigt få fundet en model for hvordan vi kan få blødt op for de

finder en god løsning i udvalgsbehandlingen

til et forligskredsmøde og så håber jeg personligt at vi kan få lavet et forslag om det her allerede i næste samling jeg anerkender at der sikkert er en del komplicerede elementer i det

jeg hører sådan set også at der rundtomkring i salen

ændre på de regler og nogle af de uhensigtsmæssigheder der ligger og så tænker jeg også

i næste samling hvis vi